mødet er åbnet fra medlem af folketinget astrid krag der har haft orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med dags dato atter kan give møde i tinget meta fuglsangs hverv som midlertidigt medlem af folketinget er herefter ophørt

i dag er der følgende anmeldelser mette bock

beslutningsforslag nummer b fem og tres villum christensen

beslutningsforslag nummer b seks og tres ole birk olesen

simon emil ammitzbøll

og anders samuelsen beslutningsforslag nummer otte og tres

ni og tres finn sørensen

to og halvfjerds lars dohn og rosa lund beslutningsforslag nummer b tre og halvfjerds liselott blixt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

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og tredive af sophie hæstorp andersen camilla hersom jonas dahl og stine brix og der kan stemmes

nu vi slutter afstemningen for stemte en og tres imod stemte ni og fyrre

forslag til vedtagelse nummer v otte og tredive af sophie løhde liselott blixt joachim b olsen

to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fyrre af stine brix maja panduro hans vestager og annette vilhelmsen

vi slutter afstemningen for stemte fire og tres imod stemte fem og fyrre

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af hans

karina adsbøl joachim b olsen og tom behnke bortfaldet

og vi går til afstemning om det stillede forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og fyrre af bent bøgsted eyvind vesselbo lennart damsbo andersen hans vestager eigil andersen joachim b olsen og tom behnke og der kan stemmes nu

vi slutter afstemningen for stemte

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

vi slutter afstemningen lovforslaget er vedtaget enstemmigt med en hundrede og syv stemmer

ønsker nogen at udtale sig herre henning hyllested

området for kørsel for det offentlige med de såkaldte ost

tilladelser kommer til at foregå under under ordnede forhold og i henhold til

har spurgt flittigt til det her og trafikstyrelsen har blandt andet

trafikministeren og over for udvalget at styrelsen ikke accepterer at en virksomhed med tilladelse til offentlig servicetrafik aflønner chaufførerne efter en provisionsbaseret taxioverenskomst hvilket er det nærmeste man kommer

det her svar som udtryk for en erkendelse af at kørsel for det offentlige skal foregå under ordnede forhold

ikke gives mulighed for at konkurrere på chaufførernes løn og arbejdsforhold

endvidere været vigtigt for enhedslisten at imødekomme branchens udbredte ønske om nedsættelse af et persontransportudvalg det har vi ikke været alene om med det formål at fremkomme med

til en egentlig persontransportlov som også skulle omfatte busområdet der har været lidt

i forbindelse med de spørgsmål vi har stillet problemet er at der på det her område kørsel for det offentlige

at man nu tager skridt til at nedsætte det her såkaldte

vi tager til efterretning at spørgsmålet om hvorvidt busområdet skal inddrages i det her spørgsmål

bliver overladt til trafikstyrelsen som skal vurdere og undersøge hvordan

hængepartier hvor vi ikke helt føler at vi er dækket ind

uddannelse af chauffører og udstyr og indretning af de biler

der stemmes

nummer fem af et mindretal tiltrådt af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer en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

herre leif mikkelsen

pegede vi på at det var vigtigt

så meget konkurrenceudsættelse som muligt i kommunernes virksomhed og vi stillede spørgsmål til ministeren om hvordan man fremadrettet kunnet sikre det når man i dag kom med et lovforslag der ophævede den

lovgivning som den tidligere regering havde vedtaget det har vi fået signaler om at ministeren vil prioritere i

samtalerne med kommunerne ikke fordi det betrygger os fuldt og helt

set for os det dilemma der er i det her lovforslag spørgsmålet om så stor kommunal frihed som muligt

jo i første række er kommunalbestyrelsens opgave at bruge borgernes penge

vil jeg gerne understrege at liberal alliance ønsker så meget konkurrenceudsættelse som overhovedet muligt det er faktisk vigtigt for at sikre at man får det

så har vi deroverfor spørgsmålet om

nemlig større frihed og det er det man må forholde sig til her jeg vil bare understrege over for

at vi har valgt friheden og dermed signalerer vi at vi kan støtte det af regeringen

forslag om at ophæve den

fordi vi peger på det er sådan set nødvendigt at få markeret gang på gang at der skal være alvor i de valg der foretages til kommunalbestyrelserne sådan at borgerne

hvem de vælger og så må de jo vælge nogle andre her om godt et år hvis det er at

ikke forfølger bedst mulig praksis i

brug af midler så det er en prøve og så håber vi meget at ministeren vil forfølge det og vi vil holde meget øje med at det sker

enige om at vi ønsker øget konkurrenceudsættelse men vi ønsker altså også en stor kommunal frihed vi har valgt friheden

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning

der stemmes om ændringsforslag nummer to

en og halvtreds imod stemte otte og halvtreds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

forhandlingen er åbnet herre peter juel jensen som ordfører for venstre

anbefaler den her lovændring for for venstre er det afgørende at opgaven løses bedst muligt

skal få flere i arbejde få gang i væksten og skabe ny optimisme i samfundet høj beskæftigelse er

betingelse for velstand og velfærd i danmark

i god tråd med ovennævnte

flere i arbejde fra to tusind og tre der skabte det overordnede grundlag for at andre aktører der varetager opgaver som led i den aktive beskæftigelsesindsats har de samme muligheder som kommunerne med hensyn til brug af uddannelsesaktiviteter som led i beskæftigelsesindsatsen i bemærkningerne til revisionsbestemmelsen står der at ændringer om andre aktørers brug af uddannelsestilbud skal evalueres som det blev sagt før skulle loven oprindelig være taget op til revision i folketingsåret to tusind og ni

ordningen er kun brugt i beskedent omfang og især koncentreret til erhvervsrettet uddannelse men der

enighed om at andre aktørers tilmelding og betaling til uddannelsesinstitutionerne ikke har givet anledning til problemer der er tværtimod peget på at et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem har betydet reduceret administration og mange beslutninger er derfor rykket tættere borgeren på baggrund af den positive gennemførte evaluering ønsker socialdemokraterne at revisionsklausulen ophæves så andre aktørers mulighed for brug af uddannelsestilbud i beskæftigelsesindsatsen kan videreføres uændret for selv små tiltag kan skabe yderligere fremgang i beskæftigelsen i danmark

er loven jo en udmøntning af en aftale fra to tusind og tre flere i arbejde mellem den daværende regering og socialdemokraterne dansk folkeparti det radikale venstre og kristeligt folkeparti det vil sige et ret bredt flertal

helt tilbage fra to tusind og syv og den bestemmer som flere har sagt at

med kommunen og det er især erhvervsuddannelserne der har benyttet sig af denne mulighed den nuværende lovændring er egentlig af teknisk karakter men betyder at loven ikke længere skal evalueres fordi erfaringerne hidtil har været gode

mindre administration og beslutninger tættere på borgeren og det er jo noget

alle sammen selvfølgelig kan støtte

aktør men det berører ikke dagens lovforslag

min udmærkede kollega allerede har sagt men blot

har gennemført en såkaldt ekstern evaluering i to tusind og ni af brugen af anden aktør

service og længerevarende videregående uddannelses udbuddene

november to tusind og elleve er der indhentet oplysninger som der står fra jobcenter københavn og

de oplysninger man har indhentet fremgår det det er der ikke nogen problemer med der er ikke nogen problemer med betalingen

af bemærkningerne til lovforslaget

to institutioner der har reageret forstået på den måde at de

har fundet det noget mere tidkrævende at få kursister fra anden aktør tilmeldt og

tid på det end de plejer og at de også har haft

større tidsforbrug på på vejledningsopgaver over for anden aktør blandt andet for at sikre at

kommunen blev inddraget og

til at få de penge som de skal have for at

såkaldt anden aktørs brug af uddannelsesaktiviteter

tilsyneladende ikke giver nævneværdige problemer med betalingen

stemmer vi naturligvis for forslaget men jeg vil gerne allerede nu annoncere at vi da vil bruge udvalgsbehandlingen til at få området lidt bedre belyst end det er her

er anden aktørs begrænsede brug af uddannelsesaktiviteterne i beskæftigelsesindsatsen

i virkeligheden det der er problemet det kunne jo godt i

en højere grad af anvendelse af det vi efterhånden har udråbt til at være meningsløs

altså kurser af mere eller mindre dubiøs karakter det har som bekendt aldrig været enhedslistens livret at beskæftigelsesindsatsen

privatiseret men det er så en anden sag

at ordningen om anden aktørs mulighed for at bruge uddannelsestilbud opretholdes i sin nuværende form vi ønsker generelt et fokus på kvalitet og pris i offentlige opgaver og ikke et fokus på hvem der udfører opgaven vi håber derfor at rationalet bag dette lille lovforslag vil forplante sig i regeringens politiske arbejde

anden aktør har i den her sammenhæng for det offentlige betydet mindre administration og det er positivt og beslutninger tættere på borgerne og det betyder jo faktisk en øget kvalitet ved at private også er med til at løse den her opgave

opnå synes også opnået så siger evalueringen her

række yderligere områder

kan mindskes og det kunne jo også være rigtig interessant at kigge på

blot afslutningsvis med støtte til det her forslag sige at konservative altid er glade når vi kan få private på banen på en god og en meningsfuld

for anden aktør i beskæftigelsesindsatsen

man i den forbindelse kunne bruge uddannelsesaktiviteter

selv samme aktiveringsindsats i loven er der så

anden aktørs brug af uddannelsestilbud bliver evalueret i folketingssamlingen elleve til tolv og det er

sket nu det som evalueringen har vist er at anden aktørs betaling for uddannelsestilbud ikke har givet anledning til problemer

enhedslisten som jo netop understregede at det her handler om

en evaluering af anden aktørs betaling for uddannelsestilbud

i et andet regi dermed også min kommentar

det generelt at anvende anden aktør i beskæftigelsesindsatsen

som den konservative ordfører havde nogle bemærkninger om

jeg dog alligevel bare henvise til en

to tusind og ni

hvor man evaluerede resultaterne af at anvende anden aktør

at andre aktører ikke har bedre resultater end jobcentrene tværtimod er der en tendens til at de har lidt dårligere resultater end jobcentrene

til inden for børne og undervisningsministeriets område der handler det alene

anden aktørs betaling for uddannelsestilbud og det viser evalueringen at

glad for den brede opbakning til at vi så ophæver den revisionsbestemmelse der var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

ministeren i salen

ellers bliver vi jo nødt til at holde pause

der kommer ministeren for by bolig og landdistrikter så kan vi åbne forhandlingen og det er fru louise schack elholm som ordfører

dette lovforslag er opdelt i tre dele den første del af lovforslaget handler om at fjerne de tre dages løbetid som lejerne har til at betale huslejen

lejere ikke bliver smidt ud af deres lejeboliger

at en del af lejerne har fået brugt deres penge i løbet af de tre dage og at de derfor ikke har råd til huslejen regeringen forventer åbenbart på den baggrund at undgå fem hundrede udsættelser

kroner på forslaget

er givetvis nogle som ikke kan gemme deres penge i tre dage men så drastiske ændringer virker tvivlsomme socialdemokraterne slog sig hårdt op på udsættelser

over for llo et forbud mod at sætte børnefamilier på gaden det lyder ganske sympatisk

blankocheck til ikke at betale

hvis de bliver sat ud kommunerne er nemlig forpligtet til at sørge for en ny bolig til dem socialdemokraterne ændrede da også holdning efter valget nu lader det ikke til at socialdemokraterne vil forbyde udsættelse af børnefamilier

dages løbetid på at betale husleje anden del af dette lovforslag handler om at skabe mere gennemsigtighed i huslejenævns og beboerklagenævns afgørelses og behandlingstider disse skal fremover offentliggøres i diadem det er godt at sikre mere gennemsigtighed omkring nævnenes afgørelser og sagsbehandlingstider

at mange udlejere har problemer med i den tredje og sidste del af lovforslaget lægges der op til at effektivisere brugen af plejeboliger ved at forbedre kommunernes muligheder for at benytte sig af opmagasinering af indbo efter afdøde beboere dog kun når sagerne kommer i

og dermed få en hurtigere og mere optimal måde at overdrage plejeboligerne på jeg er overordnet set en kende overrasket over forslaget til at ændre lejeloven der foregår jo i øjeblikket forhandlinger om lejeloven mellem parterne på området jeg ved at ministeren har genoptaget de forhandlinger som blev sat i gang under vk regeringen og derfor undrer forslaget mig jeg håber ikke at det betyder at ministeren generelt har tænkt sig at obstruere forhandlingerne

mener vi dog i venstre at der er nogle nyttige ændringer der er indeholdt i lovforslaget vi kan

er større sikkerhed for at den betales rettidigt samtidig støtter vi op om større

i de sager som huslejenævnet og beboerklagenævnet behandler

dele har det tilfælles at de sammen styrker regeringens boligsociale indsats og viden på området under den tidligere vk regering er antallet af lejere der sættes ud af deres boliger fordi de ikke kan betale husleje eksploderet

hvor der i to tusind og to var cirka en hundrede udsættelser var tallet sidste år steget til fire tusind fire hundrede det hverken kan eller vil den nye regering acceptere derfor har regeringen besluttet at fremrykke tidspunktet for huslejebetalinger ved at afskaffe lejelovens såkaldte løbedage løbedagene gør det muligt for en lejer at vente med at betale huslejen

forøger risikoen for at lejeren ikke har penge nok når huslejen skal betales derfor har det været vigtigt for os at der nu er overensstemmelse mellem løbedagene

forslaget fremsættes fremsættes i en erkendelse af at en udsættelse af boligen har meget store alvorlige konsekvenser for de berørte personer og familier vi ved fra socialforskningsinstituttets undersøgelse

fra to tusind og otte at det er tre ud af fire udsatte udsatte lejere der har et reelt problem med at styre deres økonomi

det er derfor ikke et spørgsmål om at øge statsstyringen men en hjælpende hånd til familierne der har svært ved at betale huslejen lovforslaget er på den måde en del af regeringens samlede boligsociale indsats

vi også også har afskaffet starthjælpen og de andre fattigdomsydelser som har gjort det svært for mange at finde penge til huslejen

som som et andet element i lovforslaget ønsker regeringen at få samlet en større viden omkring gennemsigtigheden

beboerklagenævnenes afgørelser derfor foreslår regeringen at der oprettes hjemmel til at pålægge

og beboerklagenævn at indberette forskellige sagsoplysninger til en database ændringerne er en udbyggelse af det eksisterende register som i dag kun indeholder sager af principiel interesse det er regeringens ønske at registeret skal udbygges med oplysninger om alle husleje og beboerklagenævns sager så både private og professionelle kan få glæde af oplysningerne

endelig ønsker regeringen med det tredje element i lovforslaget at sikre en bedre udnyttelse af plejeboligerne rundtomkring i landet alt for mange kommuner afventer i dag skifterettens behandling at dødsboet før plejeboligerne ryddes og genudlejes det er både uhensigtsmæssigt og dyrt i områder med stor efterspørgsel på plejeboligområdet derfor foreslår vi en præcisering af de eksisterende muligheder for at opmagasinere indbo efter afdøde beboere i plejeboliger det vil betyde hurtigere genudlejning og dermed en bedre udnyttelse

i tab af lejeindtægter penge der i stedet kan investeres i skoler plejehjem og sygehuse

forslaget giver ikke mulighed for at rydde boligen hurtigere end efter de gældende regler med det samlede lovforslag vil regeringen give familier med pengeproblemer en hjælpende hånd ved at fremskynde betalingen af huslejen og på den måde nedbringe antallet af udsættelser samtidig vil vi få mere viden omkring sager der kommer for husleje og beboerklagenævn og flere plejeboliger vil kunne genudlejes hurtigere

hvis familier

tres timers reglen samtidig kan se at

sidste år var fire tusind og fire er reelle tal

ophævet fattigdomsbetalingerne så

skyld i at der var lejere der blev sat ud af deres

årsag til at komme

løse de problemstillinger som opstod fra to tusind og to

udsættelser er steget fra en tusind otte hundrede til fire tusind

før to tusind og to så man kan ikke sige at det her udelukkende er et problem som har været

var skyld i at man blev sat ud af sin lejlighed

ydelserne

vi et forslag til lov om ændring af lov om leje lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger

fremrykket huslejebetaling husleje og beboerklagenævnenes indberetning til nævnsstatistik

afdøde plejeboligbeboere ophævelse af løbedage indebærer at udlejerne typisk kommer til at modtage huslejebetaling tre dage tidligere med lovforslaget forventes færre huslejerestancer samt reduceret tab som følge af udsættelser i debatten omkring tvangsudsættelser har det ofte lydt fra regeringens side at det var på grund af de lave sociale ydelser men det har vist sig at det

ydelsernes størrelse alene der er årsag til at

af notatet fra socialministeriet den tiende december to tusind og ti fremgår det at det selv med de laveste ydelser er muligt at have et rådighedsbeløb som ikke nødvendiggør tvangsudsættelse llo skriver i deres høringssvar til dette lovforslag at de ikke forventer at afskaffelse af lejelovens løbedage vil have den store effekt og at det vil ramme de lejere der

med at få løn eller indkomstoverførsler

til deres bankkonto tids nok kl finder heller ikke at fjernelsen af løbedage vil ændre på den manglende huslejebetaling i dansk folkeparti vil vi godt have at ministeren løbende følger

og samtidig satser på borgerrådgivning og økonomisk hjælp da vi er sikre på at dette også vil have en stor effekt vi finder det vigtigt at ministeren sikrer at de borgere der

den anden eller 3 ikke bliver mødt med

med hensyn til at få en bedre udnyttelse af plejeboligbestanden foreslås en præcisering af de eksisterende muligheder for at opmagasinere indbo efter afdøde beboere i plejeboliger

i dag er udbredt praksis i kommunerne at afvente skifterettens behandling af boet før boligen ryddes og genudlejes en præcisering af dette kan være en god idé så kommer det med nævnsstatistikken og indberetninger der omhandler at få tilvejebragt bredere viden

der foreslås indført en hjemmel for ministeren for by bolig og landdistrikter til at pålægge huslejenævn og beboerklagenævn at indberette forskellige oplysninger om de sager som nævnene behandler det kan være en fordel med sådanne indberetninger dog vil vi i dansk folkeparti gerne have svar på hvad de forskellige oplysninger omhandler så vi sikrer os at borgernes retssikkerhed bliver overholdt sådan at disse indberetninger ikke omhandler personfølsomme oplysninger så man

får en liste over dårlige lejere eller dårlige udlejere hensigten med oplysningerne er at de bliver videregivet til diadem som er en udmøntning af den tidligere regerings initiativ fra to tusind og fem bedre og billigere bolighandel

der skal indhentes ved en bolighandel ved at anvende diadem vil brugerne få oplysningen øjeblikkelig frem for at skulle vente på den manuelle sagsgang i kommunen og ved andre myndigheder vi kan som udgangspunkt godt støtte intentionerne i dette lovforslag og vi ser frem til det

af lejeloven vigtigst for mig og for det radikale venstre er afskaffelsen af lejelovens løbedage

afhjælpe udsættelse af socialt svage borgere og hjælpe dem med at få betalt

husleje noget før

er en problematik som vi også er nødt til at arbejde videre med både socialpolitisk og boligpolitisk i samarbejde med kommunerne og boligselskaberne

er altså første skridt på vejen de to øvrige ændringer som omhandler

og at muligheden for opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere præciseres i lejeloven så man får mulighed for en hurtigere genudlejning og for på den baggrund at spare nogle ressourcer kan vi også bakke op om

der sikkert mange her i salen der ser et

to og halvfems som hedder sat ud hvor vi ser arbejderfamilien

husfaren der står og diskuterer med betjenten dengang var der ikke nogen genhusning så det er et af de resultater der er opnået gennem årtiers kamp

er galt i det her samfund og det må vi jo konstatere

det jo rigtig svært for venstres ordfører at argumentere sig ud af at tallene er steget markant

have råd til at betale huslejen

have en indtægt der modsvarer huslejen og der er vi ude i en gal udvikling for øjeblikket de ting kører galt

regeringen og enhedslisten jo fjernede fattigdomsydelserne

friske tal fra

kraftigere midler end vi har gjort hidtil

forslag vil ikke rykke

det er overfladeløsninger

for eksempel

hjælpe nogle få lejernes landsorganisation siger

det vil hjælpe nævnsstatistikken er også med til at belyse det

huslejenævnsmedlem at man i langt højere grad brugte erfaringerne fra huslejenævnene og beboerklagenævnene i den politiske verden ude i i byrådene og i folketinget så ad den vej synes jeg vi kan skaffe

opmagasinering af dødsboer vil også kunne hjælpe men absolut

at regeringen valgt de små skridts politik

til at tage langt større skridt og det der

bedre til at forebygge misbrug at

stærkere indgreb over for spontane forbrugslån

vi skal tage fat og endelig at vi skaffer flere betalelige lejeboliger så vi får vendt den gale udvikling der er

af antallet af betalelige lejeboliger og det vil enhedslisten fremsætte et beslutningsforslag

vi har det princip i enhedslisten at når det er fremskridt stemmer vi for også

forbud mod udsættelse af børnefamilier hvordan

ikke helt har så gode til at fastholde tidligere tiders standpunkter men jeg skal da gerne opfordre dem til at fastholde de holdninger de har haft tidligere

er det jo godt at regeringen med det her forslag om at afskaffe lejelovens løbedage for betaling af

de mennesker der bliver udsat faktisk bliver udsat af deres bolig fordi de ikke har styr på deres privatøkonomi det står direkte i lovens bemærkninger

sfi rapport nævner at tre ud af fire har tilkendegivet at de ikke har haft styr på deres privatøkonomi og derfor har de ikke fået betalt deres husleje

hele tiden hed sig at årsagen til at folk bliver sat ud af deres bolig

de ikke har fået penge nok af det offentlige

betoner det personlige ansvar jeg skal lige sige at liberal alliance jo ikke går ind for at vi har en lejelov

det skal være op til udlejer og lejer

men vi har nu engang en lejelov og den lejelov giver i dag tre løbedage og det er en forbedring

også af hensyn til dem der skal have styr på deres økonomi at de tre løbedage afskaffes og så er der to andre elementer i det her lovforslag som vi også

indeholder tre dele afskaffelse af løbedage i lejeloven en hjemmel til ministeren i forhold til at kunne indhente nogle forskellige oplysninger hos huslejenævn og beboerklagenævn samt en præcisering af mulighederne for at kunne opmagasinere indbo efter afdøde beboere i plejeboliger det mest interessante ved forslaget er den første del afskaffelsen af de såkaldte løbedage

egentlig har at gøre med en tilståelsessag som beskrevet i den skriftlige fremsættelse er formålet med at afskaffe løbedagene at vi skal mindske risikoen for at lejeren når at bruge sin indkomst inden huslejen skal betales og dermed skal tiltaget forhindre at lejere sættes ud af deres lejligheder men dette formål strider jo noget imod den påstand som den tidligere opposition og dermed ministerens eget parti gang på gang

ydelserne under den tidligere vk regering nu har regeringen fået fjernet kontanthjælpsloftet og starthjælpen så hvorfor egentlig det her tiltag hvorfor det her lovforslag

er flere årsager til at folk bliver sat ud af deres bolig som det fremgår af bemærkningerne til det her lovforslag

at der typisk er tale om et sammenfald af flere uheldige faktorer når det kommer til udsættelse af en lejer det fremgår også at tre ud af fire udsatte lejere peger på manglende evne til at kunne styre

egen økonomi som en væsentlig årsag til udsættelsen det er jo også med til at forklare det overraskende resultat fra sfi undersøgelsen

af dem som blev udsat af deres lejlighed ikke havde søgt boligstøtte ligesom fyrre procent af dem som blev sat ud af deres lejlighed faktisk var lønmodtagere

glædeligt at ministeren med det her lovforslag nu erkender

havde ministeren jo ikke behøvet at komme med det her lovforslag men men nu vil vi snart høre ministeren skælde og smælde

på den forrige regering og vi vil høre ministeren påstå at den tidligere regering ikke foretog sig noget som helst

jeg allerede løfte sløret for mit budskab

i to tusind og ni blev lejeloven ændret for

og mere målrettet indsats over for udsættelsestruede lejere i alt seks initiativer som skulle være med til at forebygge udsættelser blandt andet betyder lovændringerne at de almene boligorganisationer skal underrette kommunen når en lejer ikke har betalt sin husleje og samtidig blev der ændret på tidsfristerne så kommunen faktisk kan nå

finde frem til en vej så udsættelsen kan undgås hvilket er en rigtig god forretning for alle parter da udsættelsen ikke kun har konsekvenser for den der bliver sat ud

og for kommunen ja jeg vil også lige bemærke at kommunerne faktisk fik

er det godt at der blev sat en undersøgelse i gang af den tidligere regering

hvordan det går med de nuværende initiativer hvilken effekt de egentlig har ligesom der bliver fulgt op på den seneste undersøgelse om emnet fra sfi jeg håber egentlig også meget at undersøgelsen tager et andet væsentligt element op som jeg selv har peget på nemlig gældsforholdene hos de udsatte lejere det vil sige hvilken type gæld

det er bankgæld forbrugsgæld eller noget andet men tiltagene stoppede ikke her for enkelte boligorganisationer har faktisk gjort

rigtig gode erfaringer med det der hedder en fremskudt

hvilket egentlig giver meget god mening i forhold til sfi undersøgelsen

ud af fire af de udsatte lejere fortæller at de ikke havde overblik over deres økonomi

elleve indgået en satspuljeaftale hvor der blev afsat tolv million kroner til at udbygge og udvikle den udgående rådgivning

i sit udspil til satspuljeaftale for to tusind og tolv

jeg tror vi kommer til at høste rigtig mange gode erfaringer med den her udgående rådgivning hvad så fremover nu har vi ministerens lovforslag som vi netop er i gang med at behandle og som vi konservative ser positivt på men derudover håber jeg også at ministeren gransker høringssvarene fra blandt andet bl meget grundigt

at mange af de udsættelser vi ser sker efter at

cekic der alligevel nåede frem

sige at vi er utrolig glade for den

lovændring der kommer her jeg har

under satspuljeforhandlingerne om det var muligt at man kunne lave om

rigtig mening at en borger

får sin kontanthjælp den første i måneden først efter tre dage

betale huslejen men dengang fik vi at vide at det

ændring og derfor er jeg selvfølgelig

vi er utrolig glade for i sf at det her

det siger sig selv at når folk bliver sat på gaden

årsagerne er jo også at de fleste af de

det er noget der fylder rigtig meget i

en række midler af til hvordan man kan gældsrådgive borgere bedst muligt men vi ved jo også at

lave sociale ydelser som den tidligere regering indførte

nuværende regering har afskaffet

også vil have en positivt afsmittende virkning på antallet af mennesker der

på gaden og bliver boligløse eller hjemløse det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning men vi har også den holdning i

jo også rigtig vigtigt at på hvordan vi kan

kommunerne ikke at sætte børnefamilier på

vi ved at det er et stort problem både for den enkelte familie som ender på gaden

at børnene mister deres sociale netværk i skolen

for målet må hele tiden være at så få mennesker som muligt ender

ligesom at forhindre det men ansvaret

ikke alene christiansborg

kunne forebygge at de her mennesker ender på gaden og der ved vi at når der er massive sociale problemer når der er gældsproblemer så er det også kommunens ansvar

rådgive og vejlede borgeren bedst

kommunerne selv har været med til at pege

hvis der er nogle borgere som har svært ved at styre deres økonomi og drikker hele deres

svigt hvis man ikke går ind og hjælper de her borgere med at

de ikke bliver hjemløse og starter en ny række af sociale problemstillinger

at afskaffe de lave sociale ydelser og

at kigge på hele gældsproblematikken og de andre ting håber jeg vi i fællesskab kan blive ved med at drøfte så vi støtter varmt

sidestilles med hjemløshed i forhold til det her med

undersøge om man kunne tilmelde sig en pbs ordning så huslejen blev betalt

til at der er børnefamilier der bliver sat på gaden at børnefamilier ikke

jo ikke at de får en bolig de bliver boligløse og derfor er

familier en særlig

forskellige henvendelser til forskellige udvalg i folketinget

kommunerne ikke benytter sig af de redskaber

til socialministeriet da ordføreren var socialminister hvor jeg har bedt om at få den her lovændring

at en pbs ordning når bankerne ikke engang vil give dem en nemkonto

om at man skulle løse det problem før man gik ud og lavede symbolpolitik

for at kunne blive tilmeldt en netordning var jo netop at huslejen

der ikke er penge nok den første i måneden nu

påstand uden hold

det nok viser at tingene ikke var så enkle som ordføreren førhen har gjort dem til

for dem alle sammen næsten for dem alle sammen er at de har store gældsproblemer men vi kommer heller ikke uden om at fattigdomsproblemerne også

snakker med en række af boligforeningerne

over kontanthjælpen har været årsag til at man ikke har været i stand til at betale sin husleje

det var en noget ensidig vinkel man havde tidligere så

enige i regeringens linje

regeringen

forskellige årsager til

er blevet sat på gaden det viser og dokumenterer sfi undersøgelsen i øvrigt også

haft den holdning at fattigdom har været en af de vigtigste årsager til at

overrepræsentation af folk der kommer fra kontanthjælpssystemet nuancerne har altid

indførte mener jeg ikke at nuancerne altid

et lovforslag og nu er problemet løst nu behøver vi ikke at gøre noget nu kan vi læne os tilbage det

de sidste ti år men

vi bliver nødt til at blive ved med at kigge på

lave fattigdomsydelser ud over det kommer

er også derfor jeg enormt gerne vil have undersøgt hvordan

sig at der stigende antal udsættelser

en ny undersøgelse i gang og så kom regeringsskiftet

er enighed i regeringen på her område

hen er undskyld udtrykket lidt for langt ude

er så mange mennesker der bliver sat på gaden så siger ordføreren for venstre

er der nogen partier i folketinget der ønsker at så mange

skal sættes på gaden vi har været uenige om om det

at i stand til at betale deres husleje jeg synes

til en hjemløsestrategi og med den anden hånd sørgede for at folk havde så små ydelser at leve

tak til folketingets partier for en meget positiv behandling

i fællesskab skal tage hånd om

hvorfor derudover

den tidligere socialminister

på det i satspuljeaftalen altså en personlig rådgivning til folk med dårlig økonomi

med at undersøge konsekvenserne af de hidtidige tiltag

kommer til sommer derfor skal man se det her som en løbende fortsat indsats der er allerede nu

kommet tre tre markante indsatser synes jeg på området jeg skal begrunde det

bare er et spørgsmål om dårlig økonomi

nogen enkel forklaring der er ikke

jeg tror at vi alle er enige om at hver eneste gang der er en udsættelsessag

er det én for meget og det gør ekstra ondt på de fleste af os når det er en børnefamilie der står

jeg er så enig med fru benedikte kiær i at

er en husvildebestemmelse jeg er også enig med den ordfører

i en for dyr bolig og så er det selvfølgelig en opgave for kommunerne at

kigger man på dem der kommer i huslejerestance siger sfi rapporten fra to tusind og otte

skal findes i en kombination af en lav indkomst ja jeg sagde lav indkomst

skal bruges på huslejen det er jo selvfølgelig årsagen til at

tog et initiativ i to tusind og ni

er stadig væk fire tusind fire hundrede og fem

elleve har været en stigning på nul

fattigdomsydelserne har haft en positiv effekt

og nu kommer løbedagene oveni så skal jeg også sige at det er rigtigt hvad fru benedikte kiær sagde nemlig at der er rigtig mange af de udsatte lejere der ikke fik den boligstøtte

viste rapporten at tre ud af fire udsatte lejere selv tilkendegav at det blandt andet

karina adsbøl fra df der rejste spørgsmålet om hvad det ville betyde for lejerne påkravene bliver de samme som de var det vil sige

ændringer i forhold til den del af det men dem der betaler over nettet

altså få fremrykket datoen så de betaler samtidig med at de får deres løn

så det vi skønner i lovforslaget kan redde en del lejere og

skal jeg sige at

et led i vores bestræbelser på at nedbringe antallet af lejere der sættes ud af

kommunerne af egen drift skal vurdere borgernes hjælp i sager om udsættelse af børnefamilier der fik kommunerne nemlig

faktisk ret tydeligt at man kan gøre det

det er en særlig grund til ikke at sætte familien ud hvis der er børn det er fra to tusind og syv

i højere grad så kommer der som jeg sagde en sfi rapport til sommer

kan gøre fire tusind

har været en så markant stigning fra to tusind og to og

skal forholde mig til det andet element i lovforslaget nemlig hjemmel til at indkalde statistiske oplysninger fra landets huslejenævn

i virkeligheden har en database

tænkt som et værktøj for andre nævn som har et mindre antal sager og derfor ikke har den samme erfaring med at træffe afgørelser på lejelovgivningsområdet databasen

vil endvidere kunne bruges af andre såvel private som professionelle som kan have nytte af at få kendskab til hvilke typer afgørelser

nævnene indberetter oplysninger om forskellige forhold herunder om om antallet af sager som indbringes

fordelt på forskellige emner om indbringelses og afgørelsestidspunktet

bliver afholdt besigtigelse og hvem der har fået medhold den her nævnsstatistik vil altså give os et langt bedre indblik i hvad der sker af ændringer i antallet af sager ved nævnene og om der sker forskydninger mellem forskellige typer af sager og det vil i øvrigt også kunne give folketinget når man stiller mig

det vil være et særdeles brugbart værktøj i forbindelse med kommende overvejelser om ændringer af lejelovgivningen som jo pågår

det ikke gå nærmere ind i det jeg synes det var godt at høre at alle partier kunne se fornuften i

opmagasinere møbler i den periode hvor skifteretten behandler sagen så

det vil give anledning til at nogen pårørende får kvababbelser af den grund

betaler huslejen lidt tidligere end de gør nu vi vil altså ikke påføre lejerne

større udgifter med det her forslag

risikere at lejere som af undskyldelige grunde først får betalt huslejen et par dage efter den første bankdag skal betale et gebyr det er også meget klart præciseret i loven men

skulle gerne opfattes som noget positivt især af de lejere som har svært ved at

nogle af os synes egentlig det er banalt at man betaler sin

og således sikrer at man ikke bliver sat ud af sin bolig men det er det ikke for alle især

sige tak for behandlingen jeg glæder mig til den fortsatte behandling af det

største problem i i

beboelsesudlejning er det forhold at

en lejekontrakt med en given husleje hvorefter lejeren kan gå i huslejenævnet og få huslejen

det kommer jo tit som noget af et chok udlejer som bestemt ikke har haft dårlige intentioner når det kædes sammen med at der gælder et generelt uopsigelighedsprincip så udlejeren ikke kan opsige lejeren

ministeren vil jeg hvis jeg udlejer en lejlighed via det her

selv været boligordfører men det specifikke spørgsmål i forhold til den her nævnsstatistik

og halvtreds timers reglen

analyse baserer ministeren det

skal kunne betale

eneste undersøgelse der har peget på

og den nuværende regering i forhold til

tvivl om hvad det var den tidligere regerings egen sfi rapport det var mens venstre havde statsministeriet

årsagerne til og konsekvenserne

af udsættelserne af lejere den viste at

findes i en kombination af en lav indkomst

og en stor del af indkomsten bruges til husleje tab af job psykiske lidelser misbrugsproblemer og en ændring af familiemæssige forhold

den tidligere regerings egen undersøgelse

og af ejerlejligheder de andre tal har jeg simpelt

jo en del undren i forhold til at kommunerne ikke rykker tidligere ud når man bliver adviseret om at man står over for en udsættelsessag

var jo også baggrunden for at der

kl og bl fordi man faktisk

set oplevede aldrig rigtig at høre noget når de sendte en anmodning af sted om at

skride ind når man kunne se at der var en

at vi får styr på borgerens økonomi og

sådan at man sætter folk ud og de får en såkaldt husvildebolig

bare lader familien eller personen være

vi skal have en dialog med med kl om

blev indført i den tidligere regerings tid om at det er en særlig situation når en børnefamilie skal sættes ud af sin bolig

jeg ved at der er mange som har det problem og derfor

er vigtigt synes jeg at vi at vi får kigget på at kommunerne

med boligforligskredsen for at diskutere hvad det er vi kan gøre i den sag

i den her debat som er utrolig vigtig

ministeren mener og hvordan han forholder sig til det med at tage ansvar for eget liv altså

tage ansvar for sit eget liv men der er jo nogle som

ikke kan administrere deres økonomi kan vi hjælpe dem med løbedage her

én udsættelse er en for meget og man kan sige

hvor der er børn involveret tror jeg at fru karina adsbøl har det som mig at så gør det ondt

så gør det ondt og de børn kan jo ikke tage ansvar for deres forældre selv om der er

mange børn der bliver voksne for tidligt

vi skal selvfølgelig sikre at de får en ordentlig opvækst og ikke bliver rykket op med rode

det vi kan se er at antallet af udsættelser mens fru karina adsbøls parti var støtteparti for

man har jo også et ansvar som medborger i det her land

de der er syge og de mennesker der ikke

selvfølgelig også have hjælp til det nu siger ministeren at der ikke

at der siden to tusind har været en del tiltag

blandt andet kommunal anvisningsret til almene boliger fleksibel udlejning beboermaksimum kombineret udlejning flyttehjælp

konstatere at på trods af det fru karina adsbøl siger at man har gjort og der er jo gjort en række forskellige tiltag så har det ikke rigtig flyttet noget

men ellers er det steget med otte og tyve procent fra to tusind og tre til

er sket en markant stigning på trods af det man har gjort derfor er det vores pointe at

så anerkender jeg den indsats man har gjort med den tidlige rådgivning altså den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

åbnet og jeg giver først ordet til louise schack elholm

af udmøntningen af satspuljen forslaget går ud på at skabe et nyt tiltag

de skal flytte hjemmefra og klare sig selv nu skal der etableres startboliger

for selv i venstre

med til at lave boliger med sociale viceværter og lignende så det i sig selv er ikke nyskabende men venstre mener stadig at vi har udfordringer med de unge som ikke kan tage vare på sig selv og deres eget liv derfor er vi positive over

at lære hvordan man får en hverdag til at hænge sammen at lære at møde op på sin uddannelse at lære at passe på pengene og jeg håber at det her tiltag kan hjælpe de unge

svært ved at få en hverdag til at hænge sammen

en uddannelse her får de støtte i form af nogle der hjælper dem videre giver dem psykologhjælp når der er brug for det og hjælper dem til at tage en uddannelse det giver dem også mulighed for at danne netværk med ligesindede

og at godt liv med færre problemer og flere muligheder vi kæmpede mens vi var i regering for at få flere

det kan være den atten årige dreng som bare ikke kan få hverdagen til at hænge sammen

projekter med det tidligere med sociale viceværter med nogle der kan hjælpe dem med at komme videre disse startboliger virker ikke til at være så omfattende som alexandrakollegiet men jeg håber at de kan hjælpe som liberal tror jeg på at alle mennesker har ressourcer og at alle mennesker har evner

bruge dem bedst og det tager startboligerne hensyn til det handler om at lære de unge

det handler om at støtte dem i en periode så de kan komme ud på den anden side som mennesker der kan noget og tror på at de kan det

det for alle unge der er ved at flytte hjemmefra

at etablere sig i egen bolig en stor omvæltning det tror jeg alle her i salen kan nikke genkendende til men for en udsat ung med for eksempel psykiske problemer

etablere sig på et almindeligt boligmarked og bo i egen bolig være særdeles vanskeligt det synes næsten uoverkommeligt at få fat i og fastholde en bolig for slet ikke at tale om

regeringen besluttet at styrke indsatsen over for udsatte unge

er en social vicevært tilknyttet boligen som kan støtte og rådgive de unge og hjælpe med at skabe et godt trygt og aktivt boligmiljø startboligejerne er ikke et kommunalt tilbud men ville skulle etableres af enten boligorganisationer eller af frivillige organisationer i samarbejde med kommunen de sociale viceværter

som findes i lokalområdet men men

at bemærke at startboliger per definition er et midlertidigt botilbud de unge skal

langsomt sluses ud og gives plads til nye unge der har brug for en hjælpende hånd derfor skal

lejeaftalen også udløbe senest når lejeren fylder fire og tyve år ligesom udlejeren skal opsige opsige lejeaftalen hvis den unge ikke længere har behov for støtte eller hvis boligstøtten ikke længere er relevant på grund af manglende motivation men det betyder ikke at den unge efter en opsigelse smides på gaden tværtimod lægger regeringen op til at kommunen i en sådan situation skal hjælpe med at finde en ny bolig afslutningsvis kan jeg glæde mig over og notere mig at langt de fleste er positivt indstillet over for etablering af startboligejerne med startboligerne kan vi nå ud til unge som vi ved har behov for hjælp men som nødvendigvis ikke får

en del unge mennesker har vanskeligt ved at etablere sig på det almindelige boligmarked og bo i egen bolig det drejer sig for eksempel om udsatte unge og unge med psykiske problemer satspuljepartierne er enige om at der skal skabes mulighed for etablering af startboliger til unge mellem atten og fire og tyve år der har et særligt behov for en ungdomsbolig med tilhørende voksenstøtte startboligerne vil kunne drives af enten boligorganisationer eller frivillige foreninger der afsættes

og en og tredive million kroner i årene

femten til etablering af boligerne

da det omhandler unge der har brug for en god start på et selvstændigt liv dog skal vi være opmærksomme på at tydeliggøre over for kommunerne at dette lovforslag ikke er en discountløsning som kommunerne sætter ind med i stedet for efterværn kontaktpersoner

det skal ses som et supplement til de løsninger der er i forvejen det vil vi gerne bede ministeren om at følge op på og evaluere

hvert fald vigtigt at de får den hjælp de har behov for

at lovforslaget ikke har været sendt i høring i ordentlig tid og det kan vi også se ud af høringssvarene dette strider

at de i tæt samarbejde med folketinget vil sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister

der vil sikre at høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag her kunne man passende spørge hvad ministeren mener er rimelige høringsfrister i en kommentar fra ministeren står der skrevet

forekomme situationer hvor udlejer kan bringe lejeaftalen vedrørende startboliger til ophør

den aftalte lejeperiode vi mener i dansk folkeparti at det er vigtigt at konkretisere dette da der står at det er udlejeren der vurderer om forudsætningerne for udlejningen ikke længere er til stede

hvis den sociale vicevært mener at den unge har brug for at blive boende men udlejer ikke mener at forudsætningerne er

i dansk folkeparti ser vi frem til det videre udvalgsarbejde og kan støtte intentionerne i forslaget

udløber af en udmærket satspuljeaftale for to tusind og tolv lovforslaget er også hvis vi radikale skal sige det aldeles udmærket det omhandler de såkaldte startboliger som er en særlig form for ungdomsboliger som skal lette overgangen

bo i egen bolig for udsatte unge mellem atten og fire og tyve år det særlige

og dermed øge den unges mulighed for at opnå succes

til uddannelse beskæftigelse og det øvrige

samt det at bo i egen bolig det bliver rigtig spændende at følge startboligerne

spændende at følge de unge der kommer til at nyde godt af dem og det bliver spændende at følge ikke mindst

og særlige bolighensyn at sikre vores udsatte unge en bedre start på deres voksenliv

ordet

vi ved at udsatte unge har brug for støtte og hjælp når de

kan også se i diverse rapporter

massive svigt eller anbringelser eller andre sociale eller sundhedsmæssige problemer

i form af misbrug man har en reel mulighed for at gå ind og

målrettet voksenstøtte når de bor i de her boliger derfor er det mig en stor glæde at der er enighed om at det er noget af det her vi har lyst til at satse på i fællesskab men

er nok skal der andet til skal vi justere det håber jeg også vi i fællesskab vil forpligte hinanden til at

støtter forslaget og er glade for at at det bliver vedtaget med så bredt

satspuljeforliget men det betyder ikke at alt hvad der deraf udmøntes er ufornuftigt det er sådan at netop det her forslag som jo er blevet så

den rigtige retning omkring forebyggelse og skal man behandle folk ens skal man behandle dem forskelligt netop de de unge der har brug for en særlig støtte skal behandles på en anden måde end andre unge

så vi er ude på et rigtigt spor med med det her det vil føre for vidt at komme ind på alle bemærkningerne til lovforslaget jeg har især lagt mærke til

danmarks lejerforenings bemærkninger

vil indgå i det videre arbejde med forslaget så er det også vigtigt

et større behov end rammen her lægger op til at man så er parat til at ville investere i det her

det er et rigtig vigtigt område

må således stå på egne ben i hvert fald

have sine egne rettigheder som voksen sådan er det men det kan jo også nogle gange føre til nogle lidt uheldige konsekvenser for eksempel det forhold at der findes forældre som mener at lige så snart deres børn er atten

deres børn i stand til at stå på egne ben derfor skal man være opmærksom på

alene kommer til at omfatte børn der ikke har en ordentlig forældrestruktur der kan tage vare

ikke også skal komme til at omfatte folk forældre der bare skiber deres børn ud ad døren fordi de nu er fyldt atten år og

begå sig i verden fordi de nu er

det samfund vi har skabt her at der beklageligvis

er røget noget ansvar fra familierne og over til det offentlige et ansvar som man vel ret beset må sige

egentlig bedst er hos familierne for det er trods alt der at båndene knytter familiemedlemmerne sammen af ren og skær kærlighed

fordi der er nogle der får penge for at passe på hinanden

liberal alliance er jo med i forligskredsen omkring satspuljeforliget og derfor bakker vi naturligvis op om det her

at der skal være en evaluering af det her i to tusind og femten og der må vi jo især undersøge synes vi at det her ikke bliver brugt af forholdsvis udmærkede

som burde kunne have styr på deres børn også efter at de er fyldt atten år men som ser det her som en udvej for at slippe af med

selv om de ikke i de første atten år af barnets levetid har formået at lære barnet at stå på egne ben

er jeg særlig glad for i min

socialminister oplevede jeg der var et behov for boliger til nogle særlig sårbare unge som med noget støtte

kunne få ordentligt hul på voksentilværelsen

end det meget store flertal det kan for eksempel være unge mennesker der er tidligere

eller i det hele taget har en familie som de kan trække på og ringe til

vil noget hjælp og noget støtte fra en af de såkaldte sociale viceværter sagtens kunne være det der skal til for at man

satspuljepartierne kunne være med til at bakke op om den tidligere regerings udspil om startboliger i satspuljen for to tusind og tolv

til at startboligerne kan drives enten af boligorganisationerne eller af selvejende institutioner ligesom der bliver lagt vægt på at der

frivillige organisationer og foreninger der er i lokalområdet i det hele

de ressourcer der er i lokalområdet

tænkes ind i startboligerne

som har nogle udfordringer vil have rigtig rigtig godt af at være en del af det fællesskab

vil være i og omkring disse

synes jeg også det er positivt at lovforslaget har indbygget en fleksibilitet

at få støtte

de mange høringssvar

at børne og kulturchefforeningen fremhæver at

kommunale besparelser

viser den seneste hjemløsetælling en stigende andel af unge hjemløse

behov for en indsats før den unges problemer bliver større og større og til sidst så store at den unge ender på gaden som rådet fremhæver vil dette forslag kunne være med til at forebygge hjemløshed

forskel og effekt blandt de sårbare unge

tilværelse som tidligere anbragt bag sig

ministeren for by bolig og landdistrikter mulighed for

at det jo selvfølgelig er alle folketingets partier som er med her og jeg ved

med socialområdet som er vældig optaget af det her område jeg tror ikke at jeg retter bager for smed ved

sige til den tidligere socialminister at der ikke

den tidligere regering og det lå der da vi kom

så langt som det er i dag så også en særlig tak til fru benedikte kiær i den forbindelse

kan kvittere for hinandens

det er jo som bekendt en udmøntning af satspuljeaftalen og med det her lovforslag har regeringen så fremlagt den konkrete model som

er en udmøntning af aftalen i forhold til satspuljepartierne startboligerne skal etableres af boligorganisationer eller af frivillige organisationer i et samarbejde med kommunen forslaget kan gøre en stor forskel og jeg tror

ligesom fru benedikte kiær at det vil gøre en stor forskel for unge mennesker som har behov for bostøtte i en meget vanskelig overgangsperiode jeg ser selvfølgelig frem til et godt udvalgsarbejde hvor vi skal

fra dansk folkepartis side været stillet en lang række spørgsmål til

jo selvfølgelig også sat ind jeg tror

produktionsskole hvor der er unge mennesker

seksten år som er blevet smidt ud hjemmefra af deres familie

måske er kommet ud i noget kriminalitet nogle af dem overnatter i biler og

har fået diagnosticeret psykiske lidelser eller

er der en periode hvor det ligger stille og så skal man haste igennem med finanslovforslaget og så kommer de andre ting

beklage og jeg anerkender at

og det vil jeg i hvert fald gerne være

ole birk olesen

skal sige at det er korrekt at kommunerne

allerede i dag kan tilbyde bostøtte til udsatte unge

er noget helt nyt de er ikke forankret i en kommunal forvaltning men i boligorganisationer og i frivillige organisationer

altså vægt på at boligerne bliver en del af lokalsamfundet og trækker på de ressourcer som findes der startboligerne er også for dem som ikke nødvendigvis har sådan helt alvorlige og meget tunge problemer så de i dag får hjælp at

på førtidspension og rigtig mange af dem vil

udlejer til de unge kommunalbestyrelsen skal så godkende de enkelte anvisninger

en visitering som sikrer at vi får en effektiv kontrol med udlejningen til den rigtige målgruppe af unge

atten år og så må de klare sig selv og så må kommunen eller det sociale klare det

det er kommunen der skal visitere og godkende anvisningerne der kan også nedsættes et anvisnings eller visitationsudvalg med repræsentanter for udlejeren og kommunalbestyrelsen hvor de enkelte anvisninger drøftes så jeg vil sige

får lavet et ordentligt tilsyn med det sociale arbejde i boligerne og det er altså bestyrelsen i den almene boligorganisation

institution der har ansvaret for det socialpædagogiske arbejde som den sociale vicevært udfører det skal nok

føre tilsyn med startboligerne kommunen påser de særlige vilkår som er knyttet til de pågældende startboliger herunder den sociale indsats i forhold til at de beboere der

skal overvåges undervejs så jeg tror vi kommer til at gøre herre ole birk olesens bekymringer til skamme i hvert fald

jeg gøre mit yderste for at vi får fulgt op på den del af det

unge der ganske vist har problemer men som stadig

skal ud at bo i de her boliger

også nogle unge som har nogle sociale udfordringer måske også

jeg er helt sikker på og det

at lade dem gå på gader og veje for måske at ende

er selvfølgelig lidt ukendt land

unge mennesker en særlig støtte med den sociale

det er ikke ikke fuldstændig dækkende at sige at det bliver lige præcis den gruppe unge men

forsøgte at sige i mit svar til herre ole birk olesen

så må vi selvfølgelig evaluere i tusind og femten som rigtig mange ordførere har sagt undervejs for at se om der skulle være

kan tage sig af unge mennesker som ikke

når de skal benytte sig af den her lovgivning er hvad

som ville kunne hjælpe dem på vej hvis de nu blev boende

i stedet for forankrede enten i en almen boligorganisation eller i en organisation

boliger vil have fokus på at styrke de unges tilknytning til uddannelse beskæftigelse samt evne til at bo i egen

på alle mulige måder det er svært at lave en entydig definition af det nogle vil have bedre af at blive hjemme hvis de har et stærkt familienetværk der kan bakke

som har brug for at der kommer en social vicevært og et særligt botilbud indover

jeg har stor tiltro til at den frihed som

mikkelsen også besang i forhold til udlicitering tidligere i kommunerne godt håndtere for de kender den her gruppe unge mennesker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

bevæbnede vagter på danske lastskibe det er et vigtigt emne vigtigt for rederierne og vigtigt for de søfarende tidligere var det sådan

at der fordredes særdeles tungtvejende grunde til

at bevæbne danske skibe det var egentlige aktuelle situationer hvor det

måtte måtte forventes at der kunne komme angreb som kunne give mulighed for en sådan tilladelse i marts to tusind og elleve og på baggrund af den tidligere regerings forslag blev det besluttet

komme nærmere ind på hvordan det er i henhold til denne ordning ud over at sige at den

jo er meget specifik den medfører at der skal være tale om en bestemt sejlads en bestemt vagt en bestemt vagtvirksomhed et bestemt våben bestemt ammunition og så videre og så videre alt sammen skal altså være forudskikket for at opnå justitsministeriets tilladelse efter gældende ordning vi må lægge til grund at rederiforeningerne og

også de søfarendes organisationer finder at der er tale om en særdeles effektiv beskyttelse i form af vagter og det gør selvfølgelig at folketinget skal være positivt indstillet over for ethvert forslag

denne ordning den aktuelle situation er den at fire og tyve danske skibe dagligt er i piratfarvande at der i to tusind og elleve har været to hundrede og fem og tyve angreb på skibe at der har været tale om fem og tyve kapringer og hvad vi ikke skal glemme at der i dag sidder to danske søfolk kapret

ud fra at justitsministeren gør hvad han kan

at forhandle disse fri så hurtigt som overhovedet muligt imidlertid er det sådan at den aktuelle ordning

medfører en hel del administrativt bøvl om man så må sige heri involveres forsvarskommandoen søfartsstyrelsen justitsministeriet rigspolitiet og eventuelt også ambassader i det omfang det er udenlandske sikkerhedsfolk der skal rekvireres det gør at effektiviteten i sagsbehandlingen måske ikke er af en sådan art at man får den hurtige sagsbehandling som man skal have

den pågældende tilladelse og det er uheldigt i en situation hvor skibene

fra dag til dag derfor hilser vi

venstres side forslaget indebærer at rederierne får en generel tilladelse

således at man ikke længere på forhånd skal forudskikke hvad det er for en sejlads hvilken vagt

og hvilke våben der er tale om

jeg lægger i den her forbindelse

de allervigtigste parter at høre i den her sammenhæng jeg skal ikke negligere at der foreligger høringssvar fra som er betænkelige på enkelte områder jeg tænker selvfølgelig her på ftfs svar politiets svar

svaret fra retspolitisk forening det man anfører her er det lidt besynderlige i at

en dørmand på et diskotek skal være godkendt hvorimod der ikke fordres nogen godkendelse når man udstyrer folk med våben på et skib jeg må medgive at det kan være paradoksalt og at man godt kunne gøre anskrig over for den

del forholdet er imidlertid at det er noget der reguleres gennem en bekendtgørelse som justitsministeren administrativt udsteder efterfølgende og

er allerede skitseret hvilke vilkår der fremgår af den her bekendtgørelse jeg vil ikke udelukke at vi kan opleve situationer i fremtiden hvor en eller anden vagt uheldigvis kommer til at overtræde de regler der gælder og at det kan være betænkeligt det kan vise sig at vagten ikke har opfyldt de krav som man har forudsat i

rettes kritik mod det rederi eller den vagtvirksomhed som har sagt god for vagten det er selvfølgelig uheldigt men alternativet er altså at vi skal have en situation hvor man via flere ugers myndighedsbehandling skal godkende en sådan vagt og det er også uheldigt det kan man jo bare spørge rederierne om i dag så med den modifikation

del der vedrørte bevæbnede vagter

omkring forsvarsdirektivet kan vi også støtte

giver mulighed for at danske rederier lettere kan have bevæbnede vagter om bord for bedre at kunne imødegå pirateri det er jo desværre nødvendigt fordi pirateri har grebet om sig og er blevet en stor forretning særlig ved afrikas horn konkret går vi med det her lovforslag fra at et rederi i dag skal have en konkret tilladelse til

et rederi kan få en generel tilladelse til at have våben om bord på skibene og at våbnene kan bruges i områder hvor der er risiko for pirateri betyder det så samlet set at vi er kommet pirateriet til livs med det her lovforslag

men det her lovforslag sikrer i hvert fald en bedre beskyttelse af besætningen og af skibene hos danske rederier samtidig synes jeg at det når vi behandler det i dag er understrege at man stadig skal søge tilladelse hos justitsministeriet at det her selvsagt ikke kan komme til at omfatte fiskerbåde eller passagerskibe at dansk våbenlov jo uforandret gælder i danske farvande

i en bekendtgørelse fra justitsministeriet det vil sige

en mere fleksibel ordning som bedre sikrer besætninger og

skibe hos danske rederier og det kan

mulighederne for at danske skibe

forsvare sig mod pirater og undgå at

angrebet af pirater

i de forskellige sammenhænge som vi har set det

i igennem de seneste år her i

utroligt at der findes

moderne pirater nogen steder i verden og at det kan lade sig gøre for nogen

drive gæk med

søfartsland som danmark men også mange andre lande og de skibe som

med afsæt i

selvfølgelig nødvendigt at vi giver de rederier som tjener mange penge ind til danmark

de redskaber der er nødvendige hvis dansk folkeparti

kunne vi godt have tænkt os at man havde indrettet det på en sådan måde

og med at det netop er af vital dansk interesse at vi beskytter vores skibe mod angreb

var danske soldater der varetog den sikkerhed om bord som

de skibe har brug for nu er forslaget

indrettet sådan at man i stedet for giver mulighed for at skibene kan have våben om bord der så kan benyttes af forskellige

på vegne af rederiet kan sikre

er ikke sådan at vi vil stemme imod forslaget

at det var danske soldater der varetog sikkerheden

de danske skibe ligesom vi jo egentlig betragter det som en selvfølge

og dansk politi der varetager sikkerheden

når danskere på forskellig vis er

i en udsat position et sted

i verden men sådan er det ikke indrettet og vi forstår at man har stillet sig tilfreds med den udformning det har fået i branchen

har fået her men det er ikke desto mindre en løsning vi kan støtte

i selve forslaget

under udvalgsbehandlingen og vi vil også gerne høre justitsministerens svar allerede i dag hvis justitsministeren vil svare på

under udvalgsbehandlingen spørge regeringen

de pågældende vagter og sikkerhedsfirmaer har

vigtigt at man er sikker på at man har tilstrækkelige våben til at imødegå de trusler der måtte komme

det er klart at når piraterne opdager at der er bevæbnede vagter om bord på rigtig mange skibe

andre landes skibe så vil

muligvis tage kraftigere våben i anvendelse end

har i dag og der kunne det være formålstjenligt

derfor må vi have regeringen på banen og fortælle hvorfor man har udelukket den mulighed i det materiale der ligger til folketinget i dag derudover er

det som også andre ordførere har sagt allerede nu under debatten

os imod pirater først og fremmest skal vi jo ikke under nogen omstændigheder fremover løslade anholdte pirater i området

ikke dele den glæde som udenrigsministeren

nogle gange over at man nu har fået

man har løsladt hovedparten det er ikke holdbart i længden

bare til piraterne ok værsgo kom i land med proviant

i øvrigt fortsætte jeres forehavende nogle dage efter det har vi jo også set eksempler på det duer simpelt hen ikke med den slaphed

her under debatten i dag og svarer på hvad man rent faktisk vil gøre for at

de kapringer der er sket af danske skibe i særlig somaliske farvande må standses vi har lagt os hårdt i selen med en militær indsats men fra de radikales side mener vi også at sikringen af den civile skibstrafik kan yde et stort bidrag til løsningen af pirateriproblematikken det er

af denne indsats er dette lovforslag det gør det muligt for rederierne at have våben om bord på skibene med henblik på

medføre bevæbnede vagter ved passage af piratfyldte farvande alle parter er hørt i sagen og både rederne og sømændene bakker op om forslaget det er klart at vi fortsat stiller

betydelige krav til rederierne i de tilfælde hvor de nu får øgede beføjelser vi stiller krav til våben og ammunitionstyper vi stiller krav til opbevaring af våbnene vi kræver at der føres våbenbog vi stiller krav til vagternes egnethed vi stiller rapporteringskrav når våbnene

affyret eller ej under disse forudsætninger er vi fra radikal side meget tilfredse med de nye muligheder der ligger i lovforslaget for at medføre bevæbnede vagter og giver det vores fulde opbakning

skibe der passerer uroligt farvand er ikke en langsigtet løsning derom må der ikke herske tvivl men i en situation

hvor piraterne bliver rekrutteret længere og længere inde i landet og dermed har meget lidt kendskab til søfart og navigation bliver piraterne mere desperate og livet dermed farligere for rederiernes rederiernes sejlads i farefyldt farvand i en sådan situation er vi nødt til at give rederierne de redskaber som de har brug for til at forsvare deres skibe og mandskab som loven er i dag tilgodeser den ikke rederiernes behov for at få våbentilladelse til vagter på rederiernes skibe ikke mindst fordi tilladelsen er meget specifik til kun at gælde en bestemt rejse og

bestemt person sf støtter derfor dette forslag fordi vi mener at det letter sagsbehandlingen vi bakker

passerer farefyldt farvand vi forventer dog en præcisering i bekendtgørelsen sådan at der bliver nærmere betingelser for våbentilladelsen at

efter piratangreb skal redegøre for hvordan våbenmagt er blevet anvendt

at der også stilles krav til vagternes egnethed alt dette forventer vi bliver en del af bekendtgørelsen situationen i farvandet ud for blandt andet afrikas horn skærpes pirateri er en indbringende forretning i et land hvor der ikke er mange muligheder for unge mennesker til at skabe sig en fremtid jeg var selv med dette tings integrationsudvalg i kenya i marts hvor vi blandt andet blev grundigt briefet om arbejdet med at tilbageholde og retsforfølge pirater kenya tager en stor del af sit ansvar og det selv om landet også huser et sted mellem

og syvhundredetusind flygtninge fra regionen derfor er jeg glad for den indsats som danmark yder af praktisk og administrativ hjælp til den kenyanske regering i denne sag

som sagt i starten ikke en løsning på en meget kompleks problemstilling men et redskab i en situation hvor sømænd hver dag risikerer livet ved blot at være til stede på danske skibe i et farefyldt farvand jeg skal derfor meddele

ene

en bedre synlighed

har måttet løslade pirater

firserne i europa hvad er det næste skal vi have kanoner skal vi have jagerfly

køre sådan en krig op jeg synes det er vigtigt at man har våben

det ville herre peter skaarup også vide hvis han kendte til sfs historie

som pacifistisk parti er vores ønske

får mulighed for at forsvare sig med hensyn til den anden ting som jeg kort nævnte i min ordførertale om retsforfølgelse af pirater

peter skaarup og det parti han repræsenterer skulle være med til

er et land et meget fattigt land med fyrre millioner indbyggere der i den grad tager et meget meget stort slæb

det her ansvar det anerkender jeg at de gør jeg synes måske ikke at det land

ansvaret for hele verden jeg synes at herre

peter skaarup skulle være en af dem der kom med bud på hvordan vi kunne løse det så vi også kunne tage vores del af ansvaret

et våbenskab ombord som forskellige sikkerhedsfirmaer så

et dårligt signal at sende

strafafsoning på selve skibet

forsvare sig mod angreb og det er det vi ønsker at give en lidt lettere mulighed for til de danske skibe det er det vi ønsker

heller ikke ud for afrikas horn men vi ønsker at danske skibe skal kunne forsvare sig i forhold til

alle sammen og afsonede men det kan vi jo diskutere jeg synes det er lidt nemt

kenya som vi meget gerne vil have nogle gode aftaler med men vi har også et land der har kæmpestore problemer og tager sin del af slæbet

pernille skipper værsgo

jeg vil starte med at indrømme at det var intentionen at vores udenrigsordfører skulle have stået her

han er desværre rejst til palæstina det er vel ikke desværre men altså derfor at jeg er til stede i dag og jeg vil så håbe at jeg kan svare så godt som muligt på de spørgsmål der

i enhedslisten kan vi sagtens forstå at man hos rederierne ikke mindst hos dem som er ansat hos rederierne og sejler i farefulde

har et ønske om at øge sikkerheden det kan vi godt forstå

er nogle uhyggelige historier vi hører det er dog sådan at man allerede i dag har lov til at have et

er sådan at det er enkeltpersonerne altså de enkelte vagter der skal have tilladelse til at bære våben problemet med det her lovforslag er at

ikke blot vil give enkeltpersoner tilladelse til at have

men give en gruppe tilladelse altså en privat gruppe det er også en af de betænkeligheder som advokatrådet og politiforbundet bemærker i høringssvarene her er altså tale om ikke blot enkelte mennesker men private grupper som får tilladelse til at administrere våben det kan give en risiko for en meget stor spredning i de våben som florerer og som hører under dansk ret

at vi har en meget restriktiv lovgivning når det kommer til skydevåben og

hvor mange våben der er i omløb så vidt muligt i hvert fald og så vi ved hvem der har lige præcis

kan vi forhåbentlig sørge for at uheldet ikke skulle være ude jo flere våben der

jo større bliver risikoen også for at noget går galt med det her lovforslag

våben det bliver også op til dem at afgøre om en plet på straffeattesten er alvorlig nok til at sørge for at

vagten ikke bør bære et våben dybest set

muligt for rederierne i dag som sagt at

bevæbnede vagter med ombord på skibene hvis man gerne vil sørge for det

man planlægge i

hvordan det skal foregå så så man er sikker på at det er de rigtige mennesker der er med ombord på rederier og på skibe er man jo vant til at planlægge

inden for hvilken præcis time et helt andet sted i verden og så er det nok også muligt at

en vagtplan over hvem der skal med på det skib i god

som handler om muligheder som handler om udviklingspolitik udviklingsbistand blandt andet i somalia

kort sigt

en meget meget lille del

de skibe der sejler i konvoj

de skibe som har meget høje rælinger næsten heller aldrig bliver udsat for angreb

nogle ting som er forholdsvis nemme

effekt og som ikke samtidig letter vores lovgivning på våbenområdet så vi får flere våben i omløb som der er mindre kontrol omkring det positive ved det her lovforslag skulle

i forhold til at have mindre styr på våbnene og derfor

kan enhedslisten ikke støtte forslaget

helt optimalt er

vil være at det er danske soldater

konvojsejladser høje rælinger

kan gøre det meget meget svært for pirater at gå til angreb det er jo også noget man allerede har

en effekt det synes jeg er konkrete forslag når det kommer til det første spørgsmål

må jeg desværre blive ordføreren svar skyldig som sagt var det meningen at vores udenrigspolitiske ordfører skulle stå her i dag

at gøre i dag rederierne har gjort hvad de kunne for at sige til deres medlemmer

fænomen i området som

for det

på noget der hjælper og jeg synes

er jeg sikker på at dansk folkeparti også allerede har foreslået vores udenrigspolitiske ordfører de gode forslag

set ikke om at have våben på skibene det handler om

til en enkelt person så vi ved præcist hvilket menneske der har hvilke våben

vi skal give en tilladelse bredt til et privat vagtværn som så efter deres forgodtbefindende

jeg noterede at høj hastighed konvojsejlads og og højere rælinger skulle være enhedslistens løsning jeg tror de fleste rederier har tænkt over det i forvejen

det er løsningen jeg også se hvad andre lande blandt andet norge gør og

er enhedslisten imod muligheden for private bevæbnede

have bevæbnede vagter på skibene er fin det vi har et problem med er at

man frem for at give enkeltpersoner våbentilladelser

efter deres forgodtbefindende at uddele våben det betyder at den danske stat har mindre styr på dem og det synes vi

at de søfarendes organisationer og rederierne i dag beretter om problemer

at få disse tilladelser i hus efter den gældende ordning jeg bemærkede

at ordføreren sagde at det kunne man jo planlægge sig ud af men i nutidens skibstrafik

mener enhedslisten at den gældende ordning er ok og er enhedslisten dermed uenig med

man kan planlægge sig til rigtig rigtig mange ting og når man kan planlægge sig til hvor en enkelt container skal ende i den anden

og dette lovforslag ligger jo fint i tråd med den tradition

alle sammen har været vidne til de problemer der er omkring pirateriet i det indiske ocean og navnlig

det her forslag tager hensyn til de problemer som rederierne har oplevet i praksis når de skal beskytte deres skibe imod

man lægger op til det man kan kalde mere fleksible våbentilladelser end dem der hidtil har været givet og det er sund fornuft det gør at der kan blive mere tryghed for personalet på skibene det gør at rederne ejerne kan være trygge for at de kan sejle deres skibe igennem området og det gør at de varer der skal fragtes på betryggende vis kan komme frem fra den ene del af verden til den anden og det er godt

handle på tværs af verdensdele alle er glade rederiforeningen er glad fagforeningerne er glade det burde sådan set være lige til og det er det sådan set også

jeg synes også det er værd at have med netop når vi taler om en globaliseret verden at

vi fra dansk side sørger for at man på betryggende vis kan sikre skibene der er udsat for piratangreb

med det her forslag sikrer vi ligesom også

flag

selv om der umiddelbart indgår en ny afgift

hvor mange sejladser der er så kan man faktisk se at vi efter et halvt år med

ser på hvad der vil være det forventede provenu af det her forslag

der bliver sat et lille kryds om ikke i den sorte så

hos liberal alliance for

skibe på flaget

lovforslag som jo dybest set bare gør det som vi allerede gør i dag

må søge individuel tilladelse for hver gang

de fremover kan få en generel tilladelse og det gør det altså langt mere smidigt og hensigtsmæssigt og derfor kan vi selvfølgelig støtte lovforslaget lovforslaget er desværre en nødvendighed

er desværre nødvendigt for danske skibe at kunne forsvare sig selv fordi

er blevet en trussel imod verdenshandelen det var det også for mange mange år siden

været nogle hundrede år hvor der har været ro på det felt men nu er det kommet igen pirateri er et alvorligt problem og

en alvorlig trussel mod verdenshandelen og derfor skal man selvfølgelig

sendte hele det danske søværn ned i det indiske ocean ville det ikke være muligt at beskytte alle så staten har altså

det i danmark kapaciteten til at kunne beskytte borgerne

derude på de store verdenshave og derfor må det være rimeligt at de der sejler derude og som er udsat for truslen har mulighed for at forsvare sig selv

sige bred opbakning til regeringens forslag

gentage indholdet af lovforslaget det

bare som sagt sige tak

den brede opbakning og selvfølgelig forsikre folketinget om at jeg naturligvis stiller mig til rådighed hvis der er yderligere spørgsmål i forhold til lovforslaget

været et par kommentarer som jeg gerne vil

gør det synes jeg at det er vigtigt

hel række spørgsmål og det har været

har været tæt inde i arbejdet og

rose rederiforeningen også de søfarendes

have gået så seriøst til værks som man er gået med det her det synes jeg er virkelig flot

tæt samarbejde med hinanden så det synes jeg er rigtig godt og det

også at folketinget skal have med i den videre behandling af lovforslaget

synes jo også at den opbakning der har været i høringssvarene til det peger i den retning det er klart at det jo er en bekendtgørelse

er der behov så er der mulighed for at se på det igen men som sagt er det vores vurdering at den kaliberstørrelse der er angivet her er den rigtige danske soldater om bord på skibe

vi kan jo se på de trusselsvurderinger der kommer at det jo ikke bare er

det kan også være kysten ud for visse dele af vestafrika

er er der altså her på baggrund af den

individuelle godkendelses og tilladelsesordning som vi

at få styrket det og det sker med afsæt i at det er private vagtværn som får muligheder for det på baggrund af en generel tilladelse så det mener vi er vejen at gå

at at danmarks øvrige engagement på

kan bidrage til at vi forhåbentlig kan få bedre ro og orden i de områder hvor piraterne desværre hærger alt for meget men samlet set

skal have bedre og nemmere muligheder for at få vagter om bord så tak for

jeg synes det er positivt at ministeren

allerede inden de kommer

den måde kan man undgå blodsudgydelse og der kunne det godt være relevant at man

i forbindelse med brug af håndskydevåben

om ministeren mener at det er tilfredsstillende at man løslader pirater der jo så begår nye angreb mod danske skibe det har vi set nogle eksempler på

jeg synes ikke at der er så meget

fremsat en ny model for at styrke sikkerheden på danske skibe

så måtte have af spørgsmål der vedrører den øvrige del af

de steder hen hvor de hører hjemme de hører ikke hjemme i en diskussion om at sikre danske rederier mere smidige vilkår til

jeg går da ud fra at ministrene taler sammen og at regeringen taler sammen om

som også andre ordførere har været inde på

rigtige muligheder

må vel være en fælles holdning hos regeringen uanset om det hører under udenrigsministeren

måtte have af spørgsmål til den samlede danske strategi for deltagelse i bekæmpelsen af pirateri

synes jeg man skal tage de steder hvor det nu en gang hører hjemme jeg synes det er glædeligt at man her i folketinget har en så bred opbakning til et så vigtigt lovforslag som vi har her danmark er en stor søfartsnation vi har mange skibe som krydser

piratfarvande og vi skal gøre hvad vi kan for at sikre at der er en god beskyttelse af både rederiernes

også af medarbejderne de søfarende om bord på skibene det er det det her handler om og derfor er jeg som sagt meget tilfreds med den brede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

giver først ordet til venstres ordfører herre kristian pihl lorentzen

tak for det sidste år i maj vedtog i folketinget en lovændring så unge med virkning fra januar to tusind og tretten kan køre en lille knallert fra femten års alderen venstre støttede varmt denne lovændring der var et stort skridt i retning af bedre mobilitet og mere frihed under ansvar for de unge samtidig med at hensynet til trafiksikkerheden blev tilgodeset specielt for unge der bor og færdes uden for de større bysamfund i landdistrikterne er knallerten med til at give mobilitet og frihed indtil det tidspunkt hvor de unge kan begynde at køre i bil eller på motorcykel omvendt må vi også erkende

og til skade for landdistrikterne hvor knallerten har stor betydning ikke mindst for de unge mennesker venstre køber ikke regeringens argumentation om at det sker af hensyn til trafiksikkerheden fakta er at i to tusind og ti var tre unge under atten år impliceret

i alt ti dødsulykker på knallert altså tre ud af ti var unge i to tusind og elleve var der tre unge under atten år impliceret i fjorten trafikulykker med dræbte altså tre ud af fjorten dræbte var unge det er altså en myte at det er de unge

kommer til skade på knallert når der sker alvorlige ulykker med knallert skyldes det i halvfjerds procent af tilfældene kørsel i beruset tilstand eller andre lovbrud såsom tuning af knallerten eller kørsel uden hjelm hvorfor i alverden skal disse lovbrud gå ud over den brede skare af lovlydige unge der har brug for knallerten og den øgede mobilitet og frihed som den giver dem regeringen praktiserer i virkeligheden med det her lovforslag kollektiv afstraffelse og det er ellers noget der er afskaffet i hæren for mange år siden venstre vil i den stik modsatte retning ikke alene vil vi holde fast i den vedtagne aldersgrænse på femten år for

også kaldet knallert fem og fyrre vi er nemlig overbeviste om at en sådan trinvis overgang for de unge fra løbehjul til cyklen over til den lille knallert og til den store knallert er en logisk og sikker tilvænning frem mod de atten år hvor de lovligt kan køre en bil eller motorcykel med rigtig mange hestekræfter nærværende lovforslag er dybest set et udtryk for en gang trafikformynderi af værste skuffe et trafikformynderi der ikke vil styrke trafiksikkerheden men som i stedet fratager de unge frihed og mobilitet venstre kan derfor ikke støtte lovforslaget

eller til færre

tilgodese trafiksikkerheden endda et meget vidtgående skridt der er nu krav om en meget omfattende og grundig køreuddannelse inden man kommer op til en køreprøve som også er meget mere grundig

stående joke at man trak et knallertkørekort i en automat sådan er det ikke i dag med den lovændring vi lavede sidste år desuden har vi sikret at hammeren falder utrolig hårdt hvis man begår ulovligheder og det er jo lige netop ulovlighederne der er årsag til ulykkerne

og trafiksikkerheden er i højeste grad tilgodeset den statistik jeg nævnte her viser jo netop at det ikke er de unge der er det primære problem når vi taler knallertulykker så vi er meget trygge ved at sætte en aldersgrænse på femten

elementer der trækker i retning af at hvis det bliver lovligt at køre knallert for femten

tretten indtil det her måtte

så er det også et opgør med den praksis at rigtig mange unge mellem femten og seksten år rent faktisk kører knallert

det er virkelig farligt når det sker for de

gør vi jo op med ved det at

femten år derfor vil jeg opfordre regeringen til at trække det her tilbage det er simpelt hen trafikformynderi i stedet for skal vi have mere frihed under ansvar forstået på den måde at vi giver de unge lov til mere

hammeren falder hårdere når de så træder ved siden af og begår ulovligheder for det er

grænsen for at føre lille knallert fastholdes på seksten år

virkeligheden allerede er vedtaget at aldersgrænsen for at føre lille knallert skal nedsættes til femten år fra to tusind og tretten det er vi imod og vedtages det her lovforslag

ikke til at ske en nedsættelse af aldersgrænsen til

vil føre til flere dræbte og til flere tilskadekomne i trafikken derfor tror jeg at vedtagelsen af det her lovforslag vil betyde at vi redder liv det påpegede

man er sådan rimelig sårbar på en lille knallert hvis der sker noget

rigspolitiet rigsadvokaten og ungdomsskoleforeningen imod

som selv politiet påpegede under den gamle regering

at sænke aldersgrænsen for at føre lille knallert

ikke modtage dokumentation for noget som er rene spådomme

herre ole hækkerup sin sin ideologi på ud over

en hundrede og syv og tredive i maj sidste år og i forbindelse med det lovforslag var der høringssvar fra flere parter var blandt andet høringssvar fra rådet for sikker trafik og

med at dengang man havde en aldersgrænse på femten år hvad man havde fra nitten halvfjerds til lige i starten af

tilskadekomne i trafikken end da man hævede den til seksten år det er det ene det andet er at de argumenterede med erfaringerne fra østrig

hvis man læser de høringssvar der var den lovgivning der blev lavet på det tidspunkt kan man se at de der argumenterer

ville kalde videnskabelig og dokumenterer at det er det her der med usvigelig sikkerhed vil ske så det er det jeg bygger det på det er fuldstændig åbne kilder som alle kan orientere sig i

at antallet af dræbte knallertkørere på knallert tredive

har vi heldigvis over de sidste mange mange år set et

i antallet af trafikforseelser det der er min pointe er følgende hvis

siger at nu nedsætter vi ensidigt aldersgrænsen for at føre lille knallert fra seksten til femten år

antallet af kvæstede i trafikken vi ser ikke blive lige så stort

derfor tror jeg at det vi vil se i antallet af kvæstede vil fortsætte vi vil fortsat have den positive udvikling med et færre antal kvæstede hvis vi fastholder aldersgrænsen på seksten år

regulært uenige

at stille venstres ordfører før nemlig hvis man fastholder aldersgrænsen for at føre lille knallert

flere kvæstede i trafikken

hundrede og tredive på motorvejene og det gik ikke så galt endda der er vel nærmest færre der dør på motorvejene i dag det var en hundrede og ti

kan vi lade den ligge og gå tilbage til

jo klart at hvis man giver mere frihed til folk kan gøre flere ting end de kunne før

måske flere der kommer til skade fordi folk kan gøre noget dumt

man må køre knallert eller i hvert fald hæve aldersgrænsen

få ordnede

aldersgrænsen fra femten til seksten år jeg siger det bare for vi kan godt

en goddag mand økseskaft diskussion

for at holde os på sporet bedst at sige at det er det det handler om

det helt grundlæggende her at jeg har meget svært ved at se hvordan man ved at nedsætte aldersgrænsen kan argumentere for at det fører til færre kvæstede eller for den sags skyld færre dødsfald i trafikken

forstå herre simon emil ammitzbøll og i øvrigt også venstres

lovliggør det som folk alligevel gør

en temperamentsforskel mellem herre simon emil ammitzbøll og

på knallert kunne også være noget andet end at lovliggøre det det kunne være at sige

det svar vil jeg hellere have

om temperamentsforskel det tror jeg sagtens

partier så gerne vil gøre på en række områder det er derfor de handlende i københavn klager over at de ikke kan få hjælp

hvorfor så ikke få ordnede forhold hvorfor ikke sørge for at de kan få ordentlig undervisning

nogle af de ulykker som allerede sker

men nej man skal ligesom vende det om

regeringen vælger at komme ned i folketingssalen

i herre simon emil ammitzbølls optik sikkert dækker både stort og småt det er

jo en lang række af de ting vi gerne vil rette

vko fremlagde det var at vi ønsker at ændre den her aldersgrænse for at føre lille knallert derfor samler vi også op på det der er

en masse af de ting vi har samlet op på og rettet op på efter årene med

bare er småting det var det ene det andet er så

om at vi blander os i alt muligt nej jeg synes lige præcis politiforliget er udtryk for at man siger at her er der nogle få overordnede politiske retningslinjer men i øvrigt

skal politikerne ikke blande sig for meget i den måde arbejdet tilrettelægges på hos politiet

politiet så den kritik er jeg i virkeligheden ikke

at man kan løse ting i samfundet der er ulovlige ved at sige at nu gør vi det lovligt altså hvis folk har en ulovlig adfærd siger vi

så har vi jo ikke ulovligheder mere det er rigtigt i princippet men jeg tror også det er rimelig klart for de fleste hvor hurtigt det ville gå galt hvis man

i ordførerrækken er herre kim christiansen

andet den nuværende statsminister den radikale leder

med deres troskyldige øjne og bedyrede at hvis bare de fik magten

vi skulle have bredt samarbejde lovforslaget vi skal behandle i dag er bare et blandt mange eksempler på det stik modsatte med næsten smallest mulig margen

fordi man har siddet og været tøsefornærmet og nu har fået

folkeligt mandat så dog et mandat

rulle de her ting tilbage det er lovtyranni lovsjusk

folkeparti i maj to tusind og elleve sammen med vk og de radikale ikke at forglemme som så på forunderlig vis har skiftet holdning

lad mig lige minde om at

træde en cykel og det sker uden hjelm men jeg ved ikke om det er noget regeringen

en tid hvor der kører færre busser især i udkantsdanmark

mulighed for at transportere sig selv til og fra deres uddannelsessted give dem en øget mobilitet

tilsyneladende er de radikale blevet banket godt og grundigt på plads af deres regeringspartner jeg ved ikke hvilken politisk rævekage der kan ligge bag

efter at de har erhvervet ministerbilerne vi har skabt en forventning hos tusindvis af unge mennesker som nu bliver annulleret og dette

skulle træde i kraft i januar to tusind og tretten den nittende januar er absolut sidste dag i forhold til de forpligtelser

i forhold til eu men allerede nu

i den nye regering forudset at det bliver en katastrofe hvis man gennemfører den her lov

de havde besiddet samme evne til spådomme ved fremsættelse af andre forslag

blevet fremsat det hedder i begrundelsen for forslaget at regeringen finder at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn som taler for at den nuværende aldersgrænse på seksten år har været gældende i mange år

jo en fantastisk argumentation

da vi vedtog den nuværende lovgivning som ikke er trådt i kraft endnu skete der samtidig en stramning af køreuddannelsen og af sanktionerne ved tuning det var frihed under ansvar

den daværende opposition voldsomt var at gebyret steg fra hundrede kroner til fire hundrede og tyve

ansvaret for finanserne har man åbenbart ikke fundet det betimeligt at fastholde gebyret på hundrede

som man kritiserede under sidste lovbehandling det er jo imponerende dansk folkeparti vil stemme klart og tydeligt nej ved tredjebehandlingen

der er valgt i udkantsdanmark vil besinde sig og stemme det her lovforslag ned og give de unge mennesker den her mulighed for øget mobilitet

men håbet er jo lysegrønt tak

ole hækkerup socialdemokraterne

en aftale med netop den nye regering på lige præcis området trafikpolitik og sætter det ikke kommentarerne om blokpolitik i

og enhedslisten har lavet en aftale om at fordele en milliard kroner

stunder og der vil vi selvfølgelig også gerne være med og

var det imod rigspolitiets råd

arbejdsgruppe der havde siddet og kigget på lige præcis reglerne

i fuld overensstemmelse med andre høringssvar blandt andet ønsket om bedre mobilitet i udkantsdanmark stadig væk var det jo henstillinger

det var spådomme det var forventninger om at det her kunne skabe en øget

faldet med fem og halvfjerds procent over de sidste ti år for

lænet sig til det er dog set i lyset af

antallet af knallert tredive i den samme periode er mere end fordoblet

til over tohundredetusind men uheldsfrekvensen er faldet med fem og halvfjerds procent det indikerer jo ligesom ikke at der skulle være en øget risiko for

herre rasmus helveg petersen det radikale venstre

mange radikale venstre støtter varmt lovforslaget der sigter

seksten år da aldersgrænsen for

sidst blev behandlet i folketinget stemte vi radikale for loven der blandt andet

da jeg kan forstå at det har interesse det radikale venstres gruppe har haft en fornyet drøftelse af spørgsmålet om nedsættelse af aldersgrænsen for unge knallertkørere

ændringsforslag det fremgår også af betænkningen således at vi fastholder den nuværende aldersgrænse på seksten år da ændringsforslaget sandsynligvis ikke kommer igennem har vi også på den baggrund taget stilling til om vi vil støtte lovforslaget som helhed og det gør vi fordi vi synes der er en lang række andre gode tiltag

også tilfredse med at det varer et stykke tid inden loven træder i kraft og det vil sige at vi i den periode også kan følge diskussionen hvis den måtte opstå igen det sagde lone dybkjær for en år siden og det er præcis det der er sket og vi er glade for

en aldersgrænse på seksten år der derved fastholdes som den er i dag der er så mange gode argumenter for at fastholde aldersgrænsen

helt overbevist om fornuften i netop denne aldersgrænse det afgørende argument er selvfølgelig trafiksikkerheden vi har set en rapport der siger at en sænkelse af aldersgrænsen vil betyde to dødsfald og fem og fyrre kvæstede

mere end vi ser i dag

er forbundet med først at kunne køre knallert som seksten årig

vurderer vi som mindre betydningsfulde end den meget kontante trafiksikkerhedsgevinst

at det jo ikke kun er femten årige i yderområder der i givet fald ville benytte sig af

men derimod en hel ungdomsårgang

også være et folkesundhedsargument fordi folk der i øvrigt har adgang til mobilitet vil bytte en

og har helt klart ikke de samme bekymringer som der er blevet givet udtryk for i salen

samme ordfører er også meget bekymret for gebyrets størrelse

gebyr på fire hundrede og tyve kroner

absolut vores reservationer grunden til at vi ud fra en samlet betragtning stemte ja til forslaget for et år siden var selvfølgelig de elementer der omhandler undervisning af de kommende knallertkørere

et ændringsforslag der fastholdt grænsen ved seksten år og det er såmænd den samme indstilling vi har i dag der er en meget lige linje mellem vores holdning for et år siden og vores holdning i dag

vores stemmeafgivning det der ikke kunne lade sig gennemføre før valget har vi nu et flertal for at gennemføre nemlig at fastholde grænsen på seksten år

næste ordfører og

unge menneskers sikkerhed i trafikken ligger sf meget på sinde og derfor hilser vi også lovforslaget l en hundrede og sytten velkommen så længe

har aldersgrænsen for at køre knallert været seksten år og det ønsker sf fortsat at den skal være at den tidligere regering så fik den idé at nedsætte aldersgrænsen

femten år stik imod sagkundskaben på området må så være udslag af princippet om vi alene vide og kampen mod de såkaldte smagsdommere uanset hvilken viden og ekspertise

så besidder danmark har en god ordning hvor de unge skal gennemgå såvel teoretisk som praktisk undervisning for at erhverve sig et førerbevis til knallert sf mener

føre knallert er medvirkende til det lave antal af unge kvæstede i trafikken

for at kunne erhverve sig teoretisk og praktisk viden

ved at tilbageføre aldersgrænsen til seksten år

få det fulde udbytte af undervisningen men også

kan klare sig i trafikken vi vil gerne lytte til sagkundskaben og støtter derfor forslaget

at citere lidt fra den debat vi havde sidste år det var jo

jeg synes det er fortvivlende at vi står i en situation hvor et stort regeringsparti vrider armen om på et mindre regeringsparti

ikke ordfører til daglig på det her område så jeg har ikke deltaget i

jo en enig regering der fremsætter det her forslag

side har det altid været synspunktet at seksten år var

i øvrigt også lyttet til både rådet for sikker trafik

som alle sammen entydigt har peget på at seksten år er den rigtige grænse

mener noget andet og det må man jo så bare tage til efterretning

og det tror jeg så også andre har og derfor er

man eventuelt ikke kan skifte holdning

fornemmelse af hvad de mener der kan foregå

dokumentere den her tro på at det skal være seksten år har herre jonas dahl nogen som helst dokumentation for noget der kunne indikere at der ville komme en stigning i antallet af tilskadekomne

at printe og som jeg også har skimmet på min computer

de ret klart og entydigt viser hvad der var positionen

sikker trafik rigspolitiet rigsadvokaten jeg synes det

at man fastsætter grænsen som man har gjort det lytter vi til fra sfs side

på hvad sagkundskaben siger det har vi gjort fra

vi har lyttet til de høringssvar der er kommet ind og det er også baggrunden for at vi nu er fuldstændig enige ligesom i øvrigt resten af regeringen

at så mange partier som muligt vil bakke op om det det vil dansk folkeparti ikke kan

op til dansk folkeparti jeg glæder mig bare over at der er udsigt til at et bredt flertal

henning hyllested for enhedslisten værsgo

bag på ret mange at enhedslisten påskønner regeringens initiativ med at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen for at føre lille knallert fra seksten

i sidste omgang vedtog i maj to tusind og elleve og som jo skulle træde i kraft her i januar to tusind

det er væsentlige hensyn til færdselssikkerheden som jo taler for at den nuværende

målet er færre trafikulykker ikke flere så vi mener at det er den rigtige vej at gå ved at fastholde grænsen på de seksten år

undgås det at et stort antal unge enten kommer til skade i trafikken eller måske endda mister livet

og det er fristende at spørge ministeren om han planlægger flere initiativer i den retning der kunne rette op på vk tidens mange letsindigheder det kunne

være nedsættelse af farten på motorveje

landeveje nå ok

fra partiet venstre ændringerne i busdriften efter

kan ikke opfylde behovet for at komme til gymnasiet til den tekniske skole eller til lærepladsen hvis flere kan køre lovligt på knallert kan de unges tilstedeværelse

forbedres og en del af problemerne med bosætning i landområderne vil imødekommes

også det vi hører her bedre mobilitet frihed under ansvar og jeg ved ikke hvad

sagt af carsten abild fra partiet venstre som er formand for landsbyerne i danmark og medlem af

samme regionsråd region syd som jo gik ret hårdhændet til værks da der skulle nedlægges busruter på fyn og i sydjylland det er i virkeligheden mageløst i stedet for at opretholde en rimelig busbetjening af landområderne så unge mennesker i disse områder kan komme sikkert

fra deres uddannelsessted fandt den tidligere regering ud af at de unge

bare kunne anskaffe sig en knallert og hvis man

de unge er simpelt hen ikke erfarne nok og uerfarenheden kommer jo tydeligere til udtryk jo yngre folk

sig logisk nok unge tager flere chancer i trafikken og

ikke altid i stand til at overskue konsekvenserne af

det bliver ikke bedre med årene nedefter

de femten til sytten årige tegnede sig i to tusind og ni for syv og tredive procent af de her ulykker og selv om antallet af knallertulykker er på vej ned det

stadig alt for højt og vi har altså også fortilfældene fra halvfjerdserne hvor aldersgrænsen

blev sat ned fra seksten til femten år og det viste

at for flere ulykker end de seksten årige og at de seksten årige som havde kørt knallert i et år i

fra både østrig og holland

ottedobling af ulykkerne efter at man nedsatte alderen til femten år og

grænsen op til atten år for både stor og lille knallert så vi synes det er godt at man med det her lovforslag forhindrer en i virkeligheden livsfarlig udvikling

i stedet for at vænne de helt unge til en motoriseret livsform

motiveres til at tage cyklen og i videst mulig omfang kombinere denne cykel med busser og tog men det kræver selvfølgelig at der sker en genopretning af den bustrafik som ikke mindst den tidligere regering var med til at nedlægge gennem den stramme økonomiske kurs over for regioner kommuner nok om det til den øvrige del af lovforslaget har vi lige nogle ganske få bemærkninger i

euforiserende stoffer og medicin i det omfang det ikke tages fordi man har helbredsmæssige problemer netop fordi disse stoffer er ret udbredt blandt unge mennesker

unge under lavalderen der låner en knallert af venner og bekendte kunne vi godt tænke os at man kiggede på at indføre en eller

sig uanset størrelsen til en person under seksten år som jo bliver den grænse vi fastholder så vidt jeg kan se

kunne drøfte de her ændringer som vi vil foreslå i det kommende udvalgsarbejde

det er et lidt mærkværdigt lovforslag vi her skal

hovedformålet er at ophæve en lovændring vi allerede har vedtaget her i folketinget og som

jo lidt mærkeligt at en regering som

eu har bedt om at folketinget

mener at man vil ulejlige folketinget med et forslag af den her karakter

nuvel regeringen kan jo bestemme og fremsætte de lovforslag som regeringen har lyst til

så kan vi andre stemme nej til dem i den rækkefølge vi

det pågældende lovforslag jeg synes i virkeligheden at meget af debatten har afsløret hvad

det tankesæt som ligger bag meget af den lovgivning der bliver lavet i disse år nemlig mistilliden til at borgerne kan træffe nogle beslutninger for dem selv under frihed og ansvar der var tale om at man gennemførte

stillede nogle flere krav samtidig med at man sænkede

i liberal alliance tror vi at femten årige danskere

grad er i stand til at køre på knallert som femten årige svenskere det er jo lovligt på den anden side af øresund endnu en gang vil jeg gerne gøre den note at i sverige er der på en lang række områder hvis man fraregner ligestillingsområdet og alkohollovgivningen faktisk mere frihed end der er i danmark

jo noget vi gerne vil lade os inspirere af på nær de to områder

en del unge mennesker

jeg en diskussion med den socialdemokratiske ordfører

til et generelt princip sådan at hvis der er

mange voldsepisoder

lovliggøre det det er jo slet ikke det vi taler om vi taler dybest set om

her er det primært en selv man gør skade på hvis man kommer alvorligt til skade

set mest optaget af at lovgivning skal sikre at man ikke gør skade på andre der hvor man selv

enkelte at træffe fornuftige valg vil der være flere ulykker jeg har læst rapporter af forskellig art igennem om både de positive og de negative elementer ved knallertpakken

så er vi jo sådan set tilbage ved hovedspørgsmålet nemlig spørgsmålet om frihed hvis man giver folk mere frihed

i al sin visdom skulle bestemme hvilke beslutninger folk skulle træffe

også være men frihed giver dog

med den politik der bliver ført i øjeblikket ender hele danmark med at blive udkantsdanmark i europa men det er så en helt anden

i vores lille kongerige så synes jeg at det

man for en gangs skyld kunne tale om noget der ikke handler om at sende flere penge af sted fra skatteyderne men

giver nogle muligheder til noget større fleksibilitet og

set det som det her forslag i sin tid forsøgte at gøre det skulle så ikke lykkedes men det lykkes jo nok en gang igen forhåbentlig allerede efter næste valg

behandlede og vedtog forslaget om at sætte aldersgrænsen ned

var det jo for at øge mobiliteten blandt de unge

kan være hensigtsmæssigt med et

at nedsætte alderen fra seksten

hvordan ville det være med med trafiksikkerheden i den forbindelse og derfor

lå det især konservative meget på sinde

samtidig sikredes at

træde i kraft den første januar to tusind og tretten fordi man skulle nå at forberede den forbedrede køreundervisning man skulle i taget nå at indrette sig på de nye regler som blev vedtaget af et flertal i folketinget nu kommer

fastholder den forbedrede køreuddannelse og sanktionerne

sætte aldersgrænsen tilbage

fra femten år til seksten år og det betyder jo så at den frihed der lå i det oprindelige forslag forsvinder og det er vi fra konservatives side ikke indstillet på

ske på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde

gjort ved at forbedre køreuddannelsen og

ved at skærpe sanktionerne så når vi dengang stod hundrede procent bag lovforslaget om at sætte aldersgrænsen ned

gør vi det naturligvis også i dag og derfor stemmer vi imod

seksten år også selv om

det er jo en teknikalitet vi er i hvert fald imod lovforslaget om at sætte aldersgrænsen tilbage til seksten

det her forslag vil føre til flere

faldt antallet af færdselsuheld antallet af hårdt kvæstede og dræbte i trafikken

men når man skal se på det her forslag isoleret set

vanskeligt for det hænger jo sammen det hænger jo sammen at der i dag faktisk heldigvis er meget meget få der bliver slået ihjel i trafikken på knallert heldigvis der er stadig væk nogle og det er for mange

det her forslag i en sammenhæng med den lov vi har vedtaget nemlig at hvis man både skærper og styrker sikkerheden

forbedre køreuddannelsen og man også laver øgede sanktioner for hvis

overtræder reglerne bærer det jo i retning af at det bliver mere sikkert og det opvejer så det at man sætter aldersgrænsen ned til de femten år

modne nok til at køre på en lille knallert altså en knallert der kører tredive

det vurderede vi på det tidspunkt det var derfor

man vedtog at nedsætte aldersgrænsen fra seksten

en nedsættelse af aldersgrænsen isoleret set ville have en negativ og så er det rigtigt som ordføreren

aldersgrænsen fra femten til seksten år vil man så ikke opnå en

trafiksikkerheden når nu ordføreren netop selv sagde at nedsættelsen af aldersgrænsen fra de seksten til de femten år

at regeringen og et meget smalt flertal i øvrigt et meget smalt flertal i folketinget vil

de vil stadig væk transportere sig selv

det vanskeligt at sige om det her forslag i sig selv vil have en positiv eller negativ effekt

vil det jo være sådan at hvis der bare er en mere

der bliver slået ihjel i trafikken i dag men det ændrer ikke på at knallert er en farlig transportform

det godt at vi nu med den borgerlige regerings lovforslag får styrket køreuddannelsen

helt afgørende at dem der kører på knallert får en væsentlig bedre uddannelse uanset om

de bemærkninger der er givet og den debat der har været om

ønsker regeringen med lovforslaget at ophæve nedsættelsen af aldersgrænsen til at føre lille knallert som blev vedtaget under den tidligere regering men som endnu ikke er trådt

væsentligste hensyn og det fremgår jo også klart

trafiksikkerheden som taler for at den nuværende aldersgrænse på seksten år som i øvrigt har været gældende i mange år

skal fastholdes da det under den tidligere regering blev vedtaget at nedsætte aldersgrænsen

virkeligheden jo den at det skete stik

række sagkyndige anbefalinger blandt andet fra rådet for sikker trafik

frarådede en nedsættelse i regeringen har vi en klar ambition om at den meget positive udvikling vi i øvrigt har set

i de senere år skal fortsætte i de kommende år det gælder selvfølgelig ikke mindst når det drejer

antallet af unge trafikanter som kommer til skade

skal vi kunne gøre bedre derfor er det også at en nedsættelse af aldersgrænsen

føre lille knallert efter regeringens opfattelse vil være et skridt i den helt forkerte retning og det ønsker vi som sagt at rette op på med lovforslaget men som sagt tak for en

jeg stiller mig selvfølgelig gladeligt til rådighed for det videre arbejde og jeg ser selvfølgelig frem til

det kommende udvalgsarbejde

der er så meget komme efter i det udvalgsarbejde i forhold til

at om ministeren

i folketingsudvalgene og det stiller

selv om antallet af ulykker der involverer unge heldigvis er faldet de senere år og så kommer pointen så er unge fortsat overrepræsenteret knallertkørsel udgør den farligste transportform på

danske veje risikoen for at blive dræbt eller kvæstet er meget stor sammenlignet med andre transportformer tidligere erfaringer

det man så også skal huske på er at det her forslag handler om at vi lader være med at sænke aldersgrænsen men fastholder sanktionerne fastholder de skærpede krav til uddannelsen

samlet set betyde at vi vil være et skridt tættere på målet om at skabe en større trafiksikkerhed blandt unge

målet om at sikre en større trafiksikkerhed

ind til dokumentation for at det her skulle udgøre

er dokumentation

en meningstilkendegivelse fra diverse organisationer når vi laver en høringsrunde

det har en særlig værdi at læne sig op ad folk der rent faktisk beskæftiger sig med det til daglig og derfor

øvrigt udfører meget stor værdi og hvis man læser deres høringssvar

aldersgrænsen som den tidligere regering altså havde planlagt

man været igennem den samme øvelse godt nok tilbage i to tusind og to men der

trafikken som følge af den her ændring som altså

sytten årige så alt peger i retning af at det her

når man fra oppositionens side er

trafiksikkerheden blandt unge så forstår jeg ikke hvorfor man ikke vælger at slå til her det der sker er at vi fjerner det der har været usikkerhed om og fastholder det der var sikkerhed

sænkelsen af aldersgrænsen vi fastholder styrkelsen af

de elementer som skulle være med til at styrke trafiksikkerheden

forhåbentlig vil være at vi får en samlet styrkelse af trafiksikkerheden det burde hele folketinget kunne bakke op om og det synes jeg man skal tage op til genovervejelse i de partier som har udtalt sig

inden ministeren får svinget sig for højt op

atten år der kommer svært til skade eller dør i trafikken på knallert end der er

atten år så hvis ministerens ord

folketinget nu virkelig må vise at man

trafiksikkerhed og stemme for regeringens lovforslag burde regeringen så ikke fremsætte et lovforslag om at det skulle fuldstændig forbudt

læste jeg faktisk høringssvaret fra rådet for sikker trafik som herre tom behnke også har en vis relation til

knallertkørsel er den farligste transportform på de danske veje og risikoen for at blive dræbt eller kvæstet er meget stor sammenlignet

høringssvaret det skal ikke være det

endnu en gang særlig måske til de konservative henlede opmærksomheden på at når man nu var så usikker på om det at sænke aldersgrænsen var det rigtige men man krævede forstår jeg at der så skulle være en balance i den

regerings lovforslag ved at der skulle ske en skærpelse af køreuddannelsen og sanktionerne og den nuværende regering så fjerner det de konservative var usikre på og fastholder det de var sikre på synes jeg da i særlig grad de konservative skulle

vi tror på det vi gjorde og vi mener også at balancen var i orden men men jeg kan godt

at ministeren afviser at man fuldstændig vil

type transportmiddel og så må vi så

gøre hvad vi kan for at det bliver så sikkert som muligt

ikke sytten år eller atten år hvordan er man landet på seksten år

er jo noget interessant set i lyset af at der er

fastholdelse af det og det er i sig selv et argument

dem der beskæftiger sig med eksempelvis sikker trafik og andre

vil det betyde at man bringer en gruppe af unge altså gruppen af unge fra femten

i større fare i trafikken og det vil vi ikke være med til

være bedre til at sikre at også færre unge kommer til skade i trafikken

arbejde på at komme hen mod det mål og ikke gennemføre lovforslag

derfor laver vi den her ændring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

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den syttende april to tusind og tolv først er det ordføreren for

om forholdet mellem økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet fordi vi en gang for alle ønsker at der virkelig gøres noget ved det problem at man i mange tilfælde straffer økonomisk kriminalitet hårdere end man straffer personfarlig kriminalitet

det er nu engang ikke nok at vi i folketinget stiller os an ved højtidelige lejligheder og siger at der skal gøres noget ved et problem der skal også sættes handling bag ordene og det er netop det som dansk folkeparti ønsker med den her debat vi hører igen og igen om hvordan der er skævheder

den straf man får når man begår personfarlig kriminalitet og så den straf man får når man begår økonomisk kriminalitet en granskning af tallene viser da også at der faktisk er noget om snakken for eksempel viser tal fra justitsministeriets forskningsenhed fra juli to tusind og elleve at den gennemsnitlige straflængde for vold defineret som et legemsangreb af særlig rå brutal eller farlig karakter eller mishandling i to tusind og ti var på to hundrede og to og tyve dages ubetinget fængsel det er det man kalder § to hundrede og fem og fyrre vi taler om og det siger sig selv at et offer for en sådan forbrydelse typisk vil skulle vil skulle bruge langt mere end to hundrede og to og tyve dage på at komme sig psykisk

over et sådant overgreb strafferammen for vold af særlig rå brutal eller farlig karakter er i øvrigt seks års fængsel men i praksis er det nogle helt andre straffe

når det kommer til stykket ved domstolene til sammenligning er der talrige eksempler på at kriminelle der begår økonomisk kriminalitet bliver idømt for eksempel to års ubetinget fængsel og der er altså simpelt hen en ubalance set med dansk folkepartis øjne i forhold til det straffen skal så at sige passe til forbrydelsen for hvis vores straffe ikke gør det svigter vi retsfølelsen hos befolkningen og det går ikke det krænker borgernes retsfølelse når for eksempel en mand som klaus riskær pedersen kan idømmes seks års fængsel mens gruopvækkende forbrydelser mod børn typisk bliver straffet langt mildere

ligger på et for højt niveau i nogle tilfælde kunne det sikkert være rimeligt med højere straffe men dommene for voldskriminalitet burde være mere følelige for dem der mærker konsekvenserne af det nemlig de ofre der så kan se forhåbentlig at det virkelig har en konsekvens at man begår de her meget grove kriminalitetsformer for eksempel mod børn for eksempel

det er derfor dansk folkeparti har rejst den her debat vi ønsker at der sættes fokus på det område

justitsministeren

har med forespørgslen til mig justitsministeren spurgt til forholdet mellem straflængden for økonomisk kriminalitet og

desuden spurgt til hvilke initiativer ministeren vil tage for at rette op på skævhederne før jeg

mellem straflængden for forskellige former for kriminalitet vil jeg gerne understrege at jeg ikke ikke er enig i at der er nogle skævheder der skal rettes op på det ligger naturligvis regeringen meget på sinde at strafniveauerne for alle former for kriminalitet er passende

samme sige at den diskussion som dansk

op til her efter min opfattelse bygger på en forkert præmis

at det er muligt at sammenligne strafniveauet for personfarlig kriminalitet og for økonomisk kriminalitet alene ud fra længden af den idømte straf hvis man skal se på hvor streng en straf er er der imidlertid flere forskellige diskussioner og dimensioner som man må tage i betragtning blandt andet må man se på hvilken form for straf der er tale om er der tale om bøde er der tale om fængsel

straffen betinget eller ubetinget og og

vilkår om samfundstjeneste eller behandling disse forhold siger tilsammen noget om strafniveauet et strafniveau er derfor ikke en entydig størrelse

har nævnt det bliver man nødt til at tage i betragtning når man som dansk folkeparti lægger op til at lave en sammenligning af straflængden på tværs af forbrydelser

en ubetinget fængselsstraf på tre måneder eller en betinget fængselsstraf på ni måneder med vilkår om samfundstjeneste reelt er der ikke en entydig måde at sammenligne strafniveauet

forskellige former for forbrydelser på

tale om at man sammenligner æbler med pærer når det er sagt kan jeg oplyse at straffelovrådet tilbage i to tusind og to så på spørgsmålet om forholdet mellem de straffe der idømmes for økonomisk kriminalitet og for personfarlig

konkluderede på baggrund af statistisk analyse at der er tydelige forskelle mellem hensynet til strengheden

på den ene side økonomisk kriminalitet og på den anden side personfarlig eller alment farlig kriminalitet denne forskel er især tydelig når straffens strenghed vurderes ud fra arten af den idømte straf person og alment farlig kriminalitet bliver nemlig meget ofte sanktioneret med ubetinget fængselsstraf hvorimod der ikke i samme udstrækning idømmes ubetinget fængselsstraf for økonomisk kriminalitet

den del af sanktionerne som er ubetingede fængselsstraffe er skellet mellem økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet knap så markant men fortsat ganske tydeligt samlet set betyder det at der er færre ubetingede fængselsstraffe for økonomisk kriminalitet og at de ubetingede straffe som idømmes typisk er ret korte omvendt medfører person og alment farlig

ubetinget fængselsstraf der tilmed er lang

siden straffelovrådet foretog sin statistiske analyse i to tusind og to

der gennemført flere lovændringer med det formål at forhøje det hidtidige strafniveau for en række personfarlige forbrydelser for at afdække udviklingen i retspraksis efter disse lovændringer

har rigsadvokaten gennemført en række undersøgelser rigsadvokaten har blandt andet undersøgt strafniveauet i sager om vold voldtægt og samleje med børn under femten år på alle områder har rigsadvokaten vurderet at domstolene generelt har fastsat strafniveauet i overensstemmelse med de tilkendegivelser som fremgår af bemærkningerne til de respektive lovforslag rigsadvokaten har således kunnet konstatere en skærpelse af strafniveauet for personfarlige forbrydelser hvor strafniveauet er blevet ændret ved lov nye tal baseret på oplysninger om strafferetlige afgørelser i to tusind og ti bekræfter det billede som blev tegnet af straffelovrådet tilbage i to tusind og to person og alment farlig kriminalitet medfører således stadig meget hyppigere en ubetinget fængselsstraf end økonomisk kriminalitet gør når man ser på længden af de idømte straffe

som tegner sig for de lange

er altså stadig meget tydelig forskel på strafniveauet for person og alment farlig kriminalitet og strafniveauet for økonomisk kriminalitet det er nemlig sådan at person og alment farlig kriminalitet generelt straffes

er det ikke en skævhed der skal rettes op på dette forhold mellem strafniveauet for person og alment farlig kriminalitet og

er det jo bestemt vigtigt at vi løbende er opmærksomme på at strafniveauerne for alle typer af forbrydelser er passende

kan jeg oplyse som vi også har diskuteret flere gange her at spørgsmålet om strafniveauet for seksualforbrydelser indgår i straffelovrådets

igangværende arbejde med netop straffelovens

forventes straffelovrådets arbejde med det kommissorium som altså den tidligere regering

være afsluttet kort tid efter

altså sådan at person og alment farlig kriminalitet bliver straffet hårdere end økonomisk kriminalitet

man vel med rette sige at der ligger en opfattelse af

og beskyttelsen af menneskers liv og helbred er værdier der vejer tungere end økonomiske værdier

det samme som at sige at vi skal lade være med at tage den økonomiske kriminalitet meget alvorligt

sådan at denne regering har bebudet at bekæmpelse af økonomisk kriminalitet har en høj prioritet særlig efter finanskrisen

regeringens opfattelse at på dette område er der behov for at markere alvoren i sager om for eksempel insiderhandel pantebrevsspekulation og anden økonomisk kriminalitet som skader tilliden til samfundets grundlæggende finansielle system regeringen og enhedslisten har derfor taget initiativ til at fastholde og styrke indsatsen med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet jeg kan nævne at der blandt andet er afsat syv million kroner årligt til en særlig taskforce denne særlige taskforce skal tage sig af efterforskning af særlig kompliceret økonomisk kriminalitet

rigsadvokaten en stor fremgang i antallet af sigtelser

tiltaler og domme i sager om økonomisk kriminalitet som det fremgår

er regeringen meget optaget af at sikre at

uanset om vi taler om økonomisk

skal strafniveauerne være passende men regeringen er ikke enig i at der i dag

og derfor er regeringens konklusion den at strafniveauerne er passende

femtende januar i år og der sagde herre ole hækkerup personfarlig kriminalitet bør straffes hårdere end økonomisk kriminalitet og de straffe man laver

på den baggrund har jeg mildt sagt meget svært ved at forstå hvis regeringen nu pludselig ikke kan bakke op

så personfarlig kriminalitet rent faktisk bliver straffet

der ikke er støtte at hente hos regeringen til

komme frem med initiativer der sikrer højere straffe for personfarlig kriminalitet

vi taler om her i folketinget det kan lyde lidt abstrakt for nogle

virkeligheden konkrete sager

er noget de vender tilbage til gang på gang i deres liv

et eksempel med en kvinde der havde haft et kortvarigt forhold til en tidligere topbokser i elleve måneder efter hun havde afsluttet dette forhold blev hun chikaneret truet og tortureret af den pågældende mand manden er dømt for at have lænket kvinden til et toilet og tæsket hende hvorefter han trak hende i håret med ud til en bil

hun på et tidspunkt mistede bevidstheden af smerte manden blev for et par måneder siden idømt to en halv års fængsel for sin ugerning til sammenligning begik en syv og tyve årig mand omfattende moms og skattesvindel og blev ved retten i lyngby i december måned to tusind og elleve idømt tre års fængsel samt en tillægsbøde på en og tyve million kroner tilbage i to tusind og ni blev et ægtepar fra mou dømt for i årevis at have mishandlet kvindens datter pigen blev slået med knytnæver bøjler og hundelænker

et lille gæstetoilet uden lys i seks timer ad gangen endelig blev moderen dømt for at

pigens hoved under vand i badekarret som led i sin afstraffelse parret fik

på et halvt års

dog straffen så parret fik

års fængsel hver til sammenligning blev en såkaldt annoncehaj i marts måned to tusind og elleve idømt to års ubetinget fængsel for at have begået økonomisk kriminalitet annoncehajen fik altså det samme i straf som ægteparret

forbrydelsens beskaffenhed og

vores tilgivelse er nok meget selektiv vores tilgivelse går netop på at der er nogle ting som er tilgivelige det kan eksempelvis være mindre former for økonomiske lovbrud

vold og den slags jeg er naturligvis ikke med på at mindre former for økonomisk lovbrud ikke skal straffes men det er indlysende rigtigt at danskerne som helhed vurderer seksuelle overgreb og vold altså personfarlig kriminalitet som noget af det værste et menneske kan blive udsat for det bør vores

pludselig trækker følehornene til sig i den her sag hvad er det

den socialdemokratiske retsordfører sagde at personfarlig kriminalitet skulle straffes hårdere samlet set

at tage borgernes retsfølelse alvorligt og stå ved de ting vi siger der må være en overensstemmelse mellem det man siger og det man gør og det er det

vi gerne vil have folketinget med på her i dag jeg skal afslutningsvis

folketinget konstaterer at strafniveauet i sager om personfarlig kriminalitet er øget men fortsat ikke i tilstrækkelig grad afspejler den krænkelse af offeret der finder sted og at der fortsat er et alt for stort spænd mellem de faktisk udmålte straffe og strafferammerne folketinget pålægger regeringen at gennemføre de fornødne initiativer der sikrer at personfarlig kriminalitet straffes hårdere end økonomisk kriminalitet og at de straffe der gives ved domstolene passer til

tusind og syv anmeldt lige knap nittentusinde voldsforbrydelser sidste år tilsvarende tal syttentusinde og ottehundrede er danmark så blevet mindre voldeligt hvis man dykker ned i tallene ser man at at simpel vold er på retur men

ligger omfanget af den alvorlige vold på samme niveau som i to tusind og syv bandekrig vanrøgt personlige vendettaer og utilpassede unge der går bersærk i narkorus er desværre en del af danmark

vidne til mere grelle eksempler på hvordan personer i dette land mishandler andre det er desværre en del af danmark det er desværre en del af vores samfund det samfund som vi helst ser som

politi domstole og fængsel politi til at opklare forbrydelser og pågribe gerningsmændene domstole til at dømme og udmåle en passende straf og fængsler hvor forbryderne kan afsone deres straf langt fra det samfund hvor de før skabte utryghed men gør de så det udmåler domstolene en passende straf som forbryderne

afsone laver vi her i folketinget god nok lovgivning der sikrer det

overtog vi et retssystem med mange mangler et retsvæsen hvor man som borger

offerets eller på gerningsmandens side et retsvæsen hvor voldsmænd slap alt for billigt i forhold til deres forbrydelser et

til straffen for økonomisk kriminalitet derfor ønskede vi at skærpe straffen for vold voldtægt og uagtsomt manddrab og det gjorde vi som noget

at vi hævede strafferammen for voldtægt fra

til tre år og for alvorlig vold og særlig alvorlig vold øgede vi strafferammen med to år siden er den gennemsnitlige straflængde for de ubetingede fængselsstraffe for vold steget med en lille måneds ekstra fængsel for simpel vold

for nogle måneder siden blev vi mindet om en ualmindelig brutal forbrydelse begået for tre år siden her blev en ung kvinde opsøgt

var bevæbnet med et jernrør som han brugte til at gennemtæve hende med efter at have banket den stakkels kvinde tvang han hende ud gennem et vindue og faldet fra tredje sal har

udskiftes og en arm med nedsat funktionsevne hvad skal det koste at påføre et andet menneske så mange lidelser

den pågældende person aldrig nogen sinde bliver kvit lidelser som

leve med resten af livet for bestandig seks års fængsel fik hendes gerningsmand

den samme straf som entreprenøren kurt thorsen fik

hvor han blev dømt for bedrageri og dokumentfalsk jeg skal ikke på nogen måde forklejne kurt thorsens forbrydelser men i mine øjne er det altså værre at prygle en forsvarsløs kvinde og smide hende ud på gaden fra tredje sal i april måned påkørte en mand sin gravide ekskæreste tilbage i to tusind og

slået kvinden i hovedet med en donkraft

tredive sting vidner til mandens overgreb sidste år fortalte hvordan den gravide kvinde blev slynget op i luften da han i fuld fart kværnede sin ford

ind i hende og hun landede efterfølgende på nogle parkerede cykler og fik blandt

hvad er så en rimelig straf for med fuldt overlæg og i høj fart at køre ind i en gravid kvinde dommen lød på to

også tidligere er dømt for at have mishandlet to år er i mine øjne ikke rimeligt de stramninger som vk regeringen gennemførte med hjælp fra dansk folkeparti

på balancen ingen tvivl om det men eksemplerne som jeg har nævnt i min ordførertale viser også med al tydelighed at der er et stykke endnu

en rimelig balance mellem forbrydelsens karakter og den

vi oplever at forbrydelserne bliver stadig mere bestialske det er en trist udvikling men en udvikling som vores retssystem på ingen måde kan sidde overhørig vi behøver et intelligent retssystem der tager hensyn til ofrene frem for at dømme som man gjorde for år tilbage og ikke

vi laver lovgivning straffe der matcher de forbrydelser der bliver begået styrker vores retssikkerhed og her taler

med sine domme sender et klart signal om at forbrydelser ikke skal kunne betale sig at der ikke er plads til dem der skaber utryghed truer og udøver vold

skærpe straffeloven eller om vi på anden måde kan få retsvæsenet til at handle mere intelligent så forbrydere der begår alvorlig personfarlig kriminalitet oplever

der passer med det der er blevet begået det handler om at samfundet straffer fordi vi ikke ønsker at folk selv går rundt og straffer selvtægt er

en direkte og hurtig vej til et uholdbart samfund det betyder at straffene skal stå mål med forbrydelserne dernæst straffer vi for at undgå nye forbrydelser det handler om at de dømte skal ud i samfundet igen og at vi skal gøre hvad vi kan for at de ikke begår ny kriminalitet den bedste og hurtigste vej til mindre kriminalitet er jo at sørge for at der er færre gengangere i fængslerne og dermed også

næste offer af samme grund synes vi at det er rigtigt at eksempelvis personfarlig kriminalitet i højere grad straffes med ubetinget fængsel end det sker ved økonomisk kriminalitet det skyldes netop at krænkelsen er værre for mennesker end for ting vi tror også at det er positivt ved personfarlig kriminalitet

også om at metoderne er meget forskellige alt efter om det er en økonomisk svindler eller om det er en voldtægtsmand er straffen i dag så rimelig for personfarlig kriminalitet og er straffen rimelig for økonomisk kriminalitet når det gælder den personfarlige kriminalitet satte den gamle regering straffelovrådet til at kigge hele sædelighedsområdet efter og deres arbejde er slut omkring sommer det har vi diskuteret flere gange og det har vi diskuteret med god grund for det er nemlig vores opgave i folketinget at følge op

det samme hvis der bag den her forespørgsel ligger en bekymring for at det generelt skulle føre til mildere straffe for personfarlig kriminalitet så er det på ingen måde hvad vi ser for os når det gælder den

kriminalitet handler det nok så meget om at få rejst sigtelser altså få undersøgt sagerne til bunds i forbindelse med finansloven

det aftalt at der skal afsættes syv million kroner til en ny taskforce til efterforskning af særlig

en af den slags beslutninger hvor man jo ærlig talt godt kan tvivle lidt på om det nu også ville være blevet besluttet

at en væsentlig del af den personfarlige kriminalitet får vi set på så snart straffelovrådet er færdigt den økonomiske

vi har altså den grundholdning at mennesker er vigtigere end ting det er ikke det samme som at økonomiske forbrydelser ikke skal straffes selvfølgelig skal de det

da særlig vigtigt oven på den finanskrise vi har set og hvor

lig ud af skabene men tilbage til det helt grundlæggende spørgsmål i forbindelse med den her

fuldstændig ude af balance sådan fundamentalt set når det gælder personfarlig og økonomisk kriminalitet efter de sidste ti år ja helt grundlæggende

det sådan at hvis nu dansk folkeparti mener at det danske retssystem fundamentalt er ude af balance så skulle man jo i virkeligheden have rejst forespørgslen nok så meget til sig selv

når jeg kan se det ene citat efter det

en konkret stillingtagen fra

venstre konservative

så jeg går da som et minimum

er noget af det vi kommer til at se på når straffelovrådet

jeg var så sent som i går inde at tjekke fordi jeg nok tænkte at

at der også i den artikel fra den femtende januar står det

lad mig så sige om det med straffelovrådets arbejde

forældelsesfrister i tilfælde af sexovergreb mod børn

og der er en række af de forhold vi tidligere har diskuteret hvor jeg synes

at det dermed skal betyde at det skal være lettere eller billigere at begå økonomisk kriminalitet det

den krænkelse offeret føler det synes jeg at vi har brug for hele tiden at kigge efter

været rimeligt når jeg sammenligner de to ting så ved jeg godt at man altid kan sige at lige to konkrete sager ikke

christiansborg i medierne bliver ved med at tale om at nu skal vi straffe personfarlig kriminalitet hårdere

og de straffe man laver skal

at man siger den slags ting og så her i folketingssalen ikke agerer efter

ud ad vinduet og det man gør

lighedstegn mellem siger og gør

har fortalt om i min ordførertale så kommer straffelovrådet med sin rapport og så står folketinget med den opgave at skulle sige hvordan vi følger op på det jeg vil gå ind i det arbejde med den grundholdning som jeg nøje har gennemgået her i min ordførertale jeg synes ikke er noget forkert i at sige hvad ens grundholdning er så kommer der en opfølgning bagefter når straffelovrådet

ville finde dem frem så der synes jeg det hænger fint sammen og det er sådan jeg tænker forløbet det kan jo ikke være sådan

lad mig så i den forbindelse sige noget andet

det andet vi har aftalt eller diskuteret det var eksempelvis det med lukning af politistationer

vi skulle gøre

grundholdning til lukning af politistationer

skal se på det konkrete spørgsmål ender med noget der måske ligger i kanten af hans grundholdning det synes jeg er reelt

og det er muligt at det i herre ole hækkerups verden er to ting der hænger sammen men det tror

mennesker der følger med her herre ole

domme for voldtægt skal ændres ole hækkerup socialdemokraterne der er nogle ting som jeg mener man bør ændre jeg forstår for eksempel ikke at voldtægt dømmes mildere hvis

det er et tilfældigt offer man

sig selv om det er et rimeligt niveau kun at få fire måneders fængsel for voldtægt

at herre ole hækkerup ønsker

hvordan han kan sige det her til ekstra bladet

i de tilfælde hvor kvinden har været bedøvet af beruselse eller

at lige præcis det der handler om sædelighedsforbrydelser herunder eksempelvis voldtægt sidder

og kigger på og så skal man jo følge op

er færdig og se hvad for nogle ændringer man så vil

her er jo typisk et af de punkter hvor jeg så siger der synes jeg

set folketingets samlede opgave når straffelovrådet

med sin rapport det synes jeg da hænger overordentlig fint sammen det kan jo umuligt være sådan

at vi så ikke skal have en mening om hvad straffen skal være eksempelvis for sædelighedsforbrydelser fordi sædelighedsområdet

spørge sig selv om det er et rimeligt niveau kun at få fire måneders fængsel for voldtægt

justitsministeren stiller sig selv og regeringen har som politik

i anførselstegn kunne

og voldtægt hvor offeret har været bedøvet

en alt for stor forskel fra fire måneder til femten måneder

kan man ikke begrunde det kan jeg da sagtens have en holdning til selv om straffelovrådet ikke er færdig med sit arbejde

da også herre karsten lauritzen sagtens kan have en holdning til selv om straffelovrådet

bemærke at herre ole hækkerup startede med at sige at

altid siger det man mener og gør det man mener

man vel ikke på den måde

hvad der kan komme af ubehagelige spørgsmål men

man går ud og sælger socialdemokratiets retspolitik som værende en

men når man så kommer ind i folketingssalen

foregår men hvor

får piben pludselig en helt anden lyd

at markedsføringsloven ikke gælder

sige at jeg i forbindelse med de ting jeg var blevet citeret for havde sagt at det ville vi se på når straffelovrådet

ikke på at der stadig væk er nogle ting jeg undrer mig over

er det ikke noget af det vi skal have kigget på når straffelovrådet

de konservative og venstre for den sags skyld

en strammere holdning på nogle områder end vi vil have

ordføreren for de konservative behøver ikke at være bekymret for at den platform ikke skal være

til rådighed men det skal jo ikke forhindre mig i at sige det når jeg synes der er nogle områder hvor jeg godt mener at man efter straffelovrådets arbejde kunne iværksætte nogle

ansvaret konsekvensen af den politik man fører udadtil det man bilder vælgerne ind at man står

diskussion men det forhindrer jo

det forslag til vedtagelse som er fremsat af venstre konservative og dansk folkeparti

til vedtagelse er jo stort set et ordret citat af hvad herre ole

det er en politisk tilkendegivelse det er en politisk holdning

det han selv har sagt og ikke bare nøjes med

vil kunne samle mange partier herunder herre tom behnkes parti

ændre i dansk lovgivning efter straffelovrådets arbejde og jeg har det

bliver rigtig rigtig rart når straffelovrådet er blevet færdige og vi kan komme i gang med at følge op med initiativer her i folketingssalen

hvis der bag den her forespørgsel eller bag det her forslag til vedtagelse ligger en bekymring for at den opfølgning vi skal lave i folketinget

helt generelt skulle føre til mildere straffe det er jo fair nok

meget om grundholdninger

er i overensstemmelse med den politik som regeringen ønsker at føre

kriminalitet skal vi først og fremmest gøre det ved at vi sørger for at rejse flere sigtelser

forløbet med finanskrise og så videre der også kan være nogle forbrydelser af økonomisk art som man skal skærpe straffene for men

økonomisk kriminalitet det mener jeg så i øvrigt også

med et flertal bestående af dansk folkeparti venstre konservative satte straffelovrådet til at kigge eksempelvis sædelighedsområdet

er det da kun fornuftigt og det synes jeg sådan set er rimeligt nok at den nye regering der nu har

overtager straffelovrådets arbejde fra den gamle regering og siger

nogle konklusioner når de er færdige

menneske ja næsten slå et menneske ihjel

shows og slå sig ned som tv kok og

to hensyn der strider mod hinanden det ene er hensynet til at den der har begået en forbrydelse skal have en straf

for at man skal straffe folk længe meget og hårdt

ville jeg i øvrigt også selv have det hvis det var mig selv eller nogle af mine kære det

på et tidspunkt skal slippe folk løs igen der handler det selvfølgelig om at vi skal gøre hvad vi kan for at sikre at de ikke begår ny kriminalitet det er den anden del af hvordan jeg også selv ville have det hvis det var mig selv eller nogle af mine kære det var

en straf der kunne mærkes ville jeg også gerne have at man sørgede

begået det ikke gjorde det igen der synes jeg er en god idé hvis man

men så kræver det til gengæld nogle ting af dig den her diskussion har vi

her i folketingssalen på den måde at true

lokke eller hvad man nu vil kalde det den dømte

og straf det mener vi

og derfor mener jeg også at det er svært at se den skævhed

dansk folkeparti tager som udgangspunkt i den her forespørgselsdebat i to tusind og to

på sammenhængen mellem straffe der idømmes

for personfarlig kriminalitet der var stor forskel på strafniveauet personfarlig kriminalitet straffes ofte med ubetinget fængselsstraf hvorimod økonomisk kriminalitet meget sjældnere straffes således siden to tusind og to har dansk folkeparti mig bekendt i hvert fald haft stor indflydelse ikke mindst på retspolitikken

straffene for personfarlig kriminalitet i perioden er blevet skærpet nogle vil måske endda sige

stor magt men summa summarum de nyeste tal

så der er en tydelig forskel på strafniveauet for personfarlig kriminalitet og for økonomisk kriminalitet men økonomisk kriminalitet er også kriminalitet og det skal tages meget alvorligt

under finanskrisens hærgen var der mange der helt uforskyldt oplevede meget alvorlige konsekvenser mistede deres job eller på anden måde kom i problemer på grund af at nogle

økonomisk uansvarlighed sf er derfor også glad for at regeringen sammen med enhedslisten har afsat syv million kroner om året

at styrke efterforskningen af kompliceret økonomisk kriminalitet men i øvrigt også generelt

at styrke forebyggelsen den økonomiske kriminalitet har desværre mange glemte ofre ofre for arbejdsløshed ofre for bankernes stramme kreditpolitik og ofre for realkreditinstitutternes usikkerhed

sf også glad for en styrkelse af efterforskningen på dette område afslutningsvis vil

med ministeren i at strafniveauet for kriminalitet

men jeg synes da nok

er det sådan at gennemsnitsstraffen for vold er tretten syv og fyrre dage i fængsel det ligger jo på omkring

man udfylder altså slet ikke strafferammerne

hvis overhovedet nogen sinde at man når

som netop rummer muligheden for at give meget hårde straffe

mere lempelige alt afhængigt af den konkrete sag jeg vil ikke gøre mig til dommer

fastholde dommerne foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af

diskutere en konkret skærpelse af en straf det kan man jo stille forslag om

og det jeg har sagt og det i øvrigt både ministeren og andre regeringsordførere har sagt er at den skævhed

og så har dansk folkeparti mig bekendt haft ret stor indflydelse i

de nyeste tal bekræfter så i øvrigt konklusionen fra to tusind og to

skulle være den her forskel i tallene men hvis der er et ønske om noget konkret et sted

er bare ikke det vi behandler her i dag jeg har tillid til at domstolene kan håndtere

og seksuelt misbrug af børn og hver gang stemmer sf jo imod

der er kernen

når det drejer sig om personfarlig kriminalitet

enige i at der er et fornuftigt strafniveau i den danske lovgivning om der så skal ændres noget på sigt

de næste fire år mens den her regering sidder

også længere tid der kan sikkert forekomme justeringer jeg mener faktisk grundlæggende at vi har en fornuftig strafferamme i det danske system

vi helt generelt har en udfordring i at sikre at vi rent faktisk også

langt højere grad får forebygget så vi undgår nogle af de her straffesager som vi desværre ser for mange af det er

set enig i men så har vi da en fælles udfordring

kartelvirksomhed skal straffes med fængselsstraf

har den opfattelse at økonomisk

så ikke enig i at når man for eksempel øger straffen

det er at vi bliver nødt til at se på på nogle af dem der har været med til at bringe os

med til at køre store virksomheder ned

eller bliver på anden måde ramt økonomisk

skal skærpes det er det regeringen har sagt i dag og det

man skal tage de diskussioner der kommer og nu har vi en diskussion hvor vi bliver nødt til at se på den her karteldannelse

ministerens ministertale men ordføreren svarer

en skærpelse og så siger man

derfor er det også vigtigt at man bekæmper disse forskellige former for kriminalitet

selvfølgelig også sanktioneres forskelligt

have sin egne personlige spekulationer om hvorfor det er tilfældet men jeg synes dog at det må være et noget søgt argument

vi kan være enige om at ligegyldigt om det er personfarlig kriminalitet

ude på at udtrykke en eller anden grad af hvor meget samfundet fordømmer

der er blevet begået

når når vi netop diskuterer

er det også klart at der skal være en indbyrdes

personfarlig og økonomisk kriminalitet der skal skelnes fordi vi som samfund gerne vil udtrykke at vi fordømmer angreb på liv og legeme hårdere end vi fordømmer angreb på penge så langt er vi vist enige

mange allerede har sagt af den nu meget omtalte

fra to tusind og to

hvor meget den personfarlige kriminalitet bidrager til den samlede mængde straf

atten procent af det antal forbrydelser der bliver begået så selv om det er en mindre del

det har justitsministeren så også fortalt nemlig at de nye tal bekræfter den tendens så jeg er ligesom flere foregående ordførere ikke enig i at der er en generel skævhed mellem strafniveauet for henholdsvis økonomisk og personfarlig kriminalitet men jeg vil dog sige

personfarlige forbrydelser hvor straffene er blevet hævet de sidste år det er flere års mere eller mindre tilfældige strafskærpelser

også skal være imellem forskellige former for personfarlig kriminalitet det siger nemlig noget om hvor meget vi fordømmer en forbrydelse i samfundet som jeg startede med at sige og derfor har jeg så svært ved at forstå at man fra den tidligere regerings side og fra dansk folkepartis side ønskede at signalere til de desværre alt for mange kvinder der bliver voldtaget af en de kender en partner et familiemedlem måske endda en nabo

jeg har også svært ved at forstå hvorfor man har ønsket at udtrykke en grad af fordømmelse

der skulle betyde at man skulle starte ved fem års fængsel

et drabsforsøg ligger på seks års fængsel det forrykker noget af den indbyrdes relation vi taler om i dag og det siger noget om hvor meget vi som samfund fordømmer de her forbrydelser

at økonomisk kriminalitet såkaldte formueforbrydelser er alvorlige det har betydning for vores samfund

også ofre hvis der bliver begået bedrageri eller identitetstyveri

på mennesker som er blevet overfaldet eller andet det berører jo os alle sammen i den her sal og i resten af samfundet når vi hører sådan

blevet gældsat for livet og dem må vi altså ikke glemme

også nogle ofre hvis retsfølelse der skal tages hensyn til og hvor der er brug for at vi som samfund fordømmer den form for kriminalitet

på vegne af socialdemokraterne sf radikale og enhedslisten

folketinget konstaterer med tilfredshed at person og almenfarlige forbrydelser sædvanligvis mødes med meget strengere straffe end formueforbrydelser folketinget understreger at det er vigtigt løbende at være opmærksom på at sikre at strafniveauerne er de rigtige strafniveauerne for forskellige former for kriminalitet skal stå i rimeligt forhold til hinanden

også vigtigt at strafskærpelser eller nedsættelser ikke sker sporadisk og på grundlag af frygtelige enkeltsager men velovervejet og i sammenhæng folketinget noterer sig at straffelovrådet er ved at færdiggøre arbejdet med straffelovens regler om sædelighedskriminalitet og at regeringen hurtigt herefter vil tage de nødvendige initiativer i forhold til dette folketinget finder samtidig at der ikke mindst i lyset af finanskrisen er behov for at markere alvoren i sager om insiderhandel pantebrevsspekulation og anden økonomisk kriminalitet som skader tilliden til samfundets grundlæggende finansielle system

det radikale venstre sf og enhedslisten og det skal jeg også lade indgå i de videre

bemærkninger herre peter skaarup for en kort bemærkning

til vedtagelse det er i virkeligheden

at regeringen herunder socialdemokraterne

straffe vi har nu og siger at

har man altså åbenbart den linje og det må næsten tolkes som om det er enhedslisten der dikterer den kurs

har ønsket en slap kurs i forhold til

forstås sådan at enhedslisten ønsker at rulle den lovgivning

men jeg vil da starte med at slå fast at

vil jeg sige at det er rigtigt at enhedslisten

imod de strafskærpelser som den tidligere regering og dansk folkeparti har indført hver gang der har været frygtelige enkeltsager

man stået på spring med strafskærpelser og det har forrykket balancen og dem har vi talt for at

rulle tilbage vi synes sådan set at det der er rigtig rigtig vigtigt er at vi får en samlet vurdering af hvordan niveauerne skal ligge og det er det relevante

mener vi som sagt ikke at den eksisterer men det er rigtigt der er enkelte ting som vi for eksempel ville rulle tilbage for eksempel at man straffer det at blive voldtaget af en fremmed hårdere end hvis det er af en man kender

jo ikke det som enhedslisten siger gang på gang man siger jo faktisk at man

den tidligere regering og dansk folkeparti er kommet med

i radikale og sf socialdemokraterne

det har vi da været glade for men grundlæggende

er kommet igennem og derfor er mit spørgsmål altså

diktere og det er så også det man har gjort med det vedtagelse i dag hvad det er

enhedslisten om det så betyder

folkeparti og den tidligere regering siden

herre peter skaarup har det indtryk at man som støtteparti kan diktere

at vi selvfølgelig indgår i et samarbejde med regeringen på alle områder så godt vi overhovedet kan og det er da også klart at vi gerne vil have at man begynder at kigge lidt mere velovervejet på det

med strafskærpelser og strafnedsættelser

det er også derfor at jeg afholder mig fra at komme med andre eksempler end

strafskærpelser som jeg mener var unødvendige og som vi selvfølgelig også stemte imod dengang for eksempel at herre peter skaarup mener at vi som samfund

man bliver voldtaget af en man ikke kender i forvejen end hvis man bliver voldtaget af naboen

som jo eksisterer ved visse former for

vedtagelse fordi man får det indtryk når man læser den sidste linje

folketinget hilser det derfor velkommen at regeringen har fastholdt og styrket indsatsen mod økonomisk kriminalitet

skipper om enhedslisten ønsker at straffe økonomisk kriminalitet hårdere end man gør i dag er

at man kan forebygge og forhindre kriminalitet på andre måder

at hæve strafferammerne jeg ved godt at det var den tidligere regerings

af den overbevisning at man kan lave en indsats mod økonomisk kriminalitet på andre måder end

blevet sagt heroppefra tidligere

økonomisk kriminalitet men som jeg sagde tidligere

nogle ting altid sker velovervejet og i sammenhæng sådan

en balance i vores straffelovgivning

i nogle af de tidligere folketingssamlinger ønsker at

enhedslistens politik er at man ønsker

som man ifølge det her vedtagelse synes der er

at bruge straf som noget præventivt i de tilfælde hvor det faktisk kan have en præventiv effekt altså kan have en afskrækkende effekt det er blandt andet tilfældet inden for nogle former for økonomisk kriminalitet og derfor vil vi også være villige til at hæve strafferammerne i de situationer og ja det vil selvfølgelig have en betydning for den der balance som vi har talt så meget om og som vi synes

straffes meget hårdere for personfarlig

der måske også være selv om man hævede enkelte strafferammer mere

spørgsmålet om det er knivskarpt lige nu det synes jeg ikke at der står i

herre simon emil ammitzbøll som ordfører for liberal alliance

har stillet en forespørgsel til justitsministeren

at oplyse om forholdet mellem straflængden for økonomisk kriminalitet og for personfarlig kriminalitet og hvilke initiativer ministeren vil tage for at rette op på skævhederne ministeren må jo

set svare for sig selv og det har han

også gjort jeg vil så svare på vegne af liberal alliance det der lægges op til med forespørgslen er

anden form for anden balance imellem de to former for kriminalitet og de straffe der gives når man overtræder

det her spørgsmål man kan jo ændre balancer på mange måder

når man taler om at boligskatterne skal være højere i forhold til personskatterne

ændre den balance alene ved at sætte personskatterne ned så fylder boligskatterne jo forholdsvis meget mere end de gjorde tidligere

man løst det problem og samtidig løst et andet problem med for høje personskatter

og dermed sikrer man jo også at der kommer en anden balance imellem straffen for personfarlig kriminalitet og økonomisk

jo en kendt sag at vi i liberal alliance ønsker at hæve straffene for forskellige former for personfarlig kriminalitet det drejer sig om grov vold voldtægt og overgreb mod børn hvad enten det er af seksuel eller voldelig karakter derudover ønsker vi også

det kommer til mindre forbrydelser synes vi godt man kunne eksperimentere i forhold til de straffeformer

alternative straffe i forhold til dem man

men når det kommer til de grove forbrydelser synes vi

princippet om at store forbrydelser kræver store straffe og at små forbrydelser kræver mindre

der er tre ting man skal overveje når man ser på straf for det første hvorfor er det egentlig vi straffer vi straffer jo først og fremmest fordi vi gerne vil undgå selvtægt

generelt præventivt formål der gør at det er til skræk og advarsel

for en frihedsberøvelse kan straffen have det formål at

bedre rustet til at lade være med at begå nye forbrydelser

sørge for at forbryderen er holdt væk fra gaden og det er

meget om balancen mellem tingene

af den socialdemokratiske retsordfører herre ole hækkerup er direkte dårlig og elendig derfor

den formulering fordi den siger at man altid vil skulle have en strengere straf

økonomisk kriminalitet

straffes hårdere at

på skal personfarlig kriminalitet straffes hårdere

straffes hårdere eller skal man som

hårdere straffe for vold voldtægt

at hæve straffen for ikke umiddelbart men jeg skal da ikke kunne sige at der ikke skulle kunne komme et godt forslag fra herre karsten lauritzen eller andre

tale med at sige at ligesom man kan ændre balancen i skattesystemet

og straffen for økonomisk kriminalitet alene ved at hæve den for nogle

for personfarlig kriminalitet hvilket er det vi foreslår i liberal alliance at man så af drillehensyn har valgt at bruge en ualmindelig dårlig formulering

som konservativ er det utrolig vigtigt at der er en proportionalitet

at der er en proportionalitet mellem straffen der bliver udmålt for den personfarlige kriminalitet

bemærkede noget interessant

det var faktisk enhedslistens fru pernille skipper der sagde

den personfarlige kriminalitet og

det er jo interessant set i lyset af at de stramninger som

så det er jo lidt interessant at enhedslisten ligesom høster og siger

er det som nævnt vigtigt at vi har proportionaliteten og det er også vigtigt at vi straffer efter den krænkelse der sker i forhold til offeret og det er vigtigt at vi straffer i forhold til den konsekvens som den kriminelle handling havde hvilke konsekvenser havde den det må være det vi straffer ud fra og derfor er det klart at personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere selvfølgelig skal det det

skader på offeret det er ikke noget der bare går væk det er ikke noget man kan betale sig fra det er skader der

ofte er livsvarige og sætter sine spor og derfor skal straffen selvfølgelig være hård og konsekvent når vi taler om personfarlig kriminalitet ti år med en

regering sikrede at vi fik en ny kurs i danmark for indtil vi fik regeringsmagten for mere end ti år siden

de ti år at det var ganske vanskeligt at overbevise domstolene om at det er folketinget der fastsætter lovgivningen her i landet og at det er folketinget der bestemmer hvad der skal være strafbart og hvad der skal være mere strafbart men det lykkedes

af folketingets medlemmer at finde ud af hvordan man lige nøjagtig skal formulere paragrafferne for ikke at krænke domstolene for hårdt men alligevel overbevise domstolene om at når vi mener

tidligere så er det selvfølgelig folketinget der bestemmer det noget af det der ofte har overrasket mig er at når vi ser på den personfarlige kriminalitet

så voldsom som den kunne have været

et mirakel at det offer

men så straffer man meget mildere

godt tænke mig at man i højere grad så på

for det er ikke gerningsmanden der skal have den rabat

derfor bør man stramme op og derfor bør der straffes hårdere det bør være sådan at indbrud straffes hårdere end tyveri det bør være sådan at røveri straffes hårdere end rambuktyveri og det burde være sådan at hjemmerøverier straffes hårdere end bankrøverier for det er langt mere krænkende

langt mere ødelæggende for de personer som er

ofte var socialdemokratiet også med på de her stramninger hvor vi virkelig fik strammet op på den personfarlige kriminalitet

når vi taler om vold voldtægt og ikke mindst hjemmerøverierne

satser vi på skal fortsætte og vi kan forstå på socialdemokratiets ordfører

vi se hvor meget af regeringen han kan få overbevist om den holdning det ser ikke ud til at det holder helt så godt men lad os nu se man har i hvert fald bebudet at når straffelovrådet på et eller andet tidspunkt er færdige og det er vi mange

der komme strafskærpelser på hele det område der handler om seksuelle overgreb

bliver konsekvensen af det arbejde som straffelovrådet har lavet

ministeren ønsker ordet så er det justitsministeren først og

jeg startede med at fremhæve

det radikale venstre og sf for et

rigtig godt forslag til vedtagelse

nogle af de punkter der har været til debat

regeringens aktuelle overvejelser om at skærpe straffen på kartelområdet

helt klart står hvis der skal ske ændringer

skal det ske på baggrund af grundige overvejelser

der her er tale om det er jo faktisk et arbejde

det synes vi er helt fint i balance og jeg

at at jeg også mener

meget naturligt at man ser på det her område så er der

som der står at der fortsat er et alt for stort spænd mellem de faktisk udmålte straffe og strafferammerne

lovforslag i forsvar men jeg vil dog alligevel bare gøre opmærksom på ikke mindst

al den stund jeg selv var ordfører på lovforslaget dengang og

hvis man læser lovforslaget og særlig punkt

der her meget nøje er angivet under det afsnit der hedder hovedtræk

det står meget nøje beskrevet i bemærkningerne til den tidligere regerings lovforslag

jeg synes det hører med når når den nuværende opposition som altså

her lovforslag nu siger følgende

det lovforslag man fremsatte dengang havde man meget specifikt beskrevet hvad

skulle indfries det står punkt for punkt i

ti år gammelt nu der var det så at jeg sagde

har rigsadvokaten flere gange undersøgt undersøgt om hensigten med de strafskærpelser som rent faktisk nu var blevet gennemført

er blevet efterlevet

derfor har jeg lidt svært ved at forstå hvordan det kan være at man

mere eller mindre direkte kritiserer sin egen lov når den lov er blevet tjekket flere gange af rigsadvokaten som har sagt at her er der altså tale om en lov der er blevet efterlevet men alligevel finder man grundlag for at kritisere den jeg kan

lyttet til hvad rigsadvokaten har sagt

se der var en smuk harmoni den lov man

er blevet efterlevet og det har rigsadvokaten dokumenteret gang på gang

ind i debatten om strafskærpelse synes

alt er i den skønneste orden efter den

man selv har vedtaget derfor er det bare lidt underligt at man så skal høre at der har været tale om at det ikke helt er sådan jeg synes at det

der er og skal være den rigtige balance mellem strafniveauerne for henholdsvis personfarlig og økonomisk kriminalitet

personfarlig karakter markant hårdere end økonomisk

det har rigsadvokaten dokumenteret gentagne gange og det er selvfølgelig også det regeringen her læner sig op ad hvis der så skal ske ændringer kan de så ske uden at forrykke balancerne hvis de skal ske

skal de ske på baggrund af grundige overvejelser

behandle her når de er færdige

at gøre opmærksom på at socialdemokraterne under den tidligere regering

men

jeg godt spørge justitsministeren

nemlig at overfaldsvoldtægt fremover straffes med fem års fængsel

er det regeringens opfattelse at nu afventer vi straffelovrådets arbejde

det tror jeg alle har en interesse i der er stor interesse

er det så fordi vi ikke få noget løfte fra justitsministeren

hårdere end man har villet tidligere

jo minde om at voldtægt i dag straffes med under to års fængsel i gennemsnit og det spørgsmål jeg vil stille justitsministeren er så

ignorerer den høje ende af

justitsministeren er om justitsministeren så er enig med sit eget partis retsordfører

personfarlig kriminalitet

og en af de ting der kommer ud af det er at når vi eksempelvis diskuterer

handler det om at her i folketinget lige så vel som

rammer er det så domstolene der fra sag til sag tager stilling til

det er den måde jeg synes det skal køre på og det håber jeg stadig væk at der er relativt bred

til i folketinget nemlig at det er et grundlæggende princip i en retsstat at det er den måde man kører det på er det så ensbetydende med at domstolene som herre peter

ignorerer den højere ende

det er passende at at mistænkeliggøre domstolene på den måde

har jo til opgave at sikre at der er plads inden for de strafferammer som folketinget har iværksat og vedtaget til at at de sager der kommer og måtte komme i grovhed kan rummes inden for den strafferamme som folketinget

netop at man anerkender at strafniveauet i sager om personfarlig

rigsadvokaten dokumenteret det har adskillige notater fra

dokumenteret og det er rigtig nok den lovgivning som også socialdemokratiet stemte for tilbage i to tusind og to efter folketingsvalget men det afgørende her er jo om man så synes at det er i orden synes man at den lovgivning der er og

kunne godt tænke os at strafferammen blev udnyttet i højere grad

senest med menneskehandel hvor man havde mulighed for at øge strafferammen kunne føre til højere straffe men hvor man skrev ind i lovforslaget at det skulle domstolene se bort

lovforslag som betyder at strafferammen

hvad handlede den om ja den handlede lige nøjagtig om det som herre peter skaarup spurgte til

vigtigt at der når det handler om strafferammen

tage hensyn til den forøgede strafferamme der er mulighed for at vi fra lovgivers side sender et signal til domstolene vi ønsker at menneskehandel skal straffes hårdere det er en meget meget alvorlig

siger regeringen med justitsministeren og

man ikke ønsker at personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere

vi er nogle partier venstre dansk

så lad mig bare præcisere et par ting

når han siger at personfarlig kriminalitet og alment farlig kriminalitet i øvrigt

har set på det spørgsmål gentagne gange

gentagne gange konkluderet at der er

på de to straffeformer og det skal der være hvorfor

personfarlig kriminalitet netop skal straffes hårdere end

de økonomiske værdier som i øvrigt ellers

ole hækkerup er fuldstændig på rette spor

der heller ikke nogen tvivl om at

grundige forarbejder det er derfor vi afventer straffelovrådets arbejde

der ikke kan ske ændringer nej og det står jo heller ikke i

skal der ske ændringer skal de ske velovervejet og med grundige forarbejder

personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet man kan roligt sige at

troede forud for debatten at vi havde nogle forbundsfæller i socialdemokraterne trods alt et parti i regeringen

støttepartiet enhedslisten der der ville være enige med

vi har fået slået fast i dag er jo desværre at det som den socialdemokratiske retsordfører har brilleret med at udtale

samtlige landets tv medier ikke passer

står socialdemokraterne og regeringen ikke for når det kommer til stykket fordi man altså i dag vælger at komme med et totalt intetsigende vedtagelse og ikke vil støtte

tale om en stor skævvridning når økonomisk kriminalitet i flere tilfælde bliver straffet hårdere

det burde jo faktisk være omvendt

sammen med venstre og konservative men det er ikke lykkedes at overbevise regeringen det kan man vist roligt sige vi må konstatere at der er forskel på det socialdemokraterne siger og det de gør der er forskel på det man siger når man bliver interviewet af diverse medier der står man fast på at vi skal have markant retspolitik

vil finde os i personfarlig kriminalitet

støtte forslaget om hårdere straffe

ikke komme uden om det socialdemokraternes retsordfører har ved flere lejligheder talt for at voldsmænd og voldtægtsforbrydere skal have hårdere straffe

og som jeg mere end en gang har citeret

at personfarlig kriminalitet bør straffes hårdere end økonomisk kriminalitet men herre ole hækkerup har også for nylig

prøveløsladt fra fængselsophold når man har begået en grov forbrydelse skal man ikke have mulighed for at komme ud så hurtigt på det område hører vi heller ikke noget fra regeringen det står man heller ikke ved det som en ordfører på vegne af regeringen siger udadtil men faktisk her inde i folketingssalen ikke står ved det var jo blandt andet den tragiske historie om marlene duus der først blev gennembanket med et jernrør

smidt ud ad et vindue fra tredje sals højde som herre ole hækkerup og socialdemokraterne udtalte sig om gerningsmanden

nu job hos kokken claus meyer efter at

af de seks års fængsel den pågældende fik for drabsforsøget på sin gamle kæreste dette ville socialdemokraterne altså gøre noget ved for en lille måned siden men nu vil man alligevel ikke

det har jo sågar været sådan

alvorlige forbrydelser som helte forherliger de pågældende

sagt at det er fint at det er

med god opbakning fra regeringen

man har sådan nogle metoder at fremstille kriminelle på socialdemokraterne må kunne forklare ikke bare mig og dansk folkeparti men også danskerne og ofrene for personfarlig kriminalitet hvorfor man

med ubalancen i forhold til hvordan vi straffer og så rent faktisk ikke vil gøre noget ved det når det kommer til stykket hvordan vil socialdemokraterne forklare den unge mand som som bt skrev om i marts måned der efter et groft overfald sidder i rullestol at hans bøddel fik en dom

bare otte måneders fængsel og endte med at sidde i fængsel i blot tre en halv måneder er den straf rimelig står den i forhold til den forbrydelse som gerningsmanden har begået hvordan kan det være rimeligt at man giver så lave straffe når man for eksempel kan give finansmanden klaus riskær pedersen seks års fængsel jeg synes der er noget der ikke harmonerer og jeg er bange for at socialdemokraterne har ladet sig tyrannisere af de øvrige partier for eksempel af enhedslisten og de radikale sidstnævnte har

ikke taget ordet i debatten i dag og det er måske meget sigende

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på tirsdag den syttende april

forslag til vedtagelse bliver udsat til tirsdag den

først er

for forespørgerne herre martin henriksen for

side har valgt at indkalde til den her forespørgselsdebat

er rigtig mange danskere som har mistet deres arbejde og er rigtig mange danskere som står uden for arbejdsmarkedet og har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet

udenlandsk arbejdskraft kommer hertil og udkonkurrerer danskerne

viser at vi står over for noget af en udfordring

dagblad fra den enogtredivete

at flere østeuropæiske lande har mistet over ti procent af deres befolkning

det seneste årti på grund af udvandring et andet sted i artiklen står der særligt tre lande er hårdt ramt letland litauen og rumænien har inden for de seneste ti år mistet henholdsvis tretten tolv og tolv procent af deres befolkning først og fremmest fordi indbyggerne er søgt mod vest til de rigere eu lande det viser folketællinger fra to tusind og elleve ifølge det britiske nyhedsbureau reuters nogle af dem har fundet til danmark

mange mennesker der har valgt at søge lykken i andre eu lande herunder danmark og det bliver man selvfølgelig på et eller andet tidspunkt nødt til at forholde sig til politisk jeg ved godt at det er en svær debat for rigtig mange partier fordi

har at gøre med eu reglerne og man lægger sig ud med eu

man begynder at regulere nationalt på det her område men jeg synes at man politisk

nødt til at forholde sig til at situationen er den at på grund af udenlandsk arbejdskraft er der rigtig mange danskere der faktisk er presset væk fra deres arbejde

egentlig gerne starte med at slå fast at

vi som regering selvfølgelig lægger

tiltrække udenlandsk arbejdskraft det at man kan ind og udvandre

det danske arbejdsmarked er en grundlæggende ret som vi støtter

og velfærd det er en integreret del af det europæiske samarbejde og jeg er af den klare overbevisning at rigtig mange europæere drager stor nytte af

kunne arbejde andre steder end i det land

åbent land vi hilser nye lønmodtagere velkomne vi ønsker også at tage godt imod mennesker der kommer til det danske samfund

danske byggepladser i servicefagene

det grønne område viser os

at vi ikke altid evner at passe godt på de mennesker der kommer til det danske samfund for at arbejde der er polske arbejdsmænd der får lov til at gå på stilladser der ikke kan sikkerhedsgodkendes der er alvorlige arbejdsulykker der medfører dødsfald der er arbejdsgivere der spekulerer i

det handler om moms skat arbejdsmiljø eller sikkerhedsbestemmelser og der er danske kolleger der oplever

og at den danske model undergraves som regering vil vi selvfølgelig de urimeligheder til livs både af hensyn til de mennesker der kommer udefra og

hensyn til forholdene på det danske arbejdsmarked af hensyn til danske lønmodtagere og

mod social dumping når vi adresserer det

det fordi det er afgørende vigtigt for os som regering at der altid er ordnede forhold på det danske arbejdsmarked når vi har styr på det kan vi begynde at diskutere andre ting

og åben økonomi vi er afhængig af de muligheder som den globale økonomi giver os det gælder også når det handler om at drage fordel af at arbejdskraft kan ind og udvandre det giver en samfundsøkonomisk gevinst det giver dynamik på vores arbejdsmarked og vi har godt af at få den viden og de impulser der kommer udefra det gælder for videntunge virksomheder der har behov for at tiltrække specialister det gælder for sygehuse der har behov for at tiltrække udenlandske læger det gælder

globalt marked og hvor det at man arbejder i forskellige lande er en helt naturlig del af virksomhedernes liv så skal vi i øvrigt heller ikke glemme at strømmen også går den anden vej vi har masser af danske lønmodtagere der enten for en kort

gør sig gode erfaringer måske undgår arbejdsløshed og på anden vis sikrer at kvalifikationer fastholdes at erfaringer kommer i hus vi har som land traditionelt altid været et åbent og imødekommende land vi er et

og udvandrerland og regeringen synes at det skal vedblive med at være sådan det har vi også understreget i vores regeringsgrundlag vi vil gerne se på om vi kan forbedre vilkårene for at tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet

og deres familier for at sikre at alle falder godt til her lige så vigtigt det er at sikre at udenlandsk arbejdskraft kan komme hertil hvis der er behov for den lige så vigtigt er det at bekæmpe social dumping udenlandske virksomheder skal selvfølgelig være velkomne i danmark men det er en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodel at når man arbejder her foregår det på danske vilkår vi må desværre konstatere at det ikke altid er sådan faktisk er det ofte ikke sådan vi indgik ved finanslovaftalen for to tusind og tolv en rigtig god progressiv og ambitiøs aftale med

om at bekæmpe social dumping aftalen sikrer både en øget kontrol

jeg var selv som beskæftigelsesminister med på den første fælles kampagne de tre myndigheder imellem og kunne ved selvsyn konstatere at det at politiet skattemyndighederne og arbejdstilsynet nu kan rykke ud samtidig er afgørende vigtigt fordi en del af de problemer der er omkring udenlandsk arbejdskraft og social dumping går på tværs af de tre myndigheders områder der snydes måske med reglerne på alle tre felter og så nytter det jo ikke noget at kun arbejdstilsynet kommer ud eller at politiet kommer ud et andet sted hvis reglerne overskrides på alle tre områder

vi har lavet en aftale der koster fem og tres million kroner i år og næste år det er mange penge det ved vi godt men vi synes altså at det er fuldstændig afgørende at der er ordnede forhold på det danske arbejdsmarked de tre myndigheder får nu væsentlig bedre muligheder for at føre kontrol med virksomheder

der sætter rammerne for et smidigt og effektivt samarbejde det er blandt andet aftalt både på landsplan

som jeg sagde før har de første aktioner været gennemført med en

stor succes og jeg er ikke i tvivl om at det er den vej vi skal gå

kan regne ud at med den pris

til en ikkeoverenskomstmæssig løn og så

på grund af prisen også være en risiko i

det er fortvivlende at vi har arbejdsgivere i danmark der spekulerer i dårlige vilkår for deres medarbejdere og jeg har stor forståelse for at danske kolleger kan føle sig trådt på når

kan se at der kommer arbejdskraft ind udefra som ikke overholder reglerne og som derfor arbejder

grund af de ting er det fuldstændig afgørende vigtigt at folketinget står samlet om en stærkere indsats imod social dumping fordi rigtig mange af de mennesker der kommer til danmark for

de gerne vil til danmark og de har ikke nogen interesse i at dumpe lønninger eller sikkerhedsvilkår eller arbejdsmiljø

som arbejder i danmark fordi det er en del af et europæisk marked

men alle de virksomheder får forringede konkurrencevilkår fordi der er nogen der snyder ligesom den danske håndværksmester der selvfølgelig sørger for at stille

stilladset ordentligt op får nogle urimelige arbejdsvilkår og konkurrencevilkår når han bliver underbudt af folk udefra som ikke overholder reglerne derfor skal der strammes op

for social dumping vi er godt i gang derudover er der nedsat et udvalg der arbejder nu det udvalg skal kigge på en række forskellige ting

for bedre kontrol med udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere mulighed for en mere effektiv håndhævelse og inddrivelse mulighed for anvendelse af

udvalget skal i øvrigt også se på hvordan andre lande har grebet arbejdet med social dumping an nu siger jeg cabotagekørsel

et af de indsatsområder vi har valgt at prioritere

med enhedslisten der er ingen tvivl om at der har været snydt systematisk med cabotagekørslen

på vejene det er noget som både arbejdstagere og arbejdsgivere på transportområdet

vi kommer ikke uden om at skulle kontrollere mere hvis vi vil den sociale dumping

til livs det udvalgsarbejde vi har igangsat

vi vil så se på om der er behov for yderligere initiativer hvad jeg forventer

at understrege at danmark har behov for at kunne tiltrække arbejdskraft udefra og det behov bliver ikke mindre

de partier der tidligere har arbejdet sammen

sikre adgang eksempelvis for

være med igen når vi på et tidspunkt skal til at diskutere hvordan vi kan tiltrække

balancen må altid være den at når man arbejder i danmark

danske vilkår og vi skal selvfølgelig ikke acceptere at der konkurreres nedad på dårlig løn dårlige arbejdsvilkår ingen overenskomst intet sikkerhedsudstyr og lignende det skal alle her i folketinget være villige til at slå

og måske oven i købet deres liv men også af hensyn til den danske model og alle de

danmark i de seneste ti år antallet af opholdstilladelser er steget men hvor det tidligere hovedsagelig var flygtninge og familiesammenførte som

for at arbejde og for at studere det er en udvikling vi skal være glade

der i høj grad tale om ressourcestærke mennesker der bidrager positivt til samfundsøkonomien

flere undersøgelser har vist at mangfoldighed på arbejdspladsen giver udslag på bundlinjen

og mcdonalds arbejder med mangfoldighedsledelse og nogen tvivl om at danmark

det gælder ikke mindst i de kommende år på grund af den demografiske udvikling arbejdskraftindvandringen er en af forudsætningerne for at vi får mulighed for i fremtiden at sikre vækst og velfærd og dermed får mulighed for at bevare vores velfærdssamfund

hvad vi kan for tiltrække og fastholde dygtige

allerede

hvordan mange nydanskere er med til at løfte vigtige opgaver inden for for eksempel sundhedssektoren hvad enten det er som læger eller som sosu personale

vil ikke blive mindre i årene fremover tiltrækning af ny udenlandsk arbejdskraft og bedre udnyttelse af de ressourcer vi allerede

ikke hinandens modsætninger tværtimod viser undersøgelser at én højtuddannet udlænding genererer to nye arbejdspladser i danmark

påvirket samfundet generelt

som en der bor ude ved store magleby ved det gamle dragør

alle danskere der har været her lige længe

som blandt andet arbejdskraftindvandringen har bibragt danmark naturligvis også givet udslag i hvordan samfundet generelt er

lappet vores arm sammen på skadestuen eller når vi betaler ved kassen i supermarkedet eller andre gange har brug for hjælp eller indgår i fællesskaber i eksempelvis foreninger

og det er ikke os alle sammen der ligner hinanden lige meget og det behøver vi såmænd ikke at være

sådan som mange virksomheder har vist vejen for

det bedste middel til det er ikke at skræmme folk væk med en os og dem retorik eller ligegyldige grænsebommedebatter i stedet skal vi invitere de mennesker der kommer hertil for at yde en indsats indenfor

for at arbejde eller studere i vores perle af et samfund og det skal vi sådan set være taknemmelige for

illegal arbejdskraft det handler om lovlig arbejdskraft det handler om håndværkere og

i forbindelse med debatten her faldt jeg over et notat fra dansk industri organisationen for erhvervslivet

fem siders notat gennemgår argumenterne for hvorfor

skal have mere højtuddannet arbejdskraft til danmark der er mange fine grafer

den sidste side hvilke jeg synes er ret tankevækkende og jeg citerer fra notatet fra dansk industri tal fra danmarks statistik viser at det samlede antal udlændinge i danmark med en lang videregående uddannelse er steget i de senere år og udgjorde cirka niogtyvetusind personer i to tusind og ti dette tal inkluderer dog også de udlændinge der ikke er i beskæftigelse vi har altså nogle højtuddannede udlændinge der er hentet til danmark som ikke er i beskæftigelse og samtidig taler man om at vi skal hente endnu flere

på hvordan vi kunne få dem i arbejde det tidligere integrationsministerium lavede

som viste at højtuddannede udlændinge arbejder som ufaglærte det var en undersøgelse af

af de udlændinge som får et greencard altså højtuddannede aldrig rejser til danmark og at otte og tyve procent af de højtuddannede som kommer hertil ikke er i arbejde undersøgelsen viser også at en væsentlig andel af greencardindehaverne igen højtuddannede som er indrejst til danmark arbejder som ufaglærte tre og fyrre procent af greencardindehaverne arbejder

højtuddannet arbejdskraft bør man jo også undersøge

på de områder

i år overskriften 3f fyrre procent frygter østarbejdere så fremgår det at i dag føler fyrre procent af forbundet

med samme frygt der er altså en bekymring i befolkningen som

bliver taget alvorligt politisk jeg synes

at fagbevægelsen selv tager det alvorligt man kan finde artikler også

3fs egne blade hvor der står at samsø oversvømmes af østarbejdere og det fremgår af artiklen samsø oplever en voldsom stigning i brugen af udenlandsk arbejdskraft samtidig er næsten hver tredje 3fer på øen arbejdsløs

licitationen byggeriets dagblad med overskriften lolland falster slår alarm over østarbejdere

at 3f og dansk byggeri på lolland falster nu slår alarm over den stigende brug af østarbejdere til dumpingvilkår som finder sted på de to øer der i forvejen er trykket i bund af den økonomiske krise med høj arbejdsløshed i ikke mindst byggebranchen

mange kontanthjælpsmodtagere man kan læse

den tolvte januar to tusind og ti men det er næppe blevet bedre overskriften

chauffører kræver værn imod østeuropæere

vi taler om tusinder alle i danmark kender nogen der har mistet jobbet fordi der er kommet en udefra parat til at gøre tingene billigere og på andre vilkår end dem vi har aftalt det skal vi have et værn imod

østarbejdere i danmark slår ny rekord

får arbejdsløse danskere stadig hårdere konkurrence fra østeuropæere

faktisk steg antallet af østarbejdere i danmark med seksten procent sidste år i to tusind og elleve var der således treoghalvtredstusinde og ottehundrede og syvogtredive arbejdere fra de ti nye eu lande viser tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen og det er ny rekord dertil kommer så illegal arbejdskraft så problemet

går ind på internettet finde firmaer og hjemmesider der reklamerer med at man fuldt lovligt efter alle gældende regler kan få østeuropæiske håndværkere herop det er vikarer inden for landbrug og rengøring og fuldt lovligt underbyde danske arbejdere

men hvad kan den dansker som i stedet for kunne

bruge det argument til så vi har både en alvorlig problemstilling i forhold til illegal arbejdskraft

så sandelig også en problemstilling i forhold til lovlig arbejdskraft dertil kommer at

eu borgere under visse forudsætninger har adgang til danske velfærdsydelser at illegale udlændinge med falske eu dokumenter også kan få adgang til vores velfærdsydelser

folkeparti fordi de har taget initiativ til den her

at det er fordi man anerkender at vi har et problem og det har ordføreren jo også brugt

ordføreren mener ordføreren

eller er det sådan at det er et problem der har udviklet sig over hvad skal vi sige de

syv otte år nemlig i forbindelse med udvidelsen af

er enig i at problemet er opstået før hvad har

jo havde eller mener at have haft

et konkret initiativ i forhold til østudvidelsen er det jo fuldstændig korrekt

er en udvikling der har stået på igennem flere år dansk folkeparti har jo ikke stemt for det den tidligere borgerlige regering hentede jo sit flertal

østudvidelsen og for at hente østarbejdere hertil med blandt andet socialdemokratiets stemmer dansk

jo derfor at den tidligere borgerlige regering kunne finde flertal for det ligesom når den nuværende regering ikke agter at gå ind at regulere arbejdskraftindvandringen altså begrænse den

det jo også fordi blandt andet venstre og konservative ønsker at give regeringen rygdækning til at føre

forslag til vedtagelse fordi det ville jo gavne mange af de medlemmer og lønmodtagere som enhedslisten påstår at

og også sende et klart signal til regeringen om at man altså

ikke er nogen konkrete tiltag det var sådan set det mit andet spørgsmål men jeg vil lige kommentere det med greencardordningen jeg

jo forstået at ordføreren mener at den jo sådan set bliver i gåseøjne misbrugt

vil gøre i forhold til det problem

på eu som en del af problemet og hvis det handler om at begrænse indvandring af arbejdskraft fra eu hvordan vil dansk folkeparti

regler om at arbejdskraften skal kunne bevæge sig frit så hvad er det konkret dansk folkeparti vil gøre ved problemet det vil

er ærlig talt lidt ærgerlig over at enhedslisten ikke deler den ambition det havde jeg faktisk forventet det er meget meget hurtigt at enhedslisten er blevet tam det må jeg sige

folketinget konstaterer at udenlandsk højt specialiseret og højtuddannet arbejdskraft i særlige situationer og under kontrollerede forhold med fordel kan finde indpas på det danske arbejdsmarked til gavn for virksomheder og samfundet folketinget konstaterer også at udenlandsk arbejdskraft i stigende omfang medfører at danskere inden for forskellige erhverv oplever et stigende pres og hård konkurrence på løn og arbejdsvilkår

at deres velerhvervede rettigheder og lønvilkår underbydes og at deres job forsvinder til udlændinge der påtager sig jobbene på vilkår der er uværdige for det danske arbejdsmarked folketinget ønsker derfor en begrænsning af den udenlandske arbejdskraft således at der kun kommer den nødvendige arbejdskraft på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til at indlede drøftelser med de politiske partier

drøftelser der er yderligere nogle korte bemærkninger herre leif lahn jensen

stigende pres og hård konkurrence på løn og arbejdsvilkår

der blev også gjort noget imod social dumping før regeringsskiftet men jeg anerkender gerne

med finansloven har afsat fem og tres million kroner

håndtere det her problem det har man jo gjort og det er godt

set også at ud over at vi skal gøre noget i forhold til at bekæmpe illegal arbejdskraft som er i strid med de nuværende regler skal vi da også politisk forholde os til at man jo fuldt lovligt kan udkonkurrere dansk arbejdskraft i dag

problematisk synes herre leif lahn at det er i orden

en situation hvor der er høj arbejdsløshed i danmark og så udkonkurrere dansk arbejdskraft er det i orden burde man ikke have et regelsæt hvor man gik ind og sagde at man lukker op for udenlandsk arbejdskraft efter de ordninger der nu er

eneste dansk folkeparti bidrog med

vedrører mange danskere som er arbejdsløse og

finde fodfæste på arbejdsmarkedet så også

herre leif lahn ved jo godt at før regeringsskiftet var der også razziaer

lahn jensen ved jo også godt at der var razziaer imod illegale indvandrere

det jeg bare sagde var at jeg anerkender at er afsat fem og tres million kroner til en indsats på det her område det synes jeg er godt

set bare i forhold til godkendelse af østudvidelsen og det at der kommer masser af østeuropæere for at arbejde som vil udkonkurrere danskerne på mange områder

socialdemokratiet gav den borgerlige regering rygdækning til at gøre det ligesom venstre og konservative nu giver

set hente stemmer hos dansk folkeparti til at levere resultaterne som jeg tror mange af

for hvilke områder der er behov for at hente udenlandsk arbejdskraft man

jo godt forestille sig at man videreudviklede det og man kunne sagtens forestille sig at at man havde et et nævn hvor

udlændingemyndighederne sammen med fagbevægelsen og repræsentanter for erhvervslivet simpelt

stor arbejdsløshed blandt danske håndværkere

ud og købe en arbejdskraft billigere

at der er nogen der kan levere en en ydelse

som nogle andre ikke kan det er jo sådan markedet fungerer

kan udkonkurrere nogle andre det er jo den måde der bliver skabt velstand på det er markedet

da være meget utryg ved hvis vi herinde skulle sidde og vurdere hvor der er behov for arbejdskraft det er markedet

de danskere som mister deres arbejde eller har svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked på grund af udenlandsk arbejdskraft skal vi jo betale overførselsindkomst til

får snablen ned i den danske velfærdskasse

kan sende børnechecken tilbage til hjemlandet

ikke sikker på at det i sidste ende er så god en økonomisk forretning som

olsen gerne vil gøre det til jeg ved jo udmærket godt at liberal alliance synes det er helt fint

danske håndværkere kan blive udkonkurreret af for eksempel østeuropæiske håndværkere

liberal alliance med sit forslag om at man skal have fri indvandring

ud over at blive presset af østeuropæiske håndværkere

blive presset af asiatiske håndværkere som formentlig er villige til at gå til en endnu billigere timeløn end østeuropæiske håndværkere

omkring greencardordningen med højtuddannede som så påtager sig ufaglærte job det er jeg enig i

sådan generelt og derfor vil jeg gerne spørge om

blev indført efter en aftale i to tusind og seks mellem den daværende borgerlige regering

på greencardordningen ved at indføre et gebyr og man kan se

har været en situation som vi syntes

stramme op på et område hvor der var blevet lempet førhen tilsvarende synes jeg

og hvis socialistisk folkeparti også har den opfattelse

i regering og så kan man sammen med dansk folkeparti rent faktisk gøre noget ved det lad os dog

kommissionen faktisk har sagt til spanien at på grund af høj arbejdsløshed i spanien er det ok at begrænse arbejdskraftindvandring fra rumænien måske vi i danmark skulle se om vi kunne få en tilsvarende ordning det kunne da være interessant at undersøge socialistisk folkeparti sidder i en regering der er formand for eu for nuværende

et stort medansvar så vil jeg spørge om noget andet

folketingsflertal og den nye regering med støttepartiet enhedslisten

er for lille

i perioden under

den borgerlige regering med hensyn til forøgede bevillinger til kontrol mod social dumping det kan jo belyse om det der bliver sagt her bare er ord eller om man også har handlet efter det hvor mange penge krævede dansk folkeparti afsat mod social dumping

og som jo blandt andet handler om hvordan man skal komme efter også illegal arbejdskraft

set bare ligesom med greencardordningen at ja dansk folkeparti var med til at indføre greencardordningen da vi kunne se at

problemer fik vi presset den tidligere borgerlige regering til at gå ind og

kommer ind via den ordning faktisk er faldet vi gjorde noget ved

var et problem sf har jo også tilsluttet sig

komme østeuropæisk arbejdskraft til danmark

er et problem så kan sf ligesom dansk

også gøre det i forhold til østeuropæisk arbejdskraft pointen er jo at ting udvikler sig vi kan se at det skaber arbejdsløse der er danskere

sidder i regering og hvis det er et problem og

det er et problem så rejs det dog under eu formandskabet

er er det ikke sådan lidt bemærkelsesværdigt at siden østaftalen blev vedtaget i to tusind

har vi set at problemet med arbejdskraft fra østeuropa har været stigende altså igennem de år hvor socialdemokratiet

den borgerlige regering i forbindelse med østudvidelsen og at vi har set en stigende problemstilling vedrørende østeuropæisk arbejdskraft der ikke har noget med greencardordningen

udenlandske tjenesteudbydere har heller ikke virket

sf har støttet den borgerlige regering i

ikke virket igennem de sidste mange år år

køre videre ad samme spor og sige pointen er sådan set at nu har

har varetaget lønmodtagernes vilkår socialdemokratiet socialistisk folkeparti og enhedslisten siger også en gang imellem at det går de meget op i

at man går ind og regulerer arbejdskraftindvandringen

sagen er jo den at danske håndværkere

en ting er illegal arbejdskraft men de kan jo lovligt blive udkonkurreret og så er spørgsmålet er loven så god nok synes

det synes socialistisk folkeparti det

rejse en meget væsentlig debat her i folketingssalen venstres holdning til indvandring af arbejdskraft som vi jo drøfter i dag kan faktisk

opsummeres på den her måde

arbejdet i danmark skal ske efter danske spilleregler så vi sikrer gode lønforhold og gode arbejdsvilkår for de lønmodtagere der kommer hertil

også en fair konkurrence for arbejdsgiverne

der var i sin tid mange bekymringer om hvad eu udvidelsen i to tusind og fire ville indebære bekymringerne gik

især på hvilke konsekvenser udvidelsen ville få for den danske arbejdsmarkedsmodel

østeuropæiske arbejdstagere skulle arbejde på danske løn og ansættelsesvilkår dette sikrede at eu udvidelsen

men under fair og fornuftige omstændigheder en undersøgelse fra rockwool fonden fra to tusind og ni viste da også at indvandringen som følge af østudvidelsen

at det langt hen ad vejen holder stik

medført ubalance tværtimod har tilgangen af arbejdskraft været med til at afhjælpe

arbejdskraft det har

ledige stillinger med østeuropæisk arbejdskraft og det har været afgørende for også at kunne fastholde virksomhedernes ordretilgang og selvfølgelig dermed også økonomisk vækst tidligere

fortælle om at det var svært at få eksempelvis højt specialiseret dansk arbejdskraft det ændrede vores jobplan i to tusind og otte på men behovet for specialister eksisterer rent faktisk stadig og derfor skal der naturligvis fortsat være adgang for udenlandsk arbejdskraft i danmark der er generelt set ikke tegn på at indvandrere der ansættes i danske virksomheder fortrænger

ansatte i tilsvarende arbejdsfunktioner

konkurrere på uddannelse på viden

at komme til danmark og gøre en indsats

gerne slutte af med at sige at det er vigtigt at vi får en nuanceret debat på det her område og undgår at debatten får slagside og kun fokuserer på de negative historier der skal ingen tvivl herske om at social dumping er uacceptabel men vi skal huske på at

af de østarbejdere der er kommet til danmark siden udvidelsen af eu bidrager positivt til det danske arbejdsmarked de arbejder under ordnede forhold til fordel for den danske samfundsøkonomi

understrege så vi undgår et

folketinget konstaterer

der har åbnet danmark for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft samtidig med at der er sat konsekvent ind over for social dumping folketinget konstaterer med tilfredshed at danmark er et åbent land for alle der ønsker at bidrage til det danske samfund folketinget konstaterer endvidere at østudvidelsen har gavnet dansk økonomi og det danske arbejdsmarked men at der fortsat er behov for at sætte ind over for det lille mindretal der misbruger reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed folketinget

danmarks mulighed for at rekruttere velkvalificeret

vedtagelse fra venstre og konservative vil indgå i de videre forhandlinger jeg har noteret fem medlemmer med korte bemærkninger først

arbejdskraft og det afventer vi så at venstre medvirker til

og det synes jeg er hamrende unuanceret

at der er tilfælde hvor danske håndværkere og andre

de skal jo

selv om det er lovlig arbejdskraft

men der er også områder hvor venstre og dansk folkeparti måske ikke er sådan fuldstændig enige og det her

den jeg henviste til i min ordførertale og

til at sørge for at det danske samfund jo faktisk fungerede ganske udmærket

de jobfunktioner som skulle udføres også blev udført på trods af

bliver ved med at importere i tusindvis af østeuropæere

arbejde i netto hvis de ikke kunne finde et andet arbejde og

at vi diskuterer hvordan det kan være er højtuddannede danskere som står med en

man kan sige meget skidt om

har noget der er relevant at hive frem at de midlertidige arbejdere østeuropa hælder langt mindre i statskassen

og tv to finans at en almindelig dansk håndværker bidrager

beskæftigelsesministeren sagde faktisk ganske rigtigt

og finder arbejde i andre lande

går begge veje og jeg mener bestemt

det danske arbejdsmarked men også det europæiske arbejdsmarked både

af om ordføreren mener der er et problem og hvis der er det

har gjort ved det det blev læst op at ordføreren mener at den tidligere regering konsekvent har sat ind over for social dumping og

om ordføreren så er enig i at man har gjort nok siden vi konstaterer de problemer som vi gør i dag hvis ordføreren er enig i at der er et problem

ordføreren giver også udtryk for at det kun er et lille mindretal der misbruger reglerne

udmelding fra

dem altså fra politiet mener at der er et sted mellem tyvetusind og halvtredstusind

her i landet er det så bare et lille problem så der er to spørgsmål hvad har man reelt gjort

med socialdemokratiet har jo konsekvent faktisk strammet op på reglerne her det handler jo blandt andet om rut registeret det handler om styrkelsen af arbejdstilsynet det handler i det hele taget om

styrke og bakke op om den danske model hvor ét er lov

at arbejdsmarkedets parter har

sådan en tirsdag aften her i folketinget

tilbage i stolen og siger

men det må vi da lige lade venstre om at forsvare

er åbenbart ikke noget der ligger enhedslisten på sinde længere

at enhedslisten også fuldstændig og konsekvent

det er jo partier man samarbejder med

ja siden vi har kunnet blive enige med de nuværende regeringspartier om en forstærket indsats på det her område det er jo det der har været nødvendigt og der synes jeg bare ikke jeg fik noget svar på hvad det var for en konsekvent

det er vist en offentlig hemmelighed at det

under den tidligere regering så så jeg efterlyser stadig

spørgsmål om det med fagbevægelsens redskaber

og som jo betyder at når vi taler om udstationerede virksomheder

hverken den danske fagbevægelse eller medlemslandene i øvrigt ret til at stille krav om lige vilkår for udenlandske virksomheder

for hjemlandets virksomheder synes ordføreren at det har været en god udvikling og og hvad vil ordføreren i givet fald

kommer indrømmelsen så jo rut registeret kom rent faktisk til at fungere

lige før anede herre finn sørensen ikke engang at rut registeret eksisterede

så der kommet en åbenbaring til herre finn sørensen nu her i løbet af den her tirsdag aften

se nu at det er en vej som man spadserer videre ud

beskæftigelsesministeren for ikke mange minutter siden stod her på talerstolen

og proklamerede hvor godt tingene nu fungerede og at

samarbejde og at beskæftigelsesministeren og skatteministeren oven i købet havde været med

den tidligere borgerlige regerings

er truet på grund af underbetaling og udenlandske firmaer som ikke betaler moms

overtræder en stribe andre regler

derfor er det en stor overraskelse for mig at ordføreren som er tidligere beskæftigelsesminister bruger udtrykket at den tidligere regering satte konsekvent

at jeg går ud fra at det stadig væk venstres opfattelse at man fører en konsekvent politik mod social dumping

mod social dumping penge til arbejdstilsynet til skat og

stemte venstre imod jeg vil gerne spørge hvorfor i alverden

imod når man påstår man fører en konsekvent politik imod social

folkeparti før valget og det kan da undre mig meget

eigil andersens parti så gik ind i de aftaler og i øvrigt var glade for dem forsvarede dem

til livs man var nået langt og et godt samarbejde med den borgerlige regering og så videre så det kan da også undre mig

herre eigil andersen i dag

lader fuldstændig hånt om det samarbejde man

at samarbejde på jeg troede faktisk at det her folketing var

folketing hvor man skulle prøve på at modarbejde hinanden men jeg vil da bare sige

stadig væk burde gælde og jeg er fuldt tilfreds med den aftale som som vi indgik og derfor

stemt for det lovforslag som

under den tidligere regering det er jo sandheden om det jeg mener at der er mange lønmodtagere i danmark som er dybt skuffede

at venstre direkte stemmer imod at der skal gøres mere mod social dumping

en skrappere kontrol jeg tror også der er mange arbejdsgivere som er dybt skuffede over venstre og mange håndværksmestre som jo har udtalt at de ønskede at der skulle være en mere effektiv kontrol

vognmænd som også har ønsket en stærkere kontrol

så mit spørgsmål er til gentagelse

at der skulle være en mere effektiv kontrol når både arbejdsgivere og lønmodtagere ønsker en stærkere kontrol og venstre oven

at man ønsker noget effektivt mod

måtte mene om mit parti så tak for

var det jo som sagt fordi vi var fuldt tilfredse med den aftale som vi tidligere

indgået som den daværende regering indgik

at de tidligere samarbejdspartier skændes om

sammen med s sf

østeuropæisk arbejdskraft og jeg hørte ordføreren sige at man skal overholde overenskomsterne i danmark hvordan kan det så lade sig gøre

egentlig bare mindstelønnen der skal overholdes

at vikarbureauer med den opbakning der

snart ti år

styrke samarbejdet imellem skat og arbejdstilsynet

fik has på en del af

som der var på det her område jeg

at man skal fortsætte ad

herre finn sørensen i dag jo også sagde at blandt

rut registeret er noget af det

til at fungere rigtig godt under den borgerlige regering det er jo ikke umiddelbart en en ros jeg havde forventet at

vi skal rose for meget før vi har set nogle resultater af det det er ikke så lang tid siden

en anden ting jeg godt lige vil

østeuropæisk arbejdskraft har ret til at rejse til danmark og søge arbejde rejse rundt

nogen som helst kontrol bare de er selvforsørgende

egentlig tænkt sig at gøre for at samle

ikke kan få en arbejdskraft der underbyder kollegaerne her i danmark ved at rejse rundt og søge arbejde

godt gå for halvfjerds kroner i timen fordi det er sådan cirka tres kroner mere end jeg

nede i polen den arbejdskraft skal også kontrolleres

altså også sådan at at den danske model jo rent faktisk betyder at man har en vis kontrol med hvad der foregår på det danske arbejdsmarked det betyder så

at fagbevægelsen jo også

at det er til stor fordel for det danske arbejdsmarked at

der er fri bevægelighed og at man som europæer kan rejse mere eller mindre frit rundt

det er altså også en meget stor fordel for danskere

rejse til andre europæiske lande og tage

at vi bakker meget op om

inger støjberg sige at den tidligere

den nye regering har taget nogle yderligere tiltag

og derfor kan herre leif lahn ikke slutte som

han gør her jeg mener

vi havde på daværende tidspunkt og begræder

at den nye regering ikke har samme tilgang

ordføreren siger

man har gjort i vk regeringen

komme med ret mange

har været fysisk til stede under debatten men om herre leif lahn jensen også mentalt har været til stede kan man da godt

en konsekvent måde at imødegå den sociale dumping

det var nok og at det var det der skulle til

ligger man i hængekøjen sådan er det altså bare ingenlunde

i politik er det sådan at meninger mødes

brydes nogle gange er man enig nogle gange er man uenig men når man er uenig

det samme som at man ligger i hængekøjen

økonomi og det danske arbejdsmarked

er man indstillet på at lave en yderligere kontrol

har styrket dansk økonomi at der er fri bevægelighed af arbejdskraft hænger det jo sammen med at vi rent faktisk havde

at vi ganske enkelt ikke havde arbejdskraft nok i danmark og der

hvis man ikke på daværende tidspunkt havde

det faktisk betydet at dansk økonomi

at dansk økonomi har haft gavn af at der er fri bevægelighed af

meget opmærksomme på den problemstilling som herre kim christiansen rejser men jeg

primusapparater

det er jo social dumping så det vil noget

der er ingen tvivl om at den fortolkning

de eu regler der er er en fortolkning som

en god idé at få en mulighed som denne

at diskutere netop det her med den danske arbejdskraft

sociale overførselsindkomster det synes jeg måske at venstres ordfører skulle

på ledighedsydelse og social

det er ikke så lang tid siden at der var en

erhvervsledere heriblandt både gartneriejere

man må sige at både gartnerierne og landbrugene

så derfor herre hans kristian skibby

ikke forsimple den her diskussion

som herre hans kristian skibby forsøger

skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i danmark hvis man vil have dagpenge det er den ene side af sagen den anden side af sagen er så bare desværre

arbejdsgivere der ikke kan få arbejdskraft dansk arbejdskraft

der er så østeuropæisk arbejdskraft og hjælp at hente og nogle har så valgt at ansætte østeuropæisk arbejdskraft

succeshistorie

danske job på udenlandske hænder

naturligvis ret i at der er rigtig mange der gør

selv var lidt inde på problematikken

øget kontrol i danmark

danske folkeskoler i danske daginstitutioner

danske arbejdsløse og så har vi omkring tredstusind

gevaldigt sammen et er

for eksempel rengøringsjob det er hamrende ulovligt noget andet er at der er fri bevægelighed

økonomisk vækst de to ting til herre hans kristian skibby bliver man nødt til at adskille man kan ikke rode det sammen i en stor gryde

at der er illegal arbejdskraft det skal der sættes ind over for men nej det er ikke et problem at der er fri bevægelighed

det er faktisk vækstskabende herre hans kristian skibby så man bliver nødt til

daværende ef var det blandt andet ud fra et ønske om at binde europa sammen i et tæt fællesskab for at kunne fremme den europæiske integration er det nødvendigt at personer frit kan bevæge sig på tværs af unionens grænser

arbejdskraftens frie bevægelighed er en grundsten i det europæiske samarbejde det er ufravigeligt fra eus side og socialdemokraterne bakker til fulde op om det

tresserne importerede vi arbejdskraft i danmark fordi vi manglede fabriksarbejdere mange af dem blev og bidrog til at vi i dag har et mangfoldigt samfund situationen i dag er

så at vi skal isolere os at danmark skal isolere sig fra resten af verden nej det mener jeg

løsningen er at danmark er en del af den omkringliggende verden og at verden påvirker danmark og danskerne er ikke nyt og det ser jeg

rigtig positivt det er godt for de studerende der rejser ud i verden for

det er godt for dem der finder drømmejobbet et andet sted i eu og vender tilbage med en ny inspiration det er godt at vi har mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs af europas grænser

tage et arbejde i udlandet hvis man ikke kan få noget herhjemme og selvfølgelig også omvendt når det så er sagt

der underbyder de danske løn og arbejdsvilkår det er fuldstændig uacceptabelt og jeg må sige det ret kraftigt fuldstændig uacceptabelt at østeuropæiske virksomheder ikke vil konkurrere på lige vilkår med de danske at de snyder med moms og skat at de ikke registrerer sig i rut registeret og at udenlandske arbejdstagere arbejder under livsfarlige forhold på byggepladser i hele landet det kan og vil vi selvfølgelig ikke acceptere socialdemokraterne mener at løsningen blandt andet skal findes ved at styrke indsatsen mod social dumping derfor har vi netop som det er blevet nævnt flere gange afsat fem og tres million kroner på finansloven til sådanne initiativer og også lidt mere langsigtet har vi nedsat et udvalg som skal kigge på yderligere tiltag mod social dumping som jeg

ministeren nævnte ja

har altid været international vi tror på at dialog på tværs af grænser og

kan gøre en forskel at vi skal være solidariske med vores udenlandske kollegaer og hive dem op i lønkampen frem for at lægge os

det gælder på arbejdsmarkedet såvel som i alle andre henseender derfor har jeg et

på vegne af socialdemokratiet sf enhedslisten

hvor der sker en reguleret ind og udvandring af arbejdstagere både til og fra eu landene og lande uden for eu det skaber vækst til fordel for danske virksomheder og dansk økonomi men det kan også skabe social dumping folketinget understreger at social dumping og misbrug af udenlandsk arbejdskraft skal stoppes idet arbejde i danmark som

vilkår folketinget anerkender anerkender at indsatsen mod social dumping med finansloven for to tusind og tolv er blevet væsentlig styrket folketinget opfordrer regeringen til at fastholde og udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel og til at understøtte at udenlandsk arbejdskraft der bliver i danmark bliver integrerede

radikale sf og enhedslisten indgår i de videre forhandlinger jeg har noteret fire medlemmer til korte bemærkninger først er herre martin henriksen

jeg tror at når debatten er overstået

er

at danske håndværkere bliver udkonkurreret

østeuropæiske håndværkere på arbejdsvilkår og på løn

det er også meget vigtigt at der er en fri bevægelighed

grænserne jeg synes det er fint at

her i landet vi har nogle nogle håndværksmestre vi har nogle

jeg bare nødt til at sige at den her regering har gjort meget mere end den tidligere regering har gjort vi har gjort noget dansk folkeparti har sådan set bare snakket i ti år uden at gøre noget som helst men

om det er i orden med socialdemokratiet

men det kunne jo være rart at få et meget klart svar

fuldt lovlige vilkår en del af eu reglerne

det er helt i orden med

den danske model vi værner meget om at parterne derude skal

overenskomster og jeg er ikke et sekund i tvivl om at hvis hvis der er nogen der tager et stykke arbejde

fuldstændig inde men hvis vi hvis vi virkelig vil en åben verden

klar til at kunne flytte os på tværs af grænserne men det skal bare være på ordentlige vilkår

og det skal være med bevarelse af den danske model og

med bevarelse af hele overenskomstsystemet

at at dokumentere at der er

i chauffører der sidder i førerhusene

kim christiansen ville noget på det område men indtil nu er der ikke sket noget indtil nu har det bare været

så står der også at muligheden for bedre registrering undersøges nærmere i regi af udvalget om modvirken af social dumping det vil sige at i det her udvalg der er nedsat går man ind og kigger nærmere

på cabotagekørsel og hvordan

mere af den her slags det er trods alt lidt længere end

løst for længe siden men nu vejrer vi selvfølgelig morgenluft med den nye regering for

jeg appellerer til men det er bare fordi jeg synes at det lyder en lille smule naivt

arbejdsvilkår og så videre det foregår i stor stil

i udlandet skuffeselskaber vikarbureauer

selskab i rumænien og så ansætte

de også kigge på i det her udvalg de skal simpelt hen kulegrave mange af de her ting og se hvordan man gør det bedre

kim christiansen sige at bare det her udvalg ikke arbejder så længe så

der til sidst ikke er flere arbejdspladser jeg vil sige at den tidligere regering med

havde ti år uden at gøre noget som helst jeg kan oplyse her

bare valgte at have de her skåltaler og så ikke kunne gøre noget ved det udvalget er færdigt til oktober

tilstrækkelig mange skåltaler her i dag jeg synes

at det er tidspunktet til de helt store drikkegilder

i den ordførertale som herre

socialdemokraterne ville vise solidaritet med vore udenlandske kollegaer

arbejdspladser som ligger i ufaglært regi

de sidste år i stigende omfang

danske job til at være udenlandske job i danmark det er også derfor vi kan se at arbejdsmarkedsstyrelsen jo har meddelt at at der har været en stigning i to tusind og elleve på hele seksten procent i antallet af de her nye østarbejdere i danmark

et problem så vi tager det meget alvorligt solidaritet til vælgerne ja det har

men kunne da stille et andet

arbejdsmarkedets parter og med fagbevægelse og alle mulige andre fordi man skal bruge den her internationale solidaritet til at pudse sin egen glorie

vi har puttet mange flere penge i en kickstart mange flere penge i at skabe job

den tidligere regering og dansk folkeparti overhovedet kunne

så vi har masser af planer jeg

kan forstå de planer for man skal netop også kunne forstå problemet

og ønske at gøre noget ved det og ikke bare snakke om det

de sidste år siden to tusind og fire

radikale og sf siddet sammen med v og k og styret arbejdskraftens tilgang

man har lavet kontrol

kontrol man har lavet rut registeret som den tidligere ordfører fru

der styrede tilgangen af arbejdskraft fra europa

noget igennem uden at herre leif lahn jensens parti havde sagt ja til

at stå her og skose andre der er totalt uden for

gjort noget nej fordi den tidligere vk regering

vi har også gjort noget nu med enhedslisten da vi havde muligheden så vi har gjort mange ting vi har ikke bare nøjedes med nogle bomme nede ved grænsen vi har

hvis herre leif lahn jensen havde gjort så meget

arbejdskraft kommer til danmark

vi ikke haft en østudvidelse men man lagde sig

problemer som herre leif lahn jensen siger vi bruger fem og tres million

havde ingen indflydelse under vk regeringen sikke noget vrøvl dansk folkeparti

indflydelse de fik pointsystemer de fik bomme nede ved grænsen de fik masser af ting

hele men de har ikke villet noget for så

nogen sinde selv om de snakker meget om det vi gør noget ved

af de internationale konjunkturer i særdeleshed og øvrige verdensomspændende begivenheder i almindelighed det gør danmark sårbar men det giver også vores land en række muligheder og mulighederne ligger netop i

deltager aktivt i den internationale arbejdsdeling frem for

af for verdenen rundt om os det betyder at vi skal se positivt på økonomisk samkvem med omverdenen og herunder også se perspektiver i vandringer af arbejdskraft øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft har samlet set afledte positive virkninger på den finanspolitiske holdbarhed

er udenlandsk arbejdskraft en gevinst for dansk økonomi

udenlandsk arbejdskraft medfører alt andet lige et mere fleksibelt arbejdsmarked og giver dermed dermed også muligheder for en mere smidig løndannelse

indvandring kan derfor også have en positiv virkning på beskæftigelsesmulighederne for mange grupper af danskere og bidrage til at reducere problemer med uddannelsesmæssig mismatch på arbejdsmarkedet det bekræftes også af analyser

arbejdsmarkedskommissionen

være en yderligere gevinst for den økonomiske vækst

den indvandrede arbejdskraft tilfører det danske arbejdsmarked ny viden og nye kompetencer

undersøgelser viser da også at især højtuddannet arbejdskraft er guld værd for det danske arbejdsmarked og for det danske samfund i øvrigt en ny analyse foretaget af

højtuddannede indvandrer med medbragt familie bliver i danmark i otte år og bidrager med cirka

påpeger er der gevinst ved højtuddannet arbejdskraft også i perioder med lav vækst og stigende ledighed så samlet set er der rigtig mange gode argumenter for at være åben over for indvandring af arbejdskraft især den højtuddannede af slagsen

at italesætte det og vigtigt at vi også gør det

at vi i danmark opretter et bolværk mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft og sikrer at det danske arbejdsmarked ikke bliver udnyttet til social dumping

også glad for at regeringen i samarbejde med enhedslisten har styrket indsatsen mod social dumping noget vi vedtog i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv langt de fleste udenlandske medarbejdere i

danmark arbejder under samme ordnede forhold og på samme løn og

en god ting

vi ser også at der i udvalgte brancher findes virksomheder som udnytter udenlandsk arbejdskraft og unddrager sig skat og moms samt lader lader hånt om danske regler for sikkerhed og arbejdsmiljø vi ser også uacceptabelt misbrug af det såkaldte rut register

for udenlandske tjenesteydere hvor de registrerede virksomheder ikke reelt eksisterer i hjemlandet i radikale venstre er vi åbne over for udenlandsk arbejdskraft og vi ser store fordele i at den udenlandske arbejdskraft kan styrke dansk økonomi men det skal ske på en måde så den danske arbejdsmarkedsmodel ikke bliver undermineret det er meget meget vigtigt for os at understrege derfor er det vigtigt for radikale venstre og for regeringen at adressere udfordringen med social dumping og slå hårdt ned på systematisk misbrug af illegal arbejdskraft eller brug af illegal arbejdskraft i det hele taget og undgå slavelignende forhold på det danske arbejdsmarked samlet set støtter radikale venstre

hvis den tilfører ny viden

have et overblik over lige præcis hvilke nye kompetencer

arbejdsmarkedskommissionens rapport påpeger at det

er sikker på at de danske virksomheder forstår at udnytte de kompetencer og har blik for den viden som udenlandsk arbejdskraft kan generere

synes jo ikke rigtig at ordføreren svarer på

ikke sikker på at svaret bliver bedre af den grund

hvis nu det radikale venstre får øjnene op for at der er danskere

bliver presset ud i arbejdsløshed eller som er arbejdsløse og

arbejdsmarkedet på grund af udenlandsk arbejdskraft og de danskere

mener det radikale venstre så det er et problem som man skal gøre noget ved eller mener det radikale venstre at man selv om det sker

godt argumentere længe imod men lad os prøve

vil sige at det er meget magtpåliggende for radikale venstre og for regeringen at

sikre at det danske arbejdsmarked fungerer

vi hele tiden kan sikre lav ledighed til gavn for danske lønmodtagere og jeg tror at selv om danske lønmodtagere kan opleve

arbejdskraft så vil

den meget forsimplede og snæversynede tilgang som

fast mængde arbejde i samfundet det er jo en dynamisk størrelse som også afhænger af

at man har en regering og et flertal her i folketinget som

at vi i to tusind og elleve

i herboende østarbejdere fra de ti nye eu lande

østarbejdere fra de ti nye eu lande i danmark i to tusind og elleve

det som er væsentligt at påpege

at

der er udenlandsk arbejdskraft

højtuddannet arbejdskraft

at sige at der er noget højt specialiseret

ordfører fru inger støjberg

venstres ordfører sagde og det er jeg meget enig i

har hver deres bidrag så vil jeg bare lige sige til sidst at

beskæftigelsen i danmark i to tusind og syv

som rengøringskone eller pedel eller kontorassistent eller

en økonomisk gevinst

at selv om der sker en udflagning af dansk arbejdskraft

i danmark kunne gøre nytte i andre sektorer

det fleksible og dynamiske danske arbejdsmarked gjorde at det samlet set

arbejdskraft fra eu

jeg går ud fra

ved alt om at man kan rejse rundt og søge arbejde i et andet land tre måneder i træk og så

et arbejde ved en arbejdsgiver og

det er en stigende udfordring for danmark

der systematisk bliver brugt illegal arbejdskraft jeg kan ikke her dissekere

forekomster af illegal arbejdskraft men jeg mener at der når man snyder med rut registeret for eksempel

fra eu ikke bliver registreret når de kommer til

man skal overholde overenskomsterne hvad er det i overenskomsterne man skal overholde

den overenskomstmæssige løn er

det ikke sådan at jeg kategoriserer det er fald ikke min intention at kategorisere

er klart at hvis der er nogle som

ikke er registreret i rut registeret og som

sig til at bruge underbetalt arbejdskraft

der er ikke en entydig løsning der det er også derfor

man skal sige at enhver vandring af arbejdskraft som ikke lige passer præcis med danske overenskomster er

vi skal så tæt på danske overenskomster som muligt og det er også derfor vi siger at udgangspunktet også til vedtagelse vi

så er det herre eigil andersen som ordfører for

mangler arbejdskraft enten generel eller med særlige kvalifikationer kan udenlandsk arbejdskraft modvirke flaskehalse og bidrage til vækst i danmark og det er godt tilsvarende har for eksempel danske håndværkere i perioder med stor arbejdsløshed

gavn af at kunne tage til især tyskland og norge for at arbejde og lige nu oplever vi at der er temmelig mange sygeplejersker danske arbejdsløse sygeplejersker som tager til norge for at få job men vi må også tage bestik af

kan udenlandsk arbejdskraft medføre social dumping som det også er blevet nævnt i debatten her og det betyder simpelt hen at danske job så bliver undermineret på grund af underbetaling at man overtræder lovreglerne ved at de udenlandske firmaer ikke betaler skat og moms at man overtræder arbejdsmiljøregler med videre og det er naturligvis uacceptabelt at danske job bliver undermineret på den måde derfor har det igennem adskillige år

mod social dumping derfor var det en stor dag da folketinget under den nye regering vedtog at bevilge fem og tres million kroner til en mere effektiv kontrol mod social dumping og som det er nævnt

pengene gået til arbejdstilsynet politi og skat det undrer mig derfor fortsat uhyre meget at tre borgerlige partier stemte imod den bevilling de mener altså åbenbart at det er helt i orden at danske job undermineres så flere beboere i danmark bliver arbejdsløse jeg kunne forstå på venstres ordfører at hun mener at den hidtidige indsats mod social dumping er tilstrækkelig

der er tusindvis af danske bygningsarbejdere og danske lastbilchauffører

kan sige at det er forkert

stor fangst af udenlandske firmaer der ikke betaler moms og skat og ikke er registreret i rut i rut registeret og så videre men problemet med social dumping er jo ikke løst endnu selv om det her forøgede samarbejde er et væsentligt skridt fremad og derfor er der som det er blevet nævnt i debatten blevet nedsat et tværministerielt udvalg der skal komme med yderligere forslag senest den første oktober i år

til at effektivisere kampen mod social dumping

her har vi da også i sf nogle forslag vi gerne vil bidrage med og et af dem er at vi mener man bør indføre et såkaldt kædeansvar ved lov for så vidt angår betaling af skat og moms kædeansvar betyder at hovedentreprenøren eller den der bestiller arbejdet skal have ansvaret for at hans underentreprenører betaler skat og moms og hvis de ikke betaler kan skat i stedet

hos hovedentreprenøren det betyder at hovedentreprenøren eller bestilleren af arbejdet fremover vil tænke sig om to gange inden den pågældende laver aftaler med plat og svindelfirmaer som underentreprenører for det vil nemlig kunne koste hovedentreprenøren

her kædeansvar indført ved lov men vi har også andre forslag et af dem er at vi mener arbejdstilsynet bør have magt til at kunne standse arbejdet på en byggeplads hvor

det pågældende udenlandske firma ikke er registreret i rut

det vil være et effektivt redskab til at få alle de udenlandske firmaer registreret vi mener også

uddele en såkaldt administrativ bøde for manglende registrering

i rut registeret svarende til at en parkeringsvagt kan uddele en bøde til en bilist der holder ulovligt parkeret de her forslag er hvad vi arbejder for i sf jeg vil gerne understrege at det ikke er noget som er forhandlet mellem de tre regeringspartier og derfor kan jeg heller ikke på nuværende tidspunkt sige

forslagene vil ende med at blive gennemført men det er hvad vi arbejder for

det som jeg har været inde på tidligere

der skal være så meget kontrol

man ikke skal have underbetalt arbejdskraft hvordan kan det så lade sig gøre at

gå ud og udbyde arbejdskraft til langt under hundrede

kroner i timen til udenlandsk arbejdskraft

skal overholde de danske overenskomster hvordan kan

folketinget som skal vedtage hvad man skal have i løn når man er ansat på en arbejdsplads

mening at det skal være sådan at det er noget man

aftaler ved overenskomstforhandlingerne det betyder

skrækkelige underbetaling som herre bent bøgsted nævner

meget meget lave uacceptabelt

det også meget vigtigt at der er mange flere virksomheder som bliver tilmeldt rut registeret

fra arbejdstilsynets side for når man så er registreret

bliver opmærksom på at det pågældende firma er der og hvor det arbejder og så vil man kunne arbejde for at få en overenskomst

den tidligere vk regering

en overenskomst ok så overholder de overenskomsten

til noget som helst jeg hører også herre eigil andersen sige at det her rut register som

forhandle på plads sammen med den tidligere regering

noget juks det er vist

gået ud på at det kunne være en mulighed at danmark meldte sig ud af eu jeg mener og sf mener at det

var en god solidaritetshandling der foregik så hører der noget med i omkring arbejdskraftens fri bevægelighed som har nogle ulemper som vi prøver

er det sådan at rut registeret for eksempel er en af vejene til at fagbevægelsen kan få en indsigt i

danske lønmodtagere så er det

socialistisk folkeparti ligesom hos så mange andre partier i folketinget desværre er solidariteten med de østeuropæiske

af den solidaritet

er jo at danske lønmodtagere

i en verden hvor man gerne så at det

af rosenrød landsbyidyl og en gris man kunne klø bag ørerne men den tid er forbi hvor tingene hang sådan sammen i vores verdenssamfund når optagelsen af østeuropa også er en

solidaritetshandling over for danske lønmodtagere

skyldes det simpelt hen at det foruden

virksomheder får et udvidet marked som vi også allerede har set de er gået ind på de får større afsætningsmuligheder velstanden vil stige i de pågældende østeuropæiske lande og dermed vil det også skabe job i danmark men det er rigtigt at vi har nogle umiddelbare problemer med social dumping som er ganske ganske alvorlige og derfor har det været så vigtigt for den nye regering at sætte effektivt ind og gøre langt mere end det skete under den borgerlige regering støttet af dansk folkeparti

konsekvenserne af den politik

set bare om man fuldt og helt

helt i orden i overensstemmelse med sfs politik

at danmark skal isolere sig og for eksempel melde sig ud af eu et meget isoleret land er for eksempel nordkorea og

ikke nogen herinde mener er en succes det mener jeg i hvert fald ikke er en succes og en vej til efterfølgelse så har vi spørgsmålet

er det en solidaritetshandling over for de østeuropæiske befolkninger eller over for de danske lønmodtagere det er begge dele som jeg har beskrevet fordi det skaber arbejdspladser i danmark det skaber markeder det skaber velstand

netop derfor er det så vigtigt at vi får lavet de effektive redskaber der gør at de her udenlandske firmaer

betaler skat at de betaler moms at de overholder arbejdsmiljøreglerne og at vi har et ordentligt fungerende rut register som fagbevægelsen også kan bruge

lave den overenskomstdækning der er tale om men jeg har stadig væk ikke hørt at dansk folkeparti ønsker lovgivning om lønspørgsmål i danmark

at af rut registeret

registrering i rut registeret også gælder danske virksomheder

men som dybest set udspringer af en stor dansk virksomhed skal de virksomheder

udenlandske lastbilers varetransport

være en god idé hvis der kunne laves en registrering også af det område og derfor indgår det også i udvalgets arbejde det udvalg som er nedsat mellem de forskellige ministerier og som skal arbejde frem til

undersøge om det kan lade sig gøre med sådan en registrering det håber jeg

at det kan jeg er ikke så godt inde i juraen at jeg på stående fod kan sige om det er en mulighed men vi er helt enige med herre kim christiansen i at det ville være en god idé hvis

så nåede at glemme mens jeg svarede på det første jeg håber jeg kan få det igen

udenlandske

de her vejafgifter som udenlandske

for dårlig kontrol

lovgive om hvordan arbejdsmarkedets parter

i godskørselsloven som vi skal diskutere i morgen netop er en regulering og kontrol af overenskomstmæssige forhold for

selskaber som jeg efter den beskrivelse der blev givet her opfatter som stråmandsvirksomheder

i rut registeret men jeg må svare som jeg også gjorde før at jeg ikke er tilstrækkeligt inde i juraen til at jeg kan sige om det kan lade sig gøre men holdningsmæssigt mener jeg at det burde kunne lade sig gøre med hensyn til

tilstrækkeligt inde i det emne til at

jeg kan svare på det men det som er det generelle er

der er afsat ti million kroner ekstra

ekstra kontrol med den her cabotagekørsel det er det rene wild west som det foregår for øjeblikket og det er helt urimeligt over for danske lastbilchauffører og derfor er det helt oplagt at det er et meget vigtigt område som vi skal have meget mere styr på

vi altid ment det er vi altid gået ind for det har ikke noget med eu at gøre det er simpelt hen en grundholdning

at arbejderne skal have lov til at bevæge sig frit i verden og ikke kun i europa men det afgørende er at det sker på lige vilkår og her har vi jo helt klart nogle problemer for det første har vi nogle eu regler om udstationering og nogle afgørelser fra eu domstolen i den forbindelse der faktisk forhindrer os i at stille krav om lige vilkår

udstationerede virksomheder for det andet har vi et stort antal virksomheder og arbejdere der opholder sig illegalt her i landet det problem deler sig i to den ene del er at udstationerede virksomheder

glemmer i gåseøjne at registrere sig i rut og

betaling af skat moms og socialt bidrag den anden del er grænseoverskridende organiseret kriminalitet med henblik på import af illegal arbejdskraft ofte på slavelignende vilkår eller direkte menneskehandel det er især disse forhold der lægger et stort pres på løn og arbejdsvilkår her i landet det lægger også et pres på vores skattefinansierede velfærdssystem det lægger pres på hele moralen i samfundet som bliver mere og mere flosset i kanten

dæmme op for de her problemer arbejdsmarkedets parter har et stort ansvar for i fællesskab at forsvare den danske overenskomstmodel de er da også heldigvis kommet et stykke ad vejen igennem hurtigere fagretlig behandling men desværre ser det ikke ud til at fagbevægelsen kommer igennem med deres ønsker om tredjepartsforpligtelse og kædeansvar ved udlicitering af opgaverne vi har også

med den nye regering og den finanslovaftale som vi har haft fornøjelsen af at indgå med regeringen på det her punkt

det er dejligt at kunne stå og sige det efter ti år hvor jeg må sige

så lad mig lige kommentere det med rut registeret det jeg mente var at registeret rent faktisk kom til at virke rent teknisk mod afslutningen af den tidligere regerings periode

det samme som at det virker på den måde at virksomhederne rent faktisk melder sig til men det er jo det problem som vi har taget fat på sammen med den nye regering skatteministeriet har fremsat forslag om en øget indsats mod

sort arbejde så vi ser i det hele taget frem til det videre samarbejde med regeringen om det her og til samarbejdet mellem de relevante myndigheder som ser ud til at gå bedre og bedre og vi ser frem til udvalgsarbejdet og resultaterne af

kigge på id kort skiltning øget brug af arbejdsklausuler og forskellige stramninger af lovgivningen i forhold til virksomheder der ikke overholder den men vi har også to

må vi have indført et bestilleransvar som nogle kalder et hvervgiveransvar eller et kædeansvar vi har tidligere fremsat forslag om det og vi har netop genfremsat det i en lettere redigeret form vi er simpelt hen nødt til at få ændret kulturen på det danske arbejdsmarked og i det økonomiske liv i det hele taget der breder sig mere og mere den holdning at bare det er billigt så skidt være med løn og arbejdsvilkår skidt være med arbejdsmiljø skidt være med betaling af skat og moms og socialt bidrag derfor skal det være sådan at den der bestiller en tjenesteydelse kan gøres økonomisk ansvarlig for at lovgivningen og aftalerne med de ansatte er overholdt hele vejen ned

det vil gøre det attraktivt at benytte sig af leverandører som har tingene i orden

jeg da gerne kvittere for sfs ordførers udmelding om at i hvert fald når det drejer sig om kædeansvar for for skat og socialt bidrag så er sf med

at socialdemokratiet er og jeg håber at vi kan

for det andet skal vi altså have ændret de eu regler der forhindrer os i at stille krav om lige vilkår der er muligvis nogle forbedringer på vej med kommissionens

direktivforslag om håndhævelse af udstationeringsdirektivet men det løser altså ikke det grundlæggende problem

domstolens afgørelser der har grebet ind i konfliktretten og i medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping den europæiske fagbevægelse har for længst stillet de forslag der skal til

forslag som jeg mener den danske regering bør støtte det første er jo et forslag om ændring af udstationeringsdirektivet så det bliver muligt at stille de samme krav til udenlandske tjenesteydere her i landet som til danske virksomheder

forslag om en social protokol til traktaten der kan sikre at de faglige og sociale rettigheder ikke bliver

kørt over af det indre markeds regler om fri bevægelighed det får vi så lejlighed til at drøfte yderligere når vi den nittende april skal behandle enhedslistens forespørgsel f fire og tyve om kommissionens forsøg på at blande sig i konfliktretten men jeg synes også at det har relevans i den her sammenhæng tak for ordet

for arbejde er det som det er ok

ikke udfører på danske

lige vilkår når der står som udgangspunkt

jo fordi virkeligheden desværre er som jeg lige har beskrevet den

det er derfor det er formuleret på den måde for vi må jo desværre forholde os til virkeligheden som den er

kan jo ikke sådan lige

en studs få lavet om på det problem det er meningen med den formulering og det er en fortolkning

som de øvrige partier også er enige i det er

vi er nødt til at skrive det sådan der er simpelt hen nogle regler der forhindrer os i at gøre det på lige vilkår og

har lige forklaret hvad de går ud på

er jo meget tamt i forhold til hvad der normalt kommer fra

bruge noget af den indflydelse som man man siger man har på den socialdemokratisk ledede regering og sørge for

der ligger vi under for eu reglerne og vi tilrettelægger vores politik efter det det synes jeg er

galt med ordførerens hørelse jeg synes jo at jeg i min min ordførertale og også i min replik lige før forklarede hvad enhedslistens holdning

er så der er jo ikke tale om at enhedslisten synes det er ok at eu reglerne er som de er tværtimod

gjorde jeg en del ud af at forklare at de skal laves om

det er også nogle ting vi kommer til at drøfte videre i i det udvalgsarbejde

talt en del om at få bekæmpet

enhedslisten kæmper for det her

gå nu har man jo virkelig

er ligesom afhængig af enhedslistens mandater

øjeblikket og der er jeg enig med spørgeren i at vi har et problem både i forhold til kontrollen af cabotagekørslen og i forhold til

klargørelse af hvad det er for nogle papirer man skal have mulighed for at kontrollere men jeg vil gerne lige gøre opmærksom på

gjorde opmærksom på nemlig at det problem jo allerede indgår som en af de ting vi skal arbejde med i det udvalgsarbejde der er aftalt mellem regeringen og enhedslisten

som skal være færdigt senest den første oktober så jeg har indtryk af at man allerede er i gang med at kigge på hvilke muligheder vi har for at forbedre kontrollen med cabotagekørslen

vende tilbage til det svar som herre finn sørensen gav

vi er nødt til at tage hensyn til nogle snævre eu regler er det den normale politik i enhedslisten at man bare accepterer eus regeltyranni

enhedslisten ikke vil kæmpe imod

netop at enhedslisten er

det synes jeg herre finn sørensen måske skulle

kristian skibby hører lige så dårligt som

vi skal have ændret de eu regler der forhindrer os i at stille krav om lige vilkår og det håber jeg da så at dansk folkeparti vil støtte os i når vi nu om ikke så længe den nittende april

et forsøg på at regulere hvis man skal bruge et pænt ord men efter min mening på at antaste den danske konfliktret der er jo nogle meget konkrete forslag som den europæiske fagbevægelse har stillet

som den danske regering og det danske folketing bør støtte og det er ikke noget vi umiddelbart har regeringens

støtte til men det håber vi da at få vi håber da i hvert fald også at dansk folkeparti vil være med til at skubbe på sådan at vi punkt en

udstationeringsdirektivet så det klart fremgår at medlemslandene har ret til

stille nøjagtig de samme krav til udstationerede virksomheder som

til danske og punkt to støtter den europæiske fagbevægelses

forslag om at der bliver indført en social protokol som et tillæg til traktaten

det klart og tydeligt kommer til at fremgå at faglige og sociale rettigheder når der er en konflikt mellem dem og det indre marked og det er der jo hyppigt

skal vinde i den konflikt og være overordnede

har mulighed for at svare

er et meget meget stort problem og det er det der forhindrer os i at stille krav om

enhedslisten

bestemmer hvad der skal ske i danmark jeg synes det er en falliterklæring uden lige

bruge sine mandater på at styrke det danske arbejdsmarkedsområde

hørelse så der er nok ikke så meget at gøre ved det vi styrker og bruger vores mandater i et rigtig godt samarbejde med den nye regering om at bekæmpe social dumping og der er vi kommet

overbevise regeringspartierne om at vi også kan gå videre end det man pt er parat til så det er den vej vi arbejder og det har vi det rigtig godt med

også stemte nej hvis danmark bare skal have balance på den offentlige saldo i fremtiden så kræves der at arbejdsudbuddet øges med

og niogtredivetusind igen ethundrede og niogtredivetusind ud over de femoghalvtredstusind som regeringen planlægger at øge arbejdsudbuddet med danmark står altså med et massivt problem og der er ikke flere lette løsninger

efterlønsreformen var en let løsning og det samme var halveringen af dagpengeperioden dette er virkeligheden og det må ethvert ansvarligt parti forholde sig til danmark kommer til at mangle arbejdskraft en del af løsningen er at vi får arbejdskraft fra udlandet

en forudsætning for at forblive en velstående nation derfor har vi i liberal alliance et princip om åbne grænser og lukkede kasser har du en kontrakt med en dansk arbejdsgiver skal du være velkommen i danmark men du må ikke ligge de offentlige kasser til last udenlandsk arbejdskraft er ikke en trussel mod danmark men en forudsætning for velstand arbejdskraft er en vare på linje med andre varer som mennesker sælger og køber og det er til samfundets og den enkelte borgers bedste at arbejdskraften kan bevæge sig frit over grænserne den frie konkurrence af varer og arbejdskraft medfører at ressourcerne bliver brugt mest effektivt arbejder man inden for et fag som har svært ved at konkurrere med billig arbejdskraft som kommer hertil fra udlandet

man naturligt nok skeptisk over for konkurrencen men det bygger på en grundlæggende misforståelse den frie konkurrence medfører nemlig ikke at de mindre produktive bliver konkurreret ud af produktiv beskæftigelse og ud i en tilværelse som marginaliserede borgere den frie konkurrence sikrer at samfundets ressourcer inklusive arbejdskraften bliver udnyttet bedst muligt markedet sikrer i det store og hele og under alle omstændigheder bedre end nogen anden model at alle borgere arbejder på den måde som bedst udnytter deres individuelle ressourcer

danske samfund i de kommende år står over for massive demografiske udfordringer og anerkender i den forbindelse at udenlandsk arbejdskraft er et gode for det danske samfund og kan være medvirkende til at modstå det demografiske pres folketinget konstaterer at arbejdskraftens fri bevægelighed er en af grundpillerne i det europæiske samarbejde og at den fri bevægelighed er et gode for både det danske arbejdsmarked og samfundet folketinget anerkender at et øget arbejdsudbud er en grundlæggende forudsætning for vækst og velstand i danmark folketinget opfordres til at tage initiativer der sikrer øget udenlandsk arbejdskraft ved at fjerne pointsystemet for udenlandsk arbejdskraft

og eksamensbeviser fra udvalgte universiteter opfordres folketinget til

at indvandringen af udenlandsk arbejdskraft baseres på princippet om åbne grænser lukkede kasser så enhver arbejdstager er velkommen hvis vedkommende kan

tirsdag der er adskillige korte bemærkninger først fra herre eigil

i den borgerlige lejr i den borgerlige opposition i det her spørgsmål nu er der fra borgerlig side blevet fremsat tre forskellige forslag til vedtagelse så

blive enige om noget i den borgerlige opposition det er selvfølgelig i sig selv uhyre interessant

for deres medarbejdere og som overtræder arbejdsmiljøreglerne

liberal alliance gøre noget ved det eller skal man bare lukke øjnene for det og hvis liberal alliance vil gøre noget ved det hvad vil man så gøre

at der skulle gives fem og tres million

jamen det var bare ærgerligt det må i da virkelig leve med har liberal alliance tænkt over

betyder det også at der kommer færre penge ind til det offentlige det er jo snyderi kan det virkelig være rigtigt at liberal alliance mener

ikke skal styrke politiets indsats for at komme det her uvæsen til livs og styrke skats indsats for at komme det her uvæsen til livs kan det være rigtigt at liberal alliance mener at det bare skal være som da lovløsheden

hvad liberal alliance så vil gøre ved det åbenlyse snyd og misbrug der rent faktisk finder sted

det var noget med at arbejdsudbuddet skulle øges med jeg tror det var tohundredetusind oven i de planer som regeringen har er ordføreren bekendt med den seneste arbejdskraftundersøgelse der viser at tohundrede og otteogtyvetusind mennesker forgæves søger et job i danmark og at man oven i de tohundrede og otteogtyvetusind skal have et yderligere arbejdsudbud

vi har et holdbarhedsproblem i dansk økonomi det anerkender tror jeg stort set alle partier måske ud over enhedslisten som slet ikke tror på gængs økonomisk teori men det er det der er virkeligheden

fra politisk side at man ikke gør alt for at prøve at forklare borgerne i det her samfund hvor alvorligt udfordret vi er for det kommer til at gøre rigtig rigtig ondt og det er lige meget hvilken regering

og man skal øge arbejdsudbuddet bare for at få balance på de offentlige finanser skal man øge arbejdsudbuddet med ethundrede og niogtredivetusind det kræver grundlæggende reformer af det her samfund og det kommer

de økonomiske mekanismer der er i et samfund som det vi lever i

den helt indlysende økonomiske mekanisme som

begreber så vil det medføre et voldsomt pres på løn og arbejdsvilkår det vil betyde at danske lønninger

udbud og efterspørgsel af arbejdskraft

så skal jeg bare høre om det er den tilsigtede virkning om det er det liberal alliance ønsker altså at for at sige det ganske kort vi skal konkurrere

at vi skal helt

før liberal alliance er tilfreds det

min pointe om enhedslistens totalt manglende forståelse for økonomi når man står og siger at vi i danmark skal konkurrere med kinesiske lønninger som om der er nogen der ønsker

jo selvfølgelig det vi skal selvfølgelig

kunne besætte alle danske arbejdspladser

man har en manglende viden om hvad det er der bliver efterspurgt ude på arbejdspladserne for danske arbejdspladser efterspørger naturligvis arbejdere som har kendskab til dansk kultur dansk sprog og hvordan forholdene er på en dansk arbejdsplads det er jo værdier

konkurrere med kinesiske lønninger men det vi skal konkurrere med er tyske lønninger det er især tyske lønninger som de er i nordtyskland som jo er

et udkantsområde i tyskland det betyder at danmark er et udkantsområde i nordeuropa

det som dem jeg kender som er lønmodtagere er fokuseret på

hvad de har tilbage når de har betalt deres skat ikke så meget hvad deres løn er

betalt skat men når man øger arbejdsudbuddet

altså mere til sig selv

hvis man fortsætter ad den sti som enhedslisten gerne

ikke skal laves reformer

afgifter og den offentlige sektor så får vi et fattigere danmark det er et hundrede procent sikkert

nu kan man jo komme til danmark fra andre eu lande og arbejde men

herre martin henriksen lytte godt efter nu vi ønsker ikke fri indvandring

en arbejdskraft er efterspurgt af en dansk arbejdsgiver hvis man har en kontrakt på forhånd med en dansk arbejdsgiver

velkommen til at tage sin familie med men man skal kunne

ikke have i syv år man skal selv betale en sundhedsforsikring der dækker en selv og ens familie det er en betydelig strammere indvandringspolitik end den som den tidligere regering stod for men det er en fair politik for den sikrer at vi kun får dem til landet som kan bidrage

i dag er det jo sådan at hvis der skal komme udenlandsk arbejdskraft

men det som liberal alliance foreslår er jo ikke at man skal tjene et vist beløb man skal have en kontrakt hvor man tjener et vist beløb lige meget hvad beløbet er lige meget hvad lønindtægten er og hvis det er lige meget

og hvis det er at der kommer en

forsikring i danmark så lukker man jo lige pludselig op

at der kommer arbejdskraft fra mange forskellige lande hvor der ikke kan komme arbejdskraft fra i dag medmindre de for eksempel

liberal alliance agter at regulere det på anden vis

man skal kunne så det kan ikke være så svært at forstå

efterspørger en ingeniør og den ingeniør

kommer fra iran har vi ikke noget problem med

han kommer fra usa men virkeligheden vil jo nok være

virksomheder som efterspørger højtuddannet arbejdskraft

kunne finde den arbejdskraft i vestlige lande

det vil være min vurdering

joachim b olsen kom med det var også at ordføreren tilsyneladende heller ikke

kan tage en anden gang jeg forstår bare ikke helt regnestykket herre joachim b olsen sagde også at de fem og tres million kr som

at en øget kontrol og en øget indsats over for mennesker der bliver udsat for social dumping og dermed løntrykning og underbetaling

nu engang mener ligesom venstre gør at den kontrol

er jo ikke nogen argumentation vi mener at den indsats der bliver gjort nu

lave kontrollen så på det område

forholdt mig så nøgternt til dem men

det her med arbejdsudbud og hvorfor man skal øge det osv

men det er ikke nogen undskyldning for ikke at sætte sig ind i det

skitseret velfærdskommissionen

at når vi kommer bare få år ud i fremtiden får vi enorme problemer med de offentlige finanser med mangel på arbejdskraft på grund af

og tyve vi er enormt udfordret den udfordring kan man ikke løbe fra

ikke gemme sig bag ved at man synes det er kompliceret

rammer os så hårdt som den gør nu

fjernet efterlønnen halveret dagpengeperioden lavet reformer som øgede arbejdsudbuddet

ikke være blevet så hårdt ramt som tilfældet blev da

nu skal vi så gøre det i en periode hvor det kommer til at gøre mere ondt fordi man ikke udviste rettidig omhu det kan

mod social dumping har været tilstrækkelig

for titusindvis af danske arbejdere

er et problem hvordan skal det så forstås skal det forstås på den måde at ordføreren egentlig mener at social

acceptabel og at det befinder sig på et niveau hvor det bidrager til det lønpres som jo er et resultat af det arbejdsudbud som ordføreren jo gang på gang her i folketingssalen taler

langt størstedelen af den udenlandske arbejdskraft i danmark er

gældende lov selvfølgelig skal overholdes det glæder mig selvfølgelig men når man nu siger at at gældende lov

og også at ordføreren jo tidligere blev spurgt om hvad liberal alliance så vil gøre

ikke har fået svar hvad vil liberal alliance så gøre for at komme det her problem til livs

altså gældende lov skal overholdes jeg har ikke sagt

men det der er interessant er at man vil diskutere det her i stedet for at fokusere på de enorme udfordringer vi har og se på baggrunden

social dumping hvorfor er der det det er fordi vi har et arbejdsmarked i danmark som ikke kan konkurrere med arbejdskraft som kommer fra tyskland og fra polen altså fra lande som

ikke konkurrere med det fjerner man jo ikke

det fjerner man jo ved at man gør danmark konkurrencedygtig

danske arbejdere kan konkurrere med de her folk med de her mennesker

lave de reformer der gør at danske lønmodtagere

finder debatten om udenlandsk arbejdskraft uhyre vigtig

det er uhyre vigtigt da de ting vi

beslutter os for på det her område får skelsættende og helt afgørende betydning for hvordan danmark vil klare sig

jeg er sikker på at dansk folkeparti gør det i den bedste mening når de vil beskytte den danske arbejder ved at indføre begrænsninger for udenlandsk arbejdskraft men set i lyset af de udfordringer som danmark konkurrencemæssigt kommer til at mærke dag for dag i stigende omfang skal vi ikke begrænse og lukke ned vi skal tiltrække og gøre os attraktive på fremtidens arbejdsmarked

at arbejdskraften er blevet mere mobil og

den tendens kun vil blive styrket fremover har både fordele

udvikling kan ingen standse det betyder ikke at vi bare skal lade stå til for der er ingen tvivl om at der venter en kæmpeudfordring for et lille velfærdssmørhul som danmark hvis system i bund og grund er baseret på at herre og fru jensen er født og opvokset arbejder og dør i danmark uden at få besøg udefra det system er påbegyndt og opbygget i en tid

tyrkere boede i tyrkiet og skomagere i langt højere grad blev ved deres læst

moderne verden har folk større mulighed for at rejse og med den uddannelse og de færdigheder

kan man tilfældigvis blive belønnet bedre i et andet land og så udnytter man den mulighed så vi har brug for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra vi har gavn af den frie bevægelighed over grænserne i eu

har behov for den arbejdskraft det giver det er vi afhængige af den situation hvor arbejdskraften rykker derhen hvor der er brug for den

er teoretisk set et drømmescenarie det bringer i bund og grund vækst med sig og vi skal derfor hilse udviklingen velkommen

at arbejde fremtidens arbejdskraft er ikke nationalt forankret på samme måde som tidligere det kan være svært at forstå når man kommer fra et velfærdssamfund som danmark med nærmest luksuriøse arbejdsbetingelser og forhold som man kun drømmer om i verden omkring os

lyst til at arbejde på en fabrik i kina ligesom vores arbejdsgivere heller ikke af ren og skær nationalromantiske årsager vil lade deres

virksomheder blive i danmark hvis vi politikere stiller hindringer op for rekrutteringen af arbejdskraft

for at arbejdskraften og virksomhederne ikke flytter ud af vores land at forsøge at skrue tiden tilbage og sætte yderligere begrænsninger op for udenlandsk arbejdskraft vil ikke være i danmarks interesse det bevarer nemlig ingenting det skader kun og som sådan tror jeg faktisk mest vi er uenige om midlet til at opnå vores alle sammens fælles mål som må være et dansk arbejdsmarked som sikrer folk en anstændig løn og rimelige arbejdsvilkår men vel at mærke også et arbejdsmarked hvor der rent faktisk er job at få i

dem skal vi følge dem laver vi ikke om på

ved østudvidelsen og selve østaftalen

og så går vi altså ind for den frie bevægelighed over grænserne i eu fordi

efter konservativ opfattelse finde

udmærkede dem står vi ved hvis vi møder nogle åbenlyse uhensigtsmæssigheder i den ene eller den anden retning jamen så er vi mænd for

noget der bør justeres og så gør vi det men vi står last og brast med det vi

som taler på regeringens vegne

men jeg synes jeg skylder social og integrationsministeren at oplyse at alt hvad hun siger kan høres heroppe på talerstolen

en langstrakt debat om et rigtig rigtig vigtigt emne og jeg tænker også

et meget meget stort flertal af folketingets partier ønsker at danmark skal være et fuldgyldigt medlem af

en række regler og bestemmelser som også vedrører arbejdskraftens frie bevægelighed som jeg startede debatten med at sige

både min og regeringens klare overbevisning at det at man kan vandre ind og ud af danmark som arbejdskraft som en del af arbejdsstyrken i jagten på

er en grundlæggende positiv værdi både for det enkelte individ og for samfundsøkonomien men det er også klart at når man

et medlemskab af eu så er der regler der skal overholdes det er der i forhold til

de bestemmelser vi i fællesskab bliver enige om på europæisk plan der er dele af debatten i dag jeg ikke helt forstår jeg

laves en kunstig modsætning mellem et stærkt europæisk engagement

der er ordentlige arbejds og lønvilkår på det danske arbejdsmarked det står altså ikke skrevet noget som helst sted i det europæiske samarbejde at en dansk arbejdsgiver ikke er forpligtet til at opstille et

stillads hvis vedkommende har polske arbejdere til at gå på en byggeplads det står ikke skrevet noget som helst sted i eu at velstillede danske familier skal underbetale østeuropæisk arbejdskraft det står ikke skrevet noget som helst sted at der skal importeres en

østeuropæisk arbejdsstyrke til danmark som ikke har ordentlige løn og arbejdsforhold de løn og arbejdsforhold der gælder på dansk jord er noget vi selv har indflydelse på den danske model som i sin grundvold

et aftalesystem mellem arbejdsmarkedets parter og dermed overenskomster er i mine øjne en af de mest unikke og velfungerende arbejdsmarkedsmodeller der findes

er grund til at værne om den model konsekvensen af den model er at hvis man kommer til danmark og arbejder

på dansk jord for et dansk firma

som alle mulige andre jeg synes vi har en

ansvarligt har taget opgaven på sig med at bekæmpe social dumping jeg bliver også nødt til i al stilfærdighed at sige at den fagbevægelse i en årrække har oplevet at der har manglet politisk opbakning til det arbejde og det er jo derfor vi sammen med enhedslisten har valgt at prioritere indsatsen imod social dumping med en ret stor sum på årets finanslov nemlig i alt fem og tres million kroner

fokusere vores kræfter på et forbedret myndighedssamarbejde mellem skat politi og arbejdstilsyn vi har valgt meget specifikt at intensivere indsatsen i forhold til

ulovlig cabotagekørsel og den omgåelse af reglerne der har været på det område og så har vi valgt i fællesskab at nedsætte et udvalg

der yderligere måtte være behov for jeg tror det er vigtigt for et lille land som vores at vi aldrig lukker os inde at vi aldrig tror at der er nogen lette løsninger i en global verden eller at dansk erhvervsliv danske virksomheder kan klare sig kun inden for landets grænser vi er en lille åben økonomi

en del af en global verden på godt og på ondt

vores politiske forpligtelse her er at sørge for at når mennesker kommer til danmark for

der kan gøres meget og der kan gøres mere og med den iver der er lagt for dagen i debatten i dag håber jeg da på at når vi næste gang laver en stor politisk aftale om bekæmpelse af social dumping så vil flere partier være med

flere partier være med til at prioritere indsatsen finde penge dertil og intensivere den indsats der allerede er lagt til grund men husk nu på i al den her debat at der er tusindvis af

borgere der kommer til danmark for at studere

ordinære og ordentlige vilkår

som ikke kommer med det formål at trække penge ud af den danske statskasse som ikke kommer med det formål at udkonkurrere andre men som bare er mennesker arbejder i et andet land end dér hvor de

har deres statsborgerskab lige så vel som der er tusindvis af danskere der igennem tiden er rejst ud for at prøve lykken lægge arbejdsløshed bag sig eller få lov til at bruge deres kompetence

hvad enten man er læge eller jord og betonarbejder eller noget tredje kan bruge

det er vigtigt at vi i den her debat får det balanceret sådan at vi ikke skærer alle over én kam sådan at vi ikke mistænkeliggør alle sådan at vi ikke opsætter forkerte falske modsætninger når det er sagt

politisk forpligtelse at sørge for at der er ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked jeg synes at arbejdsmarkedets parter dansk fagbevægelse løfter en meget stor del af

jeg har ikke tal for hvor mange blokader der er lavet jeg har ikke tal for hvor mange gange

gode medlemmer i spidsen står foran arbejdspladser for at sikre at der indgås en overenskomst eller at nye kolleger får lov til at arbejde under ordentlige forhold men det er mange det der venter nu

et større politisk ansvar fra christiansborgs side jeg synes at vi har vist vejen sammen med enhedslisten med vores første store aftale om

og jeg glæder mig til det det fortsatte arbejde i den henseende

men det er jo sent på aftenen

men pointen er jo sådan set at

over for al østeuropæisk arbejdskraft eller om man skulle træde lidt på

at en dansk håndværker eller en anden dansk lønmodtager bliver udkonkurreret af

hvis det sker fuldt lovligt er lovgivningen så god nok

landegrænserne for at studere og tage arbejde det er

kunne rejse på tværs af de europæiske grænser og

er selvfølgelig også en mulighed som vi ønsker skal gælde de

europæiske lande men det er samtidig vigtigt for mig at understrege

er en dansk entreprenør der arbejder på en dansk byggeplads og ansætter eksempelvis polsk rumænsk eller litauisk arbejdskraft

sige kære venner der er nogle fordele ved

bliver ved med at komme udenlandsk arbejdskraft

fra dansk side forsøge at få lov til at bremse lidt ned for

så godt som overhovedet muligt og vi skal også bruge den position vi har som medlemsland og som formandskabsland til at præge udviklingen i det europæiske samarbejde

om kort tid har vi et uformelt ministermøde i

under ledelse af den danske beskæftigelsesminister hvor vi blandt andet skal

en bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet

bred enighed blandt en række af eus medlemslande om at udstationeringsdirektivet godt kan håndhæves på en

når jeg eksempelvis diskuterer det her spørgsmål med mine kollegaer fra en række af de tidligere øst og centraleuropæiske lande

er der en stigende og faktisk meget stor interesse i

tilføjer når man diskuterer det med dem er sagen at dem der

de kommer fra så jeg tror egentlig at der er en interesse på tværs af en række af medlemslandene

konstatering af at det jo ikke står skrevet i eu at der ikke skal være ordnede

medlemslandene men det står

som er faldet ved eu domstolen som det hedder nu

også en række direktiver som er skrevet ned for udstationeringsdirektivet som

også nævne direktivet om cabotagekørsel som jo på det nærmeste er umuligt at kontrollere

de stækker vel alt andet lige fagbevægelsens

for at opretholde de her ordnede forhold som ministeren så ikke mener der er nogen modsætning til fordi det ikke står skrevet i eu hovedhjørnestenen i den danske model som hyldes og som

henviser til

nævner så det er vel en sandhed med modifikationer

ikke står skrevet i eu at der er en

de danske regler eksempelvis

være med at opstille et sikkerhedsgodkendt

sige at det er eus skyld at man ikke gør det

en række domme og det er noget som enhedslisten også har rejst en forespørgselsdebat om så det får vi rig mulighed for

er heller ikke nogen tvivl om at hvis man er

er ansat i ét europæisk land og udfører en arbejdsopgave eksempelvis i danmark kan man godt være udsendt på nogle andre vilkår end de vilkår der gælder

er jo derfor vi i fællesskab har lavet en aftale der skal adressere

for eksempel cabotagekørslen så det der er mit ærinde her er at sige at jeg er meget stærk tilhænger af det europæiske samarbejde herunder at arbejdskraften frit kan bevæge sig

det der er vores opgave er at sørge for at det foregår på

blandt andet de som er faldet plus en række af de direktiver

i nationalstaterne fordi man netop svækker konfliktvåbnet blokadevåbnet og

også er reguleret i dansk lovgivning

det er afgørende for os som regering og det

blokere og strejke er en fundamental ret på det danske arbejdsmarked vi er lige nu i gang med at analysere konsekvenserne af det monti

der er fremlagt og og det er klart at når vi er færdige med det vil vi selvfølgelig give en samlet vurdering med den danske holdning men det at man kan gribe til konflikt anser jeg for at være en meget fundamental del af et arbejdsmarked

det her med den overenskomstmæssige

udbyder arbejdskraft til en hundrede og fem og

udbyde arbejdskraften til de overholder overenskomsten og når

pågå i det udvalgsarbejde der er aftalt som en del af finanslovaftalen og det gælder i øvrigt også

vi er meget optaget af er jo at få afdækket om de virksomheder der er tilmeldt rut registeret

skulle indføre dansk lovgivning på baggrund af eu regler omkring

ministermøde

se på de regler der gælder for cabotagekørsel for det

og så er der spørgsmålet omkring monti

og udstationeringsdirektivet men jeg kan

opprioriterer indsatsen i forhold til den ulovlige cabotagekørsel

den politimæssige indsats og det vil sige

bliver mere kontrol ved motorvejene hvor cabotagekørslen jo altså finder sted

vi både sanktionerer mere og kontrollerer mere

de svar vi har fået på

mere kontant og direkte er ministeren enig i at det er et problem at eu domstolen har grebet ind i den danske konfliktret og for den sags skyld også i alle medlemslandes ret til at beskytte sig imod social dumping med de fortolkninger af udstationeringsdirektivet

men jeg synes det er utrolig vigtigt at det er noget vi gør

at vente med at give en endelig vurdering

det jeg kan sige er at det selvfølgelig er afgørende for

lejlighed til at diskutere ved nittende april mit spørgsmål gik

de fire sager som vi jo alle sammen

det er et problem at eu domstolen på den måde

både på baggrund af de domme der er faldet

skal forstås i forhold til det indre marked

vil gerne have mulighed for også at drøfte det med arbejdsmarkedets parter

synes det er ærgerligt at social og integrationsministeren ikke ønsker at stille sig til rådighed

folketinget er i stand til at stille spørgsmål men den mulighed eksisterer jo jo fortsat jeg har

at diskutere med folketingets medlemmer kan ministeren gå op på talerstolen så vi har mulighed for at stille spørgsmål til ministeren det har vi jo

indtil nu sådan er

nogen korrekse mig hvis reglerne er anderledes

synes jeg på mange måder har været interessant anklagen fra de partier der nu sidder i regering er at der ingenting er sket i

østeuropæisk arbejdskraft men hør nu her ansvaret i forhold til østeuropæisk arbejdskraft er jo venstres socialdemokratiets sfs radikales og konservatives det er de partier der bærer ansvaret for de problemer der er forbundet med østeuropæisk

jeg træder gerne tilbage fra stolen hvis social

så langt så godt men så er vi uenige om hvem der har den fornødne vilje til at bekæmpe illegal arbejdskraft

uenighed som ikke kommer bag på så mange

også forstået at alle partier bortset fra dansk folkeparti har den opfattelse at så længe de danske lønmodtagere bliver udkonkurreret

undersøgelser viser at udenlandsk arbejdskraft man får det indtryk per definition er godt for danmark til enhver tid

gerne se den undersøgelse der har undersøgt følgende hvor mange sociale ydelser hiver østeuropæisk arbejdskraft ud af den danske statskasse hvor meget betaler de i skat i forhold til danskere hvor mange danskere har mistet deres arbejde på grund af udenlandsk arbejdskraft hvor meget er der indtil dato udbetalt i offentlig forsørgelse til de pågældende personer der har mistet deres arbejde og hvilken ny viden har østeuropæisk arbejdskraft tilført det danske arbejdsmarked hvor mange danske lønmodtagere er blevet udkonkurreret af udenlandsk arbejdskraft til trods for at området er reguleret af overenskomst og alt er foregået i overensstemmelse med

gældende eu regler og dansk lovgivning der er rigtig mange ting som man kunne undersøge nærmere i forhold til udenlandsk arbejdskraft den socialdemokratiske ordfører

lahn jensen sagde at regeringen har iværksat en kickstart af dansk økonomi

rigtig godt jeg har

vil ministeren venligst beskrive regeringens kickstart af dansk økonomi samt redegøre for hvordan det konkret sikres at eventuelle nye arbejdspladser ikke medfører job til for eksempel østeuropæere frem for til

så kommer finansministeren med en lang redegørelse som det sig hør og bør

hvor fantastisk kickstarten er og så svarer ministeren til allersidst og jeg citerer

arbejdskraft det synes jeg

kommuner iværksætter byggeprojekter og det offentlige iværksætter byggeprojekter

iværksætter et byggeprojekt eller et renoveringsarbejde for danske skatteborgeres penge med det formål at sikre at dansk arbejdskraft danskere kommer i arbejde

østeuropæere der får det arbejde det er da et problem og jeg synes at folketingets partier

til efterretning og tænke over om de regler vi har i dag virkelig er effektive nok det mener vi i dansk folkeparti men ikke desto mindre siger vi tak

og der er ikke flere der har bedt om ordet

på tirsdag den syttende april